der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og halvfems af pernille bendixen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v to og halvfems

jakob sølvhøj rasmus nordqvist

og lotte rod bortfaldet hermed er forespørgslen

er der nogen der ønsker at udtale sig

vi har stillet nogle ændringsforslag og bliver de vedtaget

lige gøre opmærksom på en ting i det her som jeg synes er principiel og det er derfor jeg tager det op

med det her lovforslag er

en bemyndigelse som den kan bruge på et senere tidspunkt

bemyndigelse der i givet fald vil få store konsekvenser i forhold til

jo trods alt opstillet nogle kriterier for hvordan man kan bruge denne bemyndigelse det er der ikke her her er den fuldstændig ubegrænset

er tale om en meget meget vidtgående overførsel

vi er nødt til at sige her ved andenbehandlingen og jeg synes også at folketinget til at tænke over om

i den magtdeling der normalt er mellem folketinget

vi har foreslået at der i det mindste skal være nogle kriterier

stiller op allerede nu hvis regeringen skal kunne bruge

og også at man skal underrette det udenrigspolitiske nævn eller rådføre sig med nævnet hvis det

tilkendegivelser der er kommet i betænkningen men jeg er nødt til at sige

at der er der er tale om en principielt voldsom ting

man gør her og det synes jeg folketinget er nødt til at tænke over

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af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

er skal være ro i salen selv om der ikke lige er afstemning og man skal kunne høre hvad der bliver sagt heroppefra

jeg beder om at det bliver respekteret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

helt grundlæggende princip om at det ikke skal koste mere at bruge den blå landevej end at bruge asfaltlandevejen når man skal besøge vores øer tiltaget har været undervejs i mange år efterhånden

men jeg vil godt her fra talerstolen på vegne af socialdemokratiet sige tak til de mange partier som har været med i det her arbejde og det resultat som vi nu endelig er kommet

er et resultat som

det beløb som den tidligere sr regering foreslog i

endelig kommet op på samme beløb

end at sige at nu er vi så her

kunnet høste meget meget gode erfaringer rundtomkring på

bliver økonomisk overkommeligt for

besøge øerne det har betydet at bosætningen er blevet sværere

betydet at turismen har fået snubletråde og det har betydet at det for en typisk dansk familie

billigere at tage på charterrejse en forlænget weekend i en europæisk storby end det har været

og lære vores øer at kende med det her forslag går det i den anden retning

bedre kan betale sig for vores øer at lave

det bedre kan lade sig gøre for vores familier

besøge vores øer

jeg synes også at det er fornuftigt at vi med forslaget her får udvidet den

indføre det her princip

så har indført trafikal ligestilling i danmark det har vi ikke det er en tillempet trafikal ligestilling og det er

nogle måneder af året så det er stadig væk sådan at

ikke drysse malurt i bægeret

får bedre muligheder for at tiltrække

at både danske og udenlandske turister får bedre mulighed

at besøge de enestående perler som

og besøge de smukke danske øer

der egentlig er sket siden to tusind og elleve

fået en ny regering som var helt vild med at der skulle være en betalingsring rundt om københavn

der var i landdistriktsudvalget rundt og besøge de forskellige danske øer og de sagde overalt det

betalingsring rundt om københavn

den har vi jo allerede vi oplever jo betalingsring rundt om hver eneste af vores øer

at de danske småøer sammenslutningen

det var læsø og det var samsø som lavede en rapport der hed betalingsringen hvor de ligesom gjorde opmærksom på det kæmpe problem

videre og rejste i en forespørgsel

her i folketingssalen i to tusind og fjorten og så har det ellers taget fart lige siden i samarbejde med

der var mere vækst og at der var cafeer som havde halvtreds procent mere vækst i forhold til samme periode sidste år

det virker folk kommer der kommer flere til øerne og de lægger en masse penge på øerne og det er vi rigtig glade for

som herre magnus heunicke sagde at der ikke kommer ekstra regninger på moms som gør billetterne dyrere

er færdige endnu i dansk folkeparti vil vi gerne kæmpe for den fulde trafikale ligestilling det skal ikke koste mere at sejle til en ø end det koster at køre samme strækning på landeveje det gælder for øvrigt

i højsæsonen det koster heller ikke noget at gå på en landevej og derfor synes vi

at det er fair at man skal betale for at være gående passager på færgerne så

at her i folketinget

billigere at komme ud og besøge de smukke danske øer

har besøgt dem ved jo godt hvor attraktivt det er at være på øerne men det jeg mener er at øerne

efter hvornår der kommer turister

det selvfølgelig også gjort at det er der man mest har haft åbent men med den her mulighed hvor man kan forvente turister hele året

er det altså også vigtigt at man er klar til at tage imod dem hele året

noget sted de kan gå hen at spise kommer de ikke igen

have en høring i landstingssalen landstingssalen hvor jeg også fik talt med en del fra øerne og

meget opmærksomme på at

med den her glædelige nyhed følger et ansvar for

mange flere mennesker der ønsker at bosætte sig på øerne så vi kan få knækket den kurve vi glæder os

se hvad det her kan skabe fremadrettet så tak for det gode samarbejde til alle mine kolleger hele vejen rundt i folketingssalen

landevejsprincippet jævnfør de tidligere ordføreres taler i venstre er vi meget optaget af at understøtte vækst og udvikling i hele landet hvorfor færgebetjeningen til og fra de små øer er et centralt anliggende og derfor laves der altså nu endnu en takstnedsættelse som jeg håber hele folketinget

er udmøntet af regeringen med opbakning fra dansk folkeparti i forbindelse med finanslovsaftalen for to tusind og sytten jeg håber det bliver ligesom første gang at regeringen lavede en takstnedsættelse

at det vil ske i dette spørgsmål igen vi tager

også hånd om momsproblematikken som har vist sig at reducere den reelle værdi af tilskuddet til nedsættelsen af færgetakster i venstre mener vi at det er hensigtsmæssigt at øge tilskuddet til nedsættelsen af færgetaksterne for ikkestatslige færgeruter så tilskuddet får den optimale effekt med lovforslaget mindsker vi således den trafikale ulighed ved at udbygge landevejsprincippet lovforslaget har desuden til formål at ændre perioden for anvendelsen af tilskuddet så kommunerne får mulighed for at drage

nytte af tilskuddet hele året med undtagelse af højsæsonen

i højere grad den positive udvikling på de små øer

støtter venstre naturligvis l en hundrede

er også bred enighed om at det her er godt og at det er

på vej mod den såkaldte

lovforslaget når det nu ikke er

at undtage højsæsonen som jo er en sæson hvor der

begrænse perioden så det er også

at problemerne med momsen bliver adresseret her og

regeringen har kunnet finde ud af

afsat til nemlig til nedsættelse

mærkbart flere besøgende rundt omkring på øerne vi tror

at man fik det lavet som en meget fleksibel ordning som blev tilrettelagt efter lokale ønsker og behov men det er også et meget godt bevis på at lavere takster betyder flere rejsende så kan man selvfølgelig undre sig over hvorfor det synspunkt ikke rigtig kan trænge igennem når vi

på en ø kollektiv trafik skal jeg

ikke nødvendigvis en stor bus der kører rundt det vil simpelt hen ikke være relevant på mange øer det kan være alt muligt flekstrafik

øbiler det kan være alle mulige ordninger det vil jeg

kigge på så man ikke drukner i biler de steder hvor man kan tage biler med over jeg synes også det er værd

henvendelse vi har fået fra sammenslutningen af

småøernes færgeselskaber og færgesekretariatet hvor de beder os om

i tilskuddet jeg mener vi skal se på det jeg mener vi skal afklare det

har haft foretræde

prøve at afklare det under udvalgsbehandlingen men ministeren har jo også adresseret henvendelsen og

det forslag der er kommet i sit svar på spørgsmål

nogle relevante spørgsmål hvorfor skal fanøruten ikke have del i de nye midler jeg kan godt se i materialet at det skyldes

at de i forvejen får en stor del af midlerne holbæk er også undtaget fra at

vil fremrykke den evaluering der ligger om fire år altså i to tusind og tyve til før to tusind og tyve det synes jeg er

den ulighed der er opstået i færgebetjeningen af orø i holbæk kommune hvor den kommunale rute

i forhold til den private rute mellem hammer bakke

burde adressere under udvalgsbehandlingen man kan sige at alle de her fordelingsmæssige

så var det prisen for at køre i en bil hvis den blå landevej havde været sort der var gældende og tilskuddet skulle så også

jeg synes det var interessant i går på vores lille høring at høre ideerne om for eksempel et fælleskommunalt færgerederi som blev gentaget jeg tror det var svendborgs borgmester der var inde på det det er jo ting som enhedslisten tidligere har foreslået

det ville jo helt klart give nogle stordriftsfordele ikke mindst administrativt

snakker færgebetjening af øerne men det er jo ikke det som

rigtig mange gode kræfter der har hjulpet med og presset på her økommuner

det er nødvendigt med et fortsat pres hvis vi skal hele vejen igennem men jeg noterer mig at der er en stor stor vilje her i folketinget til

mulighed for gradvist at forhøje tilskuddet til de omfattede

indførelsen af landevejsprincippet er jo som bekendt at understøtte væksten i landets økommuner

gennem øget turisme som vi har hørt liberal alliance kan naturligvis støtte op om den her gradvise udvidelse som vi behandler i dag lovforslaget vil også som det er fremgået af debatten løse den her momsproblematik som opstod som følge af det statslige tilskud tilskuddet falder nemlig ind under momsloven hvilket betyder at afgifter æder værdien af tilskuddet og det har jo ikke været meningen det er derfor glædeligt at man nu kan kompensere kommunerne så tilskuddet kan virke fuldt ud efter hensigten med disse ord

vi har i alternativet en land og by politik hvor netop dette punkt med at det skal være fleksibelt at komme rundt i danmark og at det skal være ligestillet for alle uafhængigt af hvilken transportform man skal vælge er meget meget væsentligt og vi har sågar finansieret det i vores oplæg til en finanslov som jo godt nok

vi bygger det her på altså som et samlet folketing men det bare for at sige

taget kronerne med også når vi ligesom enhedslisten fremfører at vi egentlig godt ville have den fuldt implementeret men respekt for at det er et rigtig stærkt skridt på vejen

påpasselige med at love

i kampen for det her landevejsprincip vi troede det var meget dyrt

økommunerne holdt fast øerne holdt fast og der

et arbejde der viste hvad det ville koste

sig at det kunne man faktisk godt inden for en

kastede vi os ind i kampen for det for det er jo vigtigt for nogle af de små øsamfund at det store samfund fællesskabet afsætter nogle penge til at få færgerne til at fungere og også få færgerne til at have en pris så det er nogenlunde rimeligt

vi startede med i regeringen at sætte nogle penge af til at sætte godstaksterne

man for de penge også godt kunne begynde at se på taksterne for passagertrafik

skolernes sommerferie jeg vil også gerne rose

få så meget nedsættelse af taksterne for de penge man havde afsat

det havde embedsapparatet ikke lige helt oplyst os om da vi afsatte pengene

men lige pludselig skulle momsen altså

regnes ind og det har man altså fået løst det synes jeg er godt gået så vi alle sammen kan give de lavere takster til øerne som vi jo

da vi troede noget andet om momsen så vi er rigtig glade for det her lovforslag

stor ros til regeringen for for det embedsmæssige arbejde omkring momsen

følger vi faktisk snakken op med handling med det her lovforslag gør vi det langt billigere at besøge danmarks fantastisk smukke øer lavere priser på færgebilletterne vil give almindelige familier og turister langt bedre muligheder for at besøge øerne det understøtter på den måde udviklingen af blandt andet turisterhvervet på øerne og hjælper med til at fastholde at øerne bebos året rundt sf støtter at vi sejler videre med samme kurs så vi senere kan komme helt i havn

ligesom det er for de mange tusind andre øboer i riget trafikal ligestilling

var en kamp der begyndte tilbage i nitten firserne og dengang blev det ikke taget særlig alvorligt senere blev landevejsprincippet nævnt i flere rapporter om hvordan man kunne skabe bedre grundlag for livet

men desværre skete der ikke nogen lempelse af betalingsmuren dengang tværtimod befolkningstallet på øerne faldt over en bred kam og dermed blev der også færre og færre passagerer til at betale for færgetransporten og konsekvenserne var jo meget eskalerende priser

alle se at der skulle gøres noget og heldigvis i dag tager vi så tredje skridt mod trafikal ligestilling af vores øer første skridt tog vi da vi fik billigere godstransport så virksomhederne på øerne kunne konkurrere på lige vilkår med konkurrenterne på fastlandet senere fik vi billigere skuldersæsoner og her i tredje etape får vi så hele året på nær højsæsonen med så vi er nået langt de senere år og det vil jeg gerne takke alle folketingets partier for fordi de nævnte initiativer initiativer

vedtaget enstemmigt blandt folketingets partier og det er vigtigt det er vigtigt at ønsket om trafikal ligestilling er bredt funderet i folketinget fordi det er en så vigtig rammebetingelse for vores øer at det vil være fuldstændig uholdbart og ødelæggende hvis det skulle kunne ændres ved skiftende flertal

jeg godt takke alle de øvrige partier og ordførere for det gode samarbejde i den her sag både på vegne af det konservative folkeparti men måske særlig som øbo de danske øer

jo en vigtig del af danmark vores kultur og vores historie og de smukke danske øer

har en særlig plads i mange danskeres hjerte det har de også hos det konservative folkeparti

støtter vi de initiativer som på en fornuftig måde skaber bedre vilkår for beboere og erhvervsliv på øerne

jeg tror sådan set at jeg taler på alle øboeres vegne når jeg siger at betalingsringen mellem fastlandet og vores øer

vi i dag tager endnu et stort skridt

landevejsprincippet virker det har vi allerede set ved selvsyn passagertallene er eksploderet i takt med at priserne

måneder siden da vi holdt en høring om effekterne af landevejsprincippet og konklusionen

var soleklar lavere færgepriser giver flere gæster mere liv og flere arbejdspladser på vores danske øer og selvfølgelig gør det det en anden udfordring som lovforslaget adresserer er problemet

som skal afholdes af færgeoperatørerne momsproblematikken

udhulede jo reelt tilskuddet

glad for at der med lovforslaget nu her bliver rettet op på det

en helt grotesk og åbenlys fejl som nu bliver rettet det konservative folkeparti støtter lovforslaget og vi glæder os desuden

at få indført landevejsprincippet

nabolande for hvis vi skal skabe grundlaget

udvikling og vækst på vores skønne øer skal vi starte med at

salen rundt og det har der været i virkeligheden tror jeg at jeg vil starte med at citere dansk folkepartis ordfører der sagde at det er

er godt vejr udenfor det er ikke kun på grund af at det i dag er to og halvfjerds år siden at frihedsbudskabet lød ud igennem radioen i danmark det er også fordi vi her får gennemført

fuld trafikal ligestilling uden for højsæsonen i forhold til de danske øer det bygger på et bredt arbejde der har været i folketinget og et bredt ønske der har været i folketinget og der er ingen tvivl om

noget som vil have stor betydning

for øerne det kan vi jo allerede se på de foreløbige erfaringer der har været

efteråret i forhold til at man kunne få mere trafikal ligestilling hvordan har man udnyttet det vi har fået rapporter om hvordan det er gået de forskellige steder og vi har set gode resultater færgedriften er livsnerven for øerne og derfor er det selvfølgelig helt afgørende at vi har fået gjort noget ved det her jeg glæder mig også

som der er mange der har været opmærksom på og med rette fordi det jo selvfølgelig udgjorde en

at vi havde løst det trafikale ligestillingsproblem og så pludselig havde vi måske ikke helt de

forslag så det er såmænd bare

og jeg synes vi skal glæde os når det samarbejdende folkestyre

og det fik vi gentaget i går på den lille høring vi havde

nogle skævheder i det system og ministeren opererer

evalueringen af det her lovforslag så den ikke først ligger i to tusind og tyve jeg

overvejelser i den anledning hvornår kunne man forestille sig at

en evaluering kommer

tilbage i februar med den politiske aftale har vi fulgt op på nogle af de anbefalinger som partistøtteudvalget samt europarådets antikorruptionsorgan greco er kommet med de senere år aftalen sikrer derfor mere åbenhed og gennemsigtighed i støtten til de danske partier fra privatpersoner virksomheder og organisationer det er vi tilfredse med fra socialdemokratisk side og det var også årsagen til at vi i sin tid i den tidligere sr regering nedsatte partistøtteudvalget med aftalen og dette lovforslag sikrer vi at der sikres åbenhed om private bidrag der ydes til alle niveauer i partierne og til enkeltkandidater i dag er det kun partiernes landsorganisationer der skal offentliggøre private bidrag over tyvetusind kroner det kommer fremadrettet også til at gælde på kommunalt og regionsniveau ligesom kandidater til alle valg bliver omfattet af en indberetnings og offentliggørelsespligt derudover bliver

modtage anonyme tilskud over tyvetusind kroner hvis et parti modtager et anonymt tilskud over tyvetusind

skal tilskuddet returneres til tilskudsyderen eller alternativt overføres til en konto hos økonomi og indenrigsministeriet der bliver udarbejdet en vejledning fra økonomi og indenrigsministeriet om hvad der opfattes som tilskud så vi også får klarhed på det område

endelig vil der med lovforslaget blive indført revisionspligt for partiernes landsorganisationers regnskaber således at regnskaber fra politiske partier der har været opstillet til det seneste folketingsvalg eller europaparlamentsvalg fremover skal revideres af en revisor som er godkendt efter revisorloven med aftalen tager vi derfor et skridt i den rigtige retning nogle vil nok fremføre at man kunne være gået endnu længere men det er hele tiden en afvejning af at skabe øget åbenhed uden at pålægge vores partiorganisationer unødigt bureaukrati

kritik i årevis for den store lukkethed der er og noget

her såkaldte pengeklubber eller erhvervsklubber

man som sponsor kan bevare anonymitet selv om man sender store pengebeløb videre til partier og politikere hvordan kan socialdemokraterne være med i en aftale der skal sikre mere åbenhed uden at

gjort op med den her kæmpe kattelem den her mulighed for at omgå det der er intentionerne med reglerne

er der nok nogen der vil fremføre at vi skulle være gået længere

både dyrt og administrativt tungt system og hvor man kunne sige at en ret stor del af den lokale partikasses listekasses penge ville

registreret revisor i stedet for at blive brugt til det partipolitiske arbejde

er et stykke arbejde i og der er

hist op og kom herned hvis det så samtidig er sådan at man skal bruge partiforeningens lokalafdelingens kasses

der er tale om kronebeløb direkte bidrag eller bidrag til erhvervsklubber og lignende

med hvad til de politiske partier

hvis det står til dansk folkeparti det rummer det her forslag desværre ikke aftalen rummer dog

gode tiltag og er et skridt i den rigtige retning men det er et alt for lille skridt

det udvalg der blev sat på tidligere

stemmes igennem alligevel alligevel vælger vælger regeringen

lave en aftale kun med socialdemokratiet og ser bort fra

inddrage alle de andre partier den ser også bort fra en del af de anbefalinger der ligger

derfor er dansk folkeparti gået sammen med enhedslisten radikale venstre alternativet og sf om at sætte en betænkning ind i lovforslaget som indeholder de anbefalinger som betænkning nummer en hundrede og halvtreds om åbenhed og økonomisk støtte tilsigter

i den betænkning vi har skrevet har vi blandt andet lagt vægt på at beløbsgrænsen

skal man have oplyst det eksakte beløb fra donoren fristen for

skal fremrykkes fra tolv til fire måneder efter regnskabsafslutning fastsættelse af regler for ikkeøkonomisk støtte eller det vi kalder inddirekte støtte og erhvervsklubber skal medregnes som partistøtte og meget andet derudover har partierne forpligtet sig til at gennemføre ændringerne såfremt

kan finde flertal for det i folketinget det

vi nu havde muligheden for en gang for alle at lave en aftale der skaber åbenhed og gennemsigtighed om donationer

det her forslag er som jeg sagde før dog et skridt

dansk folkeparti synes vi det er et alt for lille skridt og så må vi

tage det i to etaper

en lille lukket forsamling der kun har involveret regeringspartierne og socialdemokratiet

med en række anbefalinger nogle af dem har aftalepartierne valgt at følge og nogle af dem har man

at følge kan ordføreren forklare hvorfor man ikke har valgt at følge for eksempel

at man skal oplyse beløbets størrelse når man modtager tilskud på over tyvetusind

man ikke har fulgt partistøtteudvalgets anbefaling i spørgsmålet om at man skal skrive hvor meget man har modtaget altså hvis man som parti modtager en halv million hvorfor skal det så ikke offentliggøres det er noget af det som jeg tror kunne være med til at skabe mere gennemsigtighed for vælgerne i forhold til hvad partierne

støtter partiet venstre og en række af de andre partier bag aftalen men vi kan ikke se hvilke beløb de støtter med synes ordføreren ikke det ville være rimeligt at danskerne kunne se hvor mange penge

har fået af virksomheder som venstre bagefter direkte og målrettet har tilgodeset med et særligt skattefradrag til lige præcis den her type

bidrage til politiske

men den retter slet slet ikke op på de problemer som er blevet kritiseret internationalt såvel som af partistøtteudvalget nedsat af den tidligere

det er så ærgerligt at man har forspildt chancen for at gøre tingene ordentligt når man nu endelig langt om længe laver en aftale og et lovforslag der skal gøre noget ved den enorme lukkethed der er om partistøtte igen og igen er danmark blevet kritiseret for lukkethed

pengestrømmene i dansk politik vi er blevet kritiseret af eu europarådet

europarådets antikorruptionsenhed greco for vores ekstreme lukkethed om de økonomiske interesser der gemmer sig bag politikerne vi ligger helt i bund når det handler om befolkningens mulighed for at gennemskue hvilke økonomiske interesser

det gjorde vi før den her aftale og det gør vi efter

sige noget om processen

besynderligt at det ikke er alle folketingets partier der blevet indbudt til forhandlinger om hvordan vi skal følge op på

anbefalinger hvorfor har det været så lukket en forhandling der kun har inkluderet regeringspartierne og socialdemokratiet det ligner unægtelig en studehandel

de partier der har størst interesse i at bevare lukketheden om partistøtte har sat sig sammen og strikket nogle regler sammen der tilgodeser dem selv

i det her hus skal vi ikke have noget at skjule over for de mennesker der har stemt på os

højlydt når det handler om partistøtte når det kommer til hvem der sponsorerer partiernes og kandidaternes kampagner for alt

for meget at skjule vælgerne og offentligheden har krav på at vide hvilke økonomiske interesser

der sponsorerer partierne og kandidaternes kampagner

til det politiske system for at undgå at der kommer mistanke om korruption når vælgerne skal stemme når de skal beslutte hvem der skal have magten skal de gøre det på et oplyst grundlag så har de ret til at vide hvem der har betalt tusinder eller måske endda millioner af kroner

kritikpunkter i den studehandel der er lavet mellem regeringen og socialdemokratiet er at den ikke løser problemet med de såkaldte indsamlingsforeninger eller erhvervsklubber eller pengeklubber det er indsamlingsforeninger

virksomheder og andre donorer kan bevare deres anonymitet selv om de sender store summer til politikere og partier

det er netop årsagen til at pengeklubberne er blevet kritiseret igen

hvorfor bliver der ikke gjort noget ved pengeklubberne i den aftale der ligger nu man får en mistanke om at det skyldes at partierne der står bag aftalen har for meget at miste at de frygter at den økonomiske støtte

at sponsorerne får kolde fødder hvis den danske befolkning får at vide hvem de er

det er fordi et meget stort mindretal har lavet en aftale i forpligter os selv og hinanden til at gennemføre partistøtteudvalgets anbefalinger når vi får flertallet til det vi vil sænke beløbsgrænsen for hvor mange penge partier og politikere må modtage anonymt vi vil sikre at donors navn og det faktiske og fulde beløb skal offentliggøres så snart

de her krav skal ikke kun omfatte støtte i kroner og øre men også den indirekte støtte i form af for eksempel kampagneindsatser samtidig vil vi gøre op med de pengeklubber der i en årrække har gjort det muligt at støtte partier og politikere med store beløb og alligevel forblive anonyme men jeg synes det er ærgerligt at vi skal vente jeg vil derfor gerne opfordre regeringen og i særdeleshed ministeren fra liberal alliance som vi jo tidligere har stået sammen med skulder ved skulder for at kæmpe for mere åbenhed i politik om at lave en ny aftale om at invitere os alle sammen alle folketingets partier til forhandling om at imødekomme den kritik der i årevis har

i stedet lave en aftale om regler for partistøtte der sikrer sikrer åbenhed fordi vi mener at vi skal gøre det af respekt for den danske befolkning de skal kunne kigge os i kortene

respekt for det demokrati

den støtte venstre modtager fra nogle familieejede virksomheder

et parti som venstre som er imod

være når for eksempel partier sidder og forhandler om arveafgift når partier sidder og forhandler om

det kan skabe mistillid og det kan skabe mistanker hvis vi tør at lægge alting åbent frem

mulige mistanke om at vi lader os påvirke af økonomiske

for at købe sig politisk indflydelse jeg hører faktisk stort set alle partier bryste sig af at de

til salg for penge i deres politiske prioriteringer

et støttesystem som også er åbent og gennemsigtigt det har det været der er klare regler det er så blevet endnu bedre med det her forlig der er

ud i det lokale og regionale led og

vi praktiserer nemlig selv en høj grad af åbenhed om bidragsydere

luksus at vi på vores landsmøder sætter de bidragsydere der

op på tavlen og takker dem højlydt

vi takker dem så hvis ikke man vil takkes offentligt på et landsmøde i liberal

stolte af at der er en række bidragsydere der gerne

den idé vil jeg gerne sende videre til alle andre der kunne

man blive takket næste år så vi praktiserer åbenhed

de regler vi vedtager ikke praktiserer åbenhed nok kan så bare selv praktisere det det står enhver frit for

det med sin bidragsyder vi lader bidragsyderne selv oplyse beløbet hvis de vil det det tilkommer ikke os det tilkommer giveren

derfor er vi med i det her forslag og synes det er et godt skridt i den rigtige retning

man også givetvis kunne finde liberal alliance på den

den dag det er muligt men vi har indgået et forlig det står vi ved det står til troende

det står vi ved og derfor er alle andre teoretiske muligheder jo ikke til diskussion lige nu

vil vi så i givet fald forholde os til hvis den situation skulle opstå men foreløbig konstater jeg at det er et mindretal og det er det formodentlig også efter et valg

liberale princip efter det andet er røget ud til højre og nu har man så også opgivet at danskerne skal have fuld indsigt i hvad det er for nogle pengestrømme der tilføres dansk politik

et partistøtteudvalg og der er kommet nogle anbefalinger til folketinget hvorfor har liberal alliance accepteret at den her aftale skulle laves i en snæver kreds bestående af de gamle magtpartier som altid har

at man gennemførte de anbefalinger som er kommet ikke bare fra partistøtteudvalget men også fra greco

vi vil altid forfølge en forbedring

er inden for rækkevidde men nu har vi indgået

som ville noget andet end de gamle magtpartier det er bare som om liberal alliance har meldt sig fuldstændig ud af den kamp og nu ser vi det igen i dag jeg synes bare det er sørgeligt

til de politiske pengestrømme i dansk politik det kan godt være at den aftale blev

fagforeninger og så videre kunne man nå en større åbenhed og forpligtelse på det område det er det der er diskussionen

der er der ikke nogen der kan bidrage med over tyvetusind

offentliggørelse i partiet de regler kan man da bare vedtage i ethvert parti så er der sikret stor åbenhed

partier og så videre der er såmænd nok at gøre hvis man skal den vej

udvalget anbefaler hvis der

fundet et flertal for det og det kan der jo liberal alliance

en mulighed for det så så ordføreren står jo ligesom og taler både for og imod

i dag som enhedslistens ordfører også

forhandlingsforløbet bag den her aftale ikke være særlig åbent

når man stiller spørgsmål til forligsparternes ordførere med en ærlig undren

for ikke at gå videre end det her

svar det er noget med at det er noget bøvl for vores partiforeninger eller at man bliver hængt ud på facebook men

det giver den grundargumentation der gør at det forklarer hvorfor man

at man mørklægger årsagerne til at man skal mørklægge det beløb som folk betaler i partistøtte

om private bidrag til politiske partier offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske

meget længe ventet forslag i to tusind og femten kom partistøtteudvalget med sine anbefalinger i en betænkning de foreslår en række ting som er direkte til at implementere det er dog ikke de anbefalinger regeringen foreslår i stedet foreslår

er i landspolitik anonyme tilskud på over tyvetusind kroner gøres forbudt partiernes landsorganisationer underlægges revisionspligt

danmark har fået kritik af europarådets antikorruptionsenhed greco fordi der er alt for lidt åbenhed om partistøtten i danmark faktisk ligger vi i kategorien globalt utilfredsstillende som er den hårdeste kritik vi kan få det skaber jo mistillid til det politiske system og ingen ved om et parti eller enkeltpersoner lader

politiske holdninger og beslutninger påvirke af bidragsydere med store pengepunge vi ved

et stort problem åbenhed omkring pengestrømme i politik er nemlig helt afgørende for et velfungerende demokrati

ikke vil gøre det altså partistøtteudvalgets

at vi kommer de såkaldte pengeklubber til livs det vil sige pengeklubber der tillader at personer og virksomheder der er særlig gavmilde over for nogle partier kan holde sig helt ude af søgelyset med det vi synes er lovlig kreative tekniske manøvrer og meget mere vi mener ubestridt at det danske demokrati fortjener en reel åbenhed om pengestrømmene i dansk politik

vi rigtig glade for at vi har kunnet give håndslag med enhedslisten dansk folkeparti radikale venstre og

anbefalinger den dag vi får flertal og jeg glæder mig rigtig meget til når jeg eller en anden ordfører for alternativet i et kommende progressivt flertal

og sammen med andre ordførere proklamere at folketinget har tænkt sig at indføre partistøtteudvalgets anbefalinger i mellemtiden stemmer vi for

håber at regeringen og socialdemokratiet vil ændre holdning så vi sammen kan sikre langt mere åbenhed i dansk politik

hvis nogen har lyst til det og så synes vi at

partierne skal være åbne om det så vælgerne kan se

og hvilket beløb

de donationer der kommer til

forening eller en kredsforening

oplyse om det i sit partiregnskab hvis donationen er kommet på lokalt niveau det får man

styr på man får også styr på at alle partier det gør de fleste i forvejen skal have en revisor på så man kan være sikker på at partiet har oplyst om alt det der er kommet ind det synes vi også er fornuftigt men som det jo også er fremgået

er vi med i det ret store mindretal som godt kunne tænke sig at gå videre

at der også kom åbenhed om om det som nogle kalder naturalier altså

donationer som ikke er et beløb der kommer ind på en konto men som for eksempel kunne være en annonce

de her foreninger hvor der bliver

endelig kunne vi også godt tænke os at beløbsgrænsen for hvornår man må være anonym blev sat ned fra

at flere ting skal offentliggøres

gå videre men vi støtter lovforslaget fordi det er bedre end den lov der

også efter at vi som land har modtaget en del kritik for ikke at have åbenhed og gennemsigtighed nok

partistøtteudvalget har opfattet det at modtage partistøtte på nemlig at det er helt okay at få partistøtte at det er okay at der er nogle virksomheder eller

på baggrund af det og så man kan gennemskue

støttet med hvad og af hvem så

det er helt okay med partistøtte men jeg synes at det må være et mål at få mere åbenhed

har sagt det her lovforslag

er jo så et par skridt på vejen

der skabes mere åbenhed om den private økonomiske støtte til partier kandidatlister og enkeltkandidater

også det her med at man ikke længere må modtage anonyme tilskud på over tyvetusind kroner det synes jeg

fornuftigt jeg synes bare man skulle være gået skridtet videre og det

man skulle have gjort sammen alle partierne imellem derfor kan jeg også godt ærgre mig lidt over

men jeg synes egentlig at vi partier har en fælles interesse i at få skabt åbenhed om

jeg tror egentlig også godt at vi på sigt kan komme endnu længere end hvad der ligger i det her lovforslag

når det bliver bliver muligt i forhold til det flertal der ligger skal gå skridtet videre

på over tyvetusind kr og også

anonyme tilskud på

noget der ikke har været sagt så meget om i debatten og jeg

pragmatisme ind i debatten partistøtteudvalget anerkender jo faktisk det problem

hvis det for eksempel skal fremgå at nu får

derfor synes jeg egentlig at det forslag som herre henrik sass larsen

gå nemlig at man arbejder hen imod en model

kommer fra men hvor man til gengæld styrker partierne og giver partierne mere kraft så de ikke er afhængige af de her private donationer

partierne er jo afhængige af støtte udefra hvis de vil føre gode kampagner og komme ud med deres budskaber og der tror jeg bare at hvis man vil have den her åbenhed

man også nødt til at styrke partierne det synes

lidt glemt i den her debat og derfor vil jeg også bare håbe at når man

sikrer mere åbenhed ligesom partistøtteudvalget anbefaler

også klar til at styrke partierne for det tror jeg

i vores alle sammens interesse så vi stemmer for det her fordi det er et skridt i den rigtige retning fordi det trods alt sikrer mere åbenhed

også mulighed for at samle op på lidt af det der er blevet sagt hidtil og jeg synes jo i virkeligheden at herre leif mikkelsen kom med en en meget vigtig pointe nemlig at danmark er et af de mindst korrupte lande i verden

antyder alt muligt om sine politiske

og modstandere der ligger jo en række ændringer i det her

lovforslag der ligger som nævnt at

kommunerne og regionerne får kandidater og partier samme forpligtelse til at indberette og offentliggøre beløb på over tyvetusind

kommunal og regionsrådsvalg som til folketingsvalg

forsvinder muligheden for de anonyme bidrag på over tyvetusind kroner det synes vi også er meget fornuftigt

ligesom den her revisionspligt som er blevet skrevet ind i lovforslaget også er

jeg er klar over at man ikke imødekommer alle de kritikpunkter der har været fra greco men der er dog en

god række som man imødekommer med den aftale der er indgået her

vælgere ikke skal kunne se præcis hvem det er der giver penge

hvis man ikke gør op med det her med pengeklubber

det er mit ene spørgsmål hvorfor er det at det

går hele vejen og følger partistøtteudvalgets anbefalinger og sikrer den åbenhed som jo

der har givet hvis det er beløb på over tyvetusind kroner

derudover offentliggør vi jo også vores endelige samlede regnskaber hvor man kan gå ind og se hvad det konservative folkeparti har fået i støtte i samlede beløb så du har et samlet beløb du har en liste over dem der har givet bidrag

i dag der har givet hvilke tilskud til det konservative folkeparti

loyalitet over for min egen sandhedspligt jeg har ingen anelse om

så ikke bare offentliggøre det hvis det er ligegyldigt for mig som

politiker men jeg er ikke sikker på at det er ligegyldigt for virksomhederne jeg tror at herre søren gade har fuldstændig ret i det han sagde fra talerstolen tidligere

er mange virksomheder som er bekymrede for at vi får en offentlig domstol i forhold til hvilke partier de støtter med

hvilke beløb og jeg synes et eller andet sted det er positivt når der bliver bidraget til demokratiet

der gør at vi kommer ud på gaden og møder vælgerne og diskuterer

c business hvor mange af dem har ydet over tyvetusind under tyvetusind

det er adskilt hos os det nogle andre der tager sig af

det er ikke en viden jeg sidder inde med derfor kan jeg være fuldstændig sikker på at det heller ikke noget der påvirker mig

så fald kun hos det konservative folkeparti

stemme på det konservative folkeparti ved hvem der gemmer sig bag c

kommer også en gang imellem til de her arrangementer

erhvervspolitik retspolitik og alt muligt andet med de her mennesker men jeg aner ikke ikke hvor meget de har givet jeg tror at der er et eller andet engangsbeløb for at

og og så aner jeg ikke om der er nogle der giver mere end

her udfordringer vi bekymrer os om de her spørgsmål og der mangler jeg stadig væk

socialdemokraterne mener at det skaber bøvl i partiforeningerne

folk bliver hængt ud på facebook konservatives ordfører siger at det er en skøn fornemmelse ikke at vide det men men det virker som en

at man har sat sig sammen og med åbne øjne

der er en grundargumentation den savner jeg stadig væk

give mig nogle mellemregninger hvorfor er det at vi ikke skal oplyse hvor store beløb folk giver

aftale og hvis der er en

så at sige indrømmelse jeg gerne vil give fra talerstolen i dag

at jeg synes at vi skal have en bedre proces omkring nogle af de her ting også internt i partiet jeg synes

haft nogle overvejelser i forhold til hvordan vi selv drøfter det her internt i mit parti der synes jeg ikke

så det er noget af det jeg tager med mig fra salen i dag men jeg står fuldstændig ved det forlig

en positiv tilkendegivelse over for lovforslaget jeg har ikke helt overblik

alle partier der stemmer for men det virker som om vi er meget tæt på under alle omstændigheder og det kan man som minister kun være glad for det lovforslag vi diskuterer her udmønter en politisk aftale som er indgået mellem trekløverregeringen og socialdemokratiet

lovforslaget udmønter således fire elementer fra aftalen for det første åbenhed om bidrag

andet forbud mod anonyme bidrag over beløbsgrænsen på tyvetusind kroner til partier og kandidatlister for det tredje en pristalsregulering af beløbsgrænsen på tyvetusind kroner og for det fjerde revisionspligt vedrørende regnskaberne for partiernes landsorganisationer den del af den politiske aftale der ikke kræver lovændring det femte element

ved at økonomi og indenrigsministeriet efter lovforslagets vedtagelse udarbejder en vejledning der indeholder detaljerede retningslinjer for

kan jo dele vandene og det kan i hvert fald lægge op til stor debat men jeg synes

glædeligt at vi nu i et af verdens mindst korrupte lande laver en mere åben partistøttelovgivning

noget der har været talt om i rigtig mange år og noget som der intet er blevet gjort ved men som det nu rent faktisk lykkes at gøre noget ved

så jeg er glad for at vi har

lavet denne aftale og jeg er glad for at vi får mere åbenhed og jeg er glad for at det ser ud til at det er et endog meget bredt flertal i folketinget der støtter lovforslaget tak for

skare jeg kunne så forstå på herre leif mikkelsen at skaren endda er endnu mere eksklusiv end først antaget nemlig at det ikke er regeringspartierne og socialdemokratiet men at det er venstre og socialdemokratiet fordi aftalen blev lavet før liberal alliance og de konservative trådte ind i regeringen har det været forløbet er den her aftale baseret på to

har bedyret at de syntes vi skulle være med har vi fået at vide at det

gætte sig til hvorfor det har

sige at hvis man ser på resultatet

man i hvert fald kunne se at partierne venstre og socialdemokratiet ikke

er blevet indbudt til at følge op på et regeringsnedsat ekspertudvalgs anbefalinger om partistøtte kan ministeren ikke godt forklare folketinget hvorfor

været en lille lukket skare der har holdt forhandlingsmøde om det her uden at inddrage

som vi er glade for med nogle samarbejdspartier i det her tilfælde socialdemokratiet som vi er glade for at have lavet en aftale med det er jo ikke sådan at enhedslisten kommer til at blive involveret i

det er jo også sådan at enhedslisten sikkert synes det

under den her regering men jeg tvivler på det kommer til at ske i et større omfang end med mindre delaftaler men det er så bare mit gæt og det kan være

hvor man nu var nået de første kilometer og at ministeren var parat til at løbe videre længere frem og få mere åbenhed nu er et maratonløb jo omkring to og fyrre

forstå som en relativt lille del af vejen så

bare står ministeren ved det som ministeren sagde i debatten dengang at vi for eksempel på den anden side af et valg kan tage skridt så vi kan komme bare i nærheden af de anbefalinger som både partistøtteudvalget

er kommet med for det kan godt være at vi får den mest åbne partistøttelovgivning nogen sinde i danmark

og tyskland har en beløbsgrænse på fireoghalvfjerdstusinde og firehundrede kroner

så pas nu på med hvilke konklusioner man drager om

det er nok mest blodtrykket der kommer til at stige ved det og ikke beløbsgrænserne og heldigvis

har vi ikke haft nogen intention om

ved de ord jeg har sagt herre leif mikkelsen har på glimrende vis redegjort for hvad der er liberal alliances politiske synspunkter og jeg glæder mig over at det er lykkedes for liberal alliance

mere åbenhed i partistøtten i modsætning til hvad der lykkedes for enhedslisten da de var støtteparti for først poul nyrup rasmussens

har kritiseret voldsomt hvor beløbsgrænsen ligger vi så gerne den lå lidt lavere men det store problem er selvfølgelig at der ikke er åbenhed på den anden side og det allerstørste problem er eksistensen af de her erhvervsklubber

set underminerer alt det andet fordi man alligevel kan omgå reglerne gennem etablering af

gentage det herre leif mikkelsen sagde i liberal alliance har vi det sådan at man ikke kan give mere end tyvetusind

og det vil jeg bare sige at vi

rigtig stolte af for vi er stolte af de mennesker

skønt at vide det eller at man bliver hængt ud på facebook

liberal alliances minister

hvorfor det er at man mener som man gør det er ikke afgørende for mig hvorfor partierne mener som

det jeg glæder mig over er at vi får mere åbenhed vi får åbenhed om bidrag til alle niveauer i partierne og til enkeltkandidater

bidrag over beløbsgrænsen på tyvetusind

det er jo fordi det her er et forslag der trækker i den rigtige retning hvis man mener det

når vi går i den retning som liberal alliance gerne vil jeg skulle da være et skarn hvis ikke jeg glædede mig over at nu går

det er i tyve til

europaparlamentsvalg for udlændinge der for eksempel er i danmark på tålt ophold eller som er udviste udlændinge i dag er det i forvejen sådan at for eksempel udvisningsdømte udlændinge ikke har ret til at stemme ved valg til folketinget eller til folkeafstemninger på den måde lægger dette forslag op til at strømline valgretten i danmark på dette område en udlænding på tålt ophold kan for eksempel være udvist af danmark på grund af grove forbrydelser eller fordi man vurderer at personen er til

en udlænding på tålt ophold ville i så fald oftest kun være i danmark da en hjemsendelse kan medføre umenneskelig behandling i hjemlandet derfor er der også tale om et midlertidigt ophold hvorfor den udviste person ikke har nogen fremtid i danmark af samme årsager er det derfor naturligt at udlændinge på tålt ophold ikke har en indflydelse på valg til kommunalbestyrelsen til regionsrådet

parlamentet i danmark det samme gør sig gældende for udvisningsdømte udlændinge her er der tale om udlændinge der afsoner deres dom eller venter på hjemsendelse derfor opholder den udvisningsdømte sig stadig i landet selv om den udvisningsdømte i princippet er udvist

meget enkelt at hvis man er udvist af danmark fratages valgretten helt principielt er der jo tale om at hvis man er udvist eller ikke har nogen fremtid i danmark skal man heller ikke have indflydelse på samfundsindretningen som nævnt tidligere er dette princip allerede gældende for valg til folketinget og folkeafstemninger i danmark og dermed overføres samme grundsyn til andre valg i dansk sammenhæng

en hurtig ikrafttræden så forslaget er gældende fra næste kommunal og regionsrådsvalg i november det er i forlængelse af det princip og af ovennævnte årsager at vi i socialdemokratiet støtter forslaget

det er at de ikke er danske statsborgere så det er jo et vilkår de deler med mange mange andre så lige den del af argumentationen forstår jeg ikke den anden del forstår jeg godt

før har påpeget og også har bedt regeringen om

til folk der lever her på tålt ophold og nogle rettigheder de havde som

vi rigtig glade for at ministeren og regeringen nu her følger op på

dansk folkeparti ville jo gerne gå endnu længere

mener heller ikke at folk der ikke er danske statsborgere skal have ret til at stemme ved hverken

kommunale eller regionale valg lovforslaget ligger jo i god tråd med den aftale dansk folkeparti og socialdemokratiet lavede med regeringen om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold i juni to tusind og seksten jeg tror faktisk der er mange danskere der sidder

foran skærmene og lytter med der undrer sig over at høre at udlændinge på tålt ophold i danmark har stemmeret og dermed også er valgbare til kommunale og regionale valg det er helt uhørt

godt at vi nu får ændret på det selvfølgelig skal borgere der på alle måder er uønskede i danmark

uanset hvor mange borgere det her drejer sig om det anstøder helt klart vores retsfølelse

helt forkert at man med den ene hånd laver tiltag der klart signalerer at vedkommende ikke er ønsket i landet og så med den anden hånd udsteder valgkort og dermed inviterer selv samme borger til at tage aktivt del i det danske demokrati

at vi nu i dag får sat en stopper for det og dansk folkeparti

jo ikke har nogen problemer med lovligt eller på anden måde

at de opholder sig her i landet medmindre man har en holdning om at man ikke bryder sig om at de er her

legalt juridisk

ordføreren på er det de otte ni procent af befolkningen eller deromkring som ikke har et dansk statsborgerskab er det dem

stemme ved kommunevalg regionsvalg og valg til

i lovforslaget

der er udlændinge på tålt ophold udvisningsdømte udlændinge eller administrativt udviste udlændinge

midlertidigt fordi de ikke kan blive udvist og vi har den opfattelse at når muligheden opstår

skal de udvises venstre forholder sig

med støtten til det her lovforslag ikke til at alle der i dag ikke har stemmeret ved folkeafstemninger og folketingsvalg men har det ved andre valg skal have frataget det vi forholder os til den gruppe som her er beskrevet er der så nogen i den gruppe som man også kunne forestille sig fremadrettet det vil jeg ikke udelukke men vi har ikke den tilgang at det

at borgere der har stemmeret til de kommunale og regionale valg ikke

udlændinge på tålt ophold

udviste udlændinge der kan være andre det vil jeg ikke udelukke men det er helt klart at vi ikke har

en til en altså

parlamentet skal være betinget af at man har en opholdstilladelse her i landet så vidt kan man sige at vi helt overordnet

er enige i det synspunkt der ligger til grund for lovforslaget men stemmeretten er en af de helt grundlæggende menneskerettigheder den rangerer fuldstændig på linje med en anden meget meget vigtig og grundlæggende rettighed

man vil begrænse en sådan ret i det her tilfælde stemmeretten for en gruppe mennesker stor eller lille så kræver det en meget meget grundig vurdering

det arbejde synes vi ikke at regeringen har gjort i forbindelse med det her lovforslag regeringen forholder ikke sig til at vi taler om personer der for manges vedkommende på trods af at de har fået vide at de ikke er ønskede i danmark

eller fordi der ikke er noget land der vil tage imod dem

samtidig er vi jo som parti og det er vist en offentligt kendt ting i hvert fald her i salen stærkt kritiske over for de stramninger der er sket af reglerne for udvisning ligesom vi er stærkt kritiske over for de vilkår som man byder mennesker på tålt ophold det spiller naturligvis også ind når man som parti skal vurdere

det er jo en vidtgående ting at begrænse en demokratisk rettighed

vi er også meget enige med institut for menneskerettigheder der i deres høringssvar påpeger at regeringen ikke har foretaget en grundig vurdering af om lovforslaget lever op til danmarks

med disse begrundelser vil enhedslisten stemme imod

man taler om den

udvisningsdømte udlændinge administrativt udviste udlændinge så taler vi om

ifølge dansk lovgivning slet ikke burde have været her

af det demokratiske fællesskab

man kan have nogle andre synspunkter i forhold til hvordan deres ophold skulle være

forsøger nu at få ordføreren til at forholde sig lidt snævert

og den persongruppe vi taler om i forhold til

at man har en opholdstilladelse

det selvfølgelig også være en relevant diskussion om grupper der ikke har opholdstilladelse i danmark skal have valgret til de her organer det ligger jo i hele min ordførertale men det jeg også siger og det er jo der hvor jeg synes at regeringen ikke lever op til de forpligtelser man har når man beskæftiger sig

foranstaltning det er indgreb i en grundlæggende menneskerettighed der er fastlagt støbt i beton

vi har tilsluttet os og før dem allerede før vi tilsluttede os dem er valgretten jo beskrevet i vores grundlov

der siger vi hvis man vil overveje at foretage begrænsninger

skal man gøre arbejdet meget meget bedre end regeringen har gjort så skulle man have fulgt

og jeg kunne tilføje er det i overensstemmelse med den grundlæggende ånd

der er i vores egen grundlov om valgrettens

det mener vi ikke regeringen har løst og derfor

og det er da en indgribende foranstaltning over for disse mennesker at fratage dem muligheden for

mig bekendt var det ordføreren selv der spurgte den socialdemokratiske ordfører allerførst om det også gjaldt den anden gruppe så det er ordføreren selv der ligesom har bragt en helt anden gruppe mennesker i spil måske fordi man gerne vil have den gruppe mennesker ind i det her men jeg synes at vi mangler et klart svar fra ordføreren

fordi de enten har en dom eller andet skal deltage i

en demokratisk proces i det her land og være aktive deltagere

folkeparti brugte lidt senere nemlig at man drog parallellen til spørgsmålet om statsborgerskab og brugte det som en begrundelse for at de ikke skulle have stemmeret og så var det bare jeg spurgte at hvad så med alle de andre der heller ikke har statsborgerskab og der svarede den socialdemokratiske ordfører heldigvis da det er jeg glad for at det

om at tage stemmeretten fra alle dem og så gik ordføreren selv ind i det

vores grundlæggende opfattelse er

hænger sammen med opholdstilladelse men at begrænse valgretten en grundlæggende demokratisk ret for en gruppe mennesker kræver

jeg peger selv på et vigtigt forhold

her i danmark men vores internationale forpligtelser og dem er enhedslisten glad for

forhindrer os i at sende folk hjem til tortur dødsstraf

det så er rimeligt at fratage dem en grundlæggende demokratisk rettighed i den lange periode de skal opholde sig i danmark plus en ting mere som jeg også gør opmærksom på

meget meget uenige med dansk folkeparti og det herskende flertal i folketinget

til de stramninger der er indført som begrundelser for at kunne udvise

for personer som afsoner deres straf fra en international straffedomstol som det er i dag har disse personer ikke valgret til folketinget hvorfor det er naturligt at de heller ikke har

som på ingen måde skal være en del af det danske samfund og derfor skal de naturligvis ikke have demokratisk indflydelse på vores land det opfatter jeg ærlig talt som

personer deres valgret det er vi helt med på men når det drejer sig om en gruppe mennesker som kun opholder sig i landet midlertidigt og som vi som samfund har besluttet ikke

så kan jeg godt leve leve med den demokratiske bekymring så af disse grunde

og ingen ved om de kommer til at være her en uge eller ti år mere og som sos mod racisme anfører i deres høringssvar har de anførte persongrupper netop en særlig interesse i at få

hvor de måske skal være

transport eller andre nære ting

fjerne demokratiske rettigheder fra de mest udsatte grupper

er vi enige i at man ikke skal fratage mennesker deres demokratiske rettigheder som institut for menneskerettigheder siger

sidestilles stemmeret ofte med ytringsfrihed og forsamlingsfrihed institut for menneskerettigheder indstiller i øvrigt til regeringen

mere grundigt gennemgår rækken af internationale konventioner som de mener kan berøre det her forslag for at se om der skulle være potentielle brud så i alternativet ser vi også stemmeretten som en grundlæggende demokratisk rettighed og vi ønsker ikke at gøre folk demokratiløse og bringe dem i et demokratisk vakuum

et demokrati er selvfølgelig helt afgørende for alle mennesker der bor i et samfund vi synes det er i orden at mennesker der ikke har lovligt ophold i danmark ikke kan stemme til vores valg men læser man høringssvarene

spørgsmålstegn ved om man med den her lov tager stemmeretten

ophold i danmark

er i overensstemmelse med menneskerettighederne

ordentlig afklaring

i høringsnotatet derfor synes

det er for uforberedt og at der er for mange spørgsmål som ikke bliver besvaret om nogle meget grundlæggende og vigtige ting derfor kan vi ikke støtte lovforslaget og

stemme gult fordi vi synes der mangler information eller

i hvert fald ikke støtte lovforslaget det virker forhastet og det kan man også se i rigspolitiets høringssvar

svært for dem at nå at finde ud af hvem der så skal

det er politiet der ligger inde med dataene de er

og det viser at man altså vil haste det her igennem for

godt være man lige skulle have brugt lidt mere tid på at få afklaret nogle

at vi i danmark fortsat kan bryste os af at være et demokrati og retten til at stemme er nært forbundet med ytringsfrihed som vi sætter meget højt i danmark har man valgret til kommunalbestyrelser og

og hvis man ikke har dansk statsborgerskab

sidste tre år en udlænding på tålt ophold en udvisningsdømt

er i danmark fordi den pågældende ikke kan hjemsendes fordi hjemlandet er usikkert

af tortur eller forfølgelser eller andet og den pågældende bliver derfor i danmark indtil hjemsendelsen er sikker de har dermed også lovligt ophold i danmark modsat hvad ministeriet

man har et cpr nummer så længe man er i danmark og dermed bibeholder man også sin stemmeret nogle udlændinge på tålt ophold udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste

de har begået kriminalitet i danmark i danmark fik kriminelle og dømte valgret

fratage kriminelle deres valgret som de fik dengang i så fald skal der være en virkelig god grund en afskaffelse af valgretten for udlændinge på tålt ophold udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge vil tilsyneladende være et brud på fns konvention om

borgerlige og politiske rettigheder som danmark ratificerede nitten otte og tres og den europæiske menneskerettighedskonvention inkorporeret i dansk lovgivning i nitten to og halvfems

sætter vi altså menneskerettigheder og demokrati højt vi ønsker en udførlig analyse af adgangen til at begrænse valgretten for udlændinge på tålt ophold udvisningsdømte udlændinge

og administrativt udviste udlændinge

danmarks menneskeretlige forpligtelser efter national ret og eu ret først når vi har en analyse af det ser vi os i stand til reelt at tage stilling til forslaget jeg deler nemlig de radikales

opfattelse af at det her forslag er rigtig dårligt forberedt

som jeg forstår vil bakke op om det her lovforslag de øvrige ordførere vil jeg vende tilbage

der er tale om at vi afskaffer valgretten til kommunalbestyrelser og regionsråd for disse fire grupper og

for det første udlændinge der er på tålt ophold for det andet udlændinge der er udvist ved dom for det tredje administrativt udviste udlændinge og for det fjerde international krigsforbrydere som og afsoner en dom fra en international straffedomstol

der er altså tale om udlændinge hvor de fleste har gjort sig skyldige i alvorlige forhold og hvor det

hurtigst muligt regeringen arbejder

at flest mulige af disse udlændinge hjemsendes men dem der er af forskellige årsager ikke kan sendes hjem

skal selvfølgelig ikke have adgang til at stemme i danmark

derfor glad for den brede opbakning

enhedslisten alternativet radikale venstre og

for de mennesker som ikke er ønskede i

i danmark uønskede mennesker stadig skal have stemmeret til vores kommunalbestyrelser og regionsråd men det er jo et politisk valg

det er kritik eller i hvert fald stillet spørgsmålstegn fra institut for menneskerettigheders

forholder sig i forhold til vores forpligtelser internationalt derfor synes jeg man

det høringssvar der er givet

medlemmerne af folketinget har haft mulighed for at forberede sig

skal det være sådan at der er tale om lovligt og

gruppe i forhold til eu borgere er det også værd

de har forbrudt sig mod regler her i landet så anses de

for ophold

lavet den gennemgang som

det politiske spørgsmål

give udviste folk på

krigsforbryderdomstol mulighed for at stemme til kommunalvalg og regionsvalg ja eller nej regeringens svar er

og til november og jeg vil sige at det er rettidig omhu at træffe denne beslutning nu

kan få virkning i forhold til kommunal og regionsrådsvalgene

stor rimelighed kunne beskylde mig som økonomi og indenrigsminister for

mit arbejde ordentligt hvis

så jeg mener

at få gennemført det her lovforslag fordi det

en dårlig idé at disse mennesker kan stemme i danmark når den danske stat

den holdning at man ikke synes der skal gøres noget ved fangeflugter hvis det er forbrydelser man i øvrigt ikke selv

skulle være strafbare eller hvor man synes strafferammen skulle være lavere

at ens politiske synspunkter

skal have betydning for om man støtter

og selv om jeg måske også er gået lidt

så vil jeg bruge de næste uger på at

opfattelse af hvornår en borger stadig væk har

spørge ministeren om man kunne forvente at de informationer som ministeren i den forbindelse er i besiddelse af også bliver udsendt til

jeg forstå lidt forfærdeligt hvis man skulle fratage dem

det var jo netop spørgeren her der inspirerede mig til at tage det op

er jo ikke danske statsborgere

har stemmeret ved alle valg de mennesker vi taler om her

ikke stemmeret i dag til folketingsvalg det ved vi godt

folk som er uønskede af den danske stat

kunne stemme til lokale og regionale

en omsorg for de kriminelles muligheder for at gøre det

og hvornår vedkommende ikke har det

på det som institut for menneskerettigheder vurderer og det som ministeren

så preller fuldstændig af

spørgeren det er det der ærgrer mig lidt jeg synes jo netop at spørgeren bliver forsikret om at de bekymringer man har haft behøver man ikke at have og man kan med ro i sindet stemme for forslaget

en ensidig udgave af de fire partiers holdning at det er omsorg for kriminelle som vi har taget stilling til ikke skal være her i landet

at det i alle fire taler handlede om omsorg for demokratiet omsorg for danmarks internationale forpligtelser

så det kan der ikke være noget overraskende i men jeg vil gerne spørge ministeren om det her med lovligt ophold for det er jo et af de hensyn man må tage når man skal tage stilling til om man vil fratage disse mennesker en demokratisk ret ministeren er vel enig i at de opholder sig lovligt her i landet ja de har fået at vide at de skal ud af landet men af mange grunde er det umuligt at gennemføre den beslutning så de opholder sig jo her lovligt i henhold til danmarks internationale

om udlændinges politiske deltagelse på lokalt niveau det var det jeg sagde når det så er sagt

tilbage til det første

er et retssamfund vi kan jo være uenige om hvad der skal til

hvad der skal til for at komme på tålt ophold

er uønskede af den danske stat vedtaget ved det danske folks stemme i det danske folketing kan man da ikke

herre finn sørensen synes og så skal vi behandle dem efter hvad vi synes og ikke efter hvordan

den fejlagtige tilgang der er fra enhedslistens side

derfor jeg synes det var en en uklædelig

srsf regeringen de første frikommuneforsøg formålet med forsøgene var at give ni udvalgte kommuner øgede frihedsgrader til at udvikle nye løsninger

blev derfor givet hjemmel til fritagelse fra eksisterende lovgivning så det blev muligt at gå nye veje i opgaveløsningen dermed kunne frikommunerne tænke nyt og være med til at påpege og fjerne unødigt bureaukrati det er den rigtige vej at gå hvis man

det vil socialdemokratiet regeringen foreslår nu næste generations frikommuneforsøg i perioden seksten til tyve eller rettere frikommunenetværk sagen er nemlig at fire og fyrre kommuner er gået sammen i otte frikommunenetværk

skal arbejde med en relevant problemstilling blandt andet inden for social bolig og arbejdsmarkedsområdet vi bakker op om de nye frikommunenetværk og de hjemler der ligger bag forslaget som vil fritage frikommunerne fra en række udvalgte regler

side har vi over for ministeren påpeget at vi gerne i frikommunenetværket billige boliger og fleksible boligløsninger vil have forlænget den foreslåede opsigelsesperiode for lejere i en plejebolig som også ældre sagen påpeger i deres høringssvar vi havde gerne set at der i frikommunenetværket om billige boliger havde været mulighed for at give midlertidig boligstøtte samt midlertidige lejekontrakter for at mindske risikoen for udsættelse af lejere og så er vi glade for at det i lovforslaget er præciseret

udsatte børn og unge at barnet og forældre ikke kan men skal inddrages i processen

regelforenklinger der lægges op til fra socialdemokratisk side vil vi følge de nye frikommuneforsøg nøje med håbet om at de viser positive resultater

de på sigt kan føre til regelforenkling og afbureaukratisering af den offentlige sektor

alenlange paragraffer og bestemmelser om hvad kommunerne så skal gøre så der er ikke noget regelforenkling i

jeg gerne vil høre er

er der nogle af de her forsøg som ordføreren synes er meget betænkelige jeg vil gerne spørge ordføreren om et konkret

om tilkøbsydelser som jo klokkeklart er et et forsøg på at indføre brugerbetaling på velfærdsydelser synes ordføreren at det er en god idé hvis ikke er der så andre

af forsøgene som ordføreren er

så der vil jeg bare håbe at ordføreren i hvert fald vil tage den diskussion med hjem og hvis jeg kan være så forfængelig og håbe at ordføreren lytter nøje til min ordførertale og tager de synspunkter med hjem og diskuterer med sin kollega og forhåbentlig når frem til at det en rigtig dårlig idé at give mulighed for de her tilkøbsydelser

den oprindelige tankegang med frikommuneforsøget var at give kommunerne frihed til at afprøve nytænkning der kunne lette arbejdsgangen for kommuner men mest være til gavn for borgerne ud fra devisen om at kommunerne er tættere på borgerne og ved hvad der skal til for at give borgerne bedre service

vil dansk folkeparti holde fast i det er også vigtigt at præcisere at frikommuneforsøget har en tidsramme og den tidsramme skal overholdes hvis man vurderer at et forsøg har haft den ønskede effekt både i forhold til kommunerne og ikke mindst for borgerne må man i god tid sætte en

lovgivende proces i gang der kan træde i kraft den dag frikommuneforsøget afsluttes de otte frikommuneforsøg vi behandler i

vidt forskellige og nogle af dem kan være indgribende over for borgerne det skal ikke være en hemmelighed at det har givet anledning til bekymringer i dansk folkeparti det er vigtigt for dansk folkeparti at frikommuneforsøgene ikke tilsidesætter borgernes retssikkerhed og at det ikke bliver en spareøvelse men en anden måde at levere den samme og gerne bedre ydelse til borgerne på samtidig med at borgerne har retten til at klage og at der også findes en ekstern evaluering sted af frikommuneforsøgene man ønsker at lovgive om vi er positive over for frikommunetankegangen men som sagt har vi jo også nogle bekymringspunkter som vi helt klart skal arbejde videre med i udvalgsbehandlingen og den ser vi frem til dog skal vi sige at

lovforslag der nu ligger her allerede er sket en del ændringer som som vi er glade for

borgerne vi er glade for at

vi er glade for at der er kommet fokus på borgerinddragelse og så har vi som sagt nogle ting omkring borgernes retssikkerhed og den eksterne evaluering

de serviceniveauer der er på en række områder og jeg vil helt konkret

ordføreren kan ordføreren ikke være bekymret for at det forsøg der for eksempel

kan være med til at undergrave de serviceniveauer

operere med et serviceniveau på nul

hvis en kommune har budgetteret med at borgeren aldrig kan komme uden for en dør for kommunale penge kan man så sælge ledsagelse til den pågældende borger eller har man udelukket sig fra et sådant salg

ændringsforslag og så

det vigtigt at det her ikke bliver tolket og bliver udmøntet

skabe serviceforringelser at det ikke bliver tolket og misbrugt til rene spareøvelser og

som værende et forsøg hvor man fra det offentliges side går på kompromis med borgerens retssikkerhed det her er for venstre et udtryk for en erkendelse af at al lovgivning der sker centralt bliver ensartet for alle borgere men nogle gange er der altså løsningsmodeller kommunalt i tråd med det kommunale selvstyre uden at de

første ting som jeg nævnte

kan man nogle gange med udgangspunkt i en tillid til det kommunale selvstyre forestille sig at man derude kan afprøve ting som efterfølgende kan være til gavn

vi jo bare vedtage det nu giver vi det et forsøg

derfor er der forsøg der er tidsplaner der er evalueringer og der er skyldig hensyntagen til at

det nå at blive lovgivningsmæssigt implementeret på en måde så det kommer alle til gavn på den baggrund støtter venstre

men jeg læser også at man gerne vil have at serviceloven måske bliver udmøntet på en måde så der er plads til lidt mere fleksibilitet og individuel hensyntagen

borgere med meget stærke funktionsnedsættelser

meget vanskeligt ved at kommunikere og om det ikke

er et problem når der står her i

den enkelte borger der benytter sig af tilkøbsydelser skal være indforstået med tilkøbets omfang og pris tilkøbet skal ske på borgerens eget initiativ

borgere som ikke selv umiddelbart er i stand til at kommunikere med sælgeren

til tilrettelæggelse og levering af tilkøbsydelserne kan begrunde

har en svær funktionsnedsættelse skal betale noget mere for nøjagtig den samme ydelse som den

har en betydelig funktionsnedsættelse er det ikke fuldstændig skævt at borgere med de største største funktionsnedsættelser

oven i det man efter serviceloven havde ret til nogle vil og nogle vil ikke men muligheden skal den enkelte have hvorfor skal man putte alle

at justere servicen med tilkøb oven i det

jeg tror faktisk at

der tages stilling til hvert element for sig så partierne får en mulighed for at støtte de forsøg som de principielt er enige i og stemme imod de forsøg

er uenige i det har vi fremført hver gang vi behandler disse bunkebryllupper om frikommuneforsøg men der er ikke blevet lyttet tidligere heller ikke af den tidligere regering og jeg har da også mine tvivl om der bliver det den her gang

vi stemmer imod lovforslaget da det rummer en række forsøg som vi principielt er uenige i der er også positive tiltag hvis vi kigger på den side synes vi det er fint at tilbyde mikrolån til etablering af egen virksomhed til udvalgte ledige med evner og motivation for iværksætteri vi har for eksempel lige støttet et selvstændigt lovforslag om samme emne det er umiddelbart også i orden at man kan afprøve nye måder for udredning af barnets den unges og familiens forhold for fastsættelse af målsætninger og mål for indsatsen og opfølgningen i de enkelte sager det samme gælder muligheden for at fravige reglerne om en særskilt plan for støtte til forældre under et barns anbringelse men under forudsætning af som det også er beskrevet at planen i stedet indgår i en sammenhængende plan for forældrene det dufter jo lidt af helhedsorienteret sagsbehandling

kan vi godt lide på negativsiden

som sagt fint at man prøver om man kan geare systemet bedre til noget helhedsorienteret sagsbehandling men vi er meget meget bekymrede for fravigelsen af § halvtreds undersøgelser set i lyset af de mange skandaler med svigt af børn som vi har set de seneste år så den del kan vi ikke støtte vi er meget imod at åbne for tvangsflytning af personer

er også forkert at slække på rimelighedskravet i forbindelse med virksomhedspraktik for aktivitetsparate udlændinge i forvejen er værnsreglerne mod misbrug af praktik og løntilskud alt for svage det ses tydeligt især på flygtningeområdet så værnsreglerne skal strammes

det er også uacceptabelt at forlænge de gældende forsøg på beskæftigelsesområdet jævnfør høringssvarene fra lo

ikke er behov for forlængelse af forsøget med en højere timegrænse for frivilligt ulønnet arbejde i øvrigt ser vi ingen grund til de generelle forlængelser af

forsøg er et forsøg forsøg og når udløbsdatoen overskrides stopper det medmindre der er en usædvanlig god saglig grund til at forlænge det og det er der jo ikke i

det er jo nærmest et gummistempel vores konklusion er at flere af forsøgene antaster borgerens retssikkerhed og deres krav på en ordentlig service disse dele af forsøgene er jo helt tydeligt drevet frem af sparehensyn altså det generelle økonomiske pres på kommunerne så der peger pilen jo i sidste ende på det flertal her i salen der igennem flere år har strammet skruen om kommunernes økonomi og det pudsige er jo at det er det samme flertal

der både forringer borgerens retssikkerhed

medfører en stor risiko

har hørt og faktisk kan føre den offentlige forvaltning forvaltning i en retning vi slet ikke kender på

interessant fordi vi på en måde giver hjemmel til en

proces hvor frihed til at gå nye veje kan ende i helt nye måder at drive den offentlige sektor på det er bestemt ikke altid sådan at den bedste ressourceudnyttelse og den mest effektive opgaveløsning er noget der udtænkes i centrale ministerier derfor synes vi at tankegangen bag disse frikommunenetværk er god ikke mindst når man som det er foreslået her skal finde sammen i netværk der er knyttet til et

hvorved kommunerne kommunerne kan inspirere hinanden for

opnå de bedste resultater det betyder så at vi får langt flere kommuner med vi er oppe på fire og fyrre denne gang altså næsten halvdelen af vores kommuner

hertil kommer at nogle af de ni tidligere frikommuner kan fortsætte eksempelvis på beskæftigelsesområdet hvor der bestemt også er behov for nytænkning lovforslaget her er selvfølgelig

når man læser det mange ministerier skal i gang og man er

kommunerne fylder rigtig meget i den samlede offentlige forvaltning og større frihed klinger også godt i liberale ører lur mig om det ikke også skulle lykkes derude

på nogle områder hvor man får mere for mindre vi synes som sagt at der skal sættes

få afprøvet kommunale eksperimenter giver en masse erfaringer og en masse gode redskaber vi kan implementere

her digre lovforslag

at høre om erfaringer fra en række frikommuneforsøg som netop

om forslag som jo er meget omfattende hvilket andre ordførere også har redegjort for vores vores begejstring for indholdet

de her nye forslag er blegnet noget efter vi har fået mulighed for

flere ordførere har allerede gjort opmærksom på en del af punkterne men men det er især

som handler om bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde som vi studser over

man skal kunne tvinge demente borgere som har fået et dårligere funktionsniveau fra deres bopæl over i andre boformer punktet om tilkøbsydelser som har været diskuteret er vi også interesserede i at få boret lidt ud hvad vil det betyde at borgere kan tilkøbe ydelser

hvor de er så vidt jeg forstår på

retssikkerheden sådan nogle ting

at få det boret ud og få kigget på nogle af

vi ved selvfølgelig godt at vi også skal tillade forsøg som ikke lige peger vores vej

hen brug for at finde ud af om vi laver forsøg der bringer retssikkerheden i fare inviterer til kassetænkning

hjælp i hjemmet hvis man er blevet ældre det er i relationen det er er i mødet mellem den ansatte og

den gode velfærd bliver skabt og derfor vil vi rigtig gerne vise tillid til både medarbejdere og borgere

herinde på christiansborg eller i staten ved hvordan en god times hjemmehjælp skal være alle steder

skulle give lidt mere frirum til at man lokalt kan være med til at beslutte det med hinanden

end den her store proces vi har

får kommuner og borgere og organisationer lokalt i et område lov til at prøve at udfordre nogle af de måder man plejer at gøre tingene på

andet var bedre

derfor vil vi rigtig gerne støtte det her lovforslag støtte den tanke der ligger i at støtte det kommunale selvstyre og have noget frihed lokalt til at prøve at udvikle nogle nye måder at lave velfærd på med hinanden lokalt og ikke bare herinde fra christiansborg så vi støtter samlet set lovforslaget vi har det ene ønske

regeringen kunne tillade at en kommune kunne lave forsøg inden for flere forskellige temaer som det hedder nu og ikke kun inden for ét tema

er nogen grund til at en kommune kun må lave noget inden for beskæftigelse eller et andet tema men at man ikke må lave det flere steder hvorfor hvorfor ikke

så synes vi også det kunne være givtigt hvis man prøvede

på erfaringerne fra de tidligere frikommuneforsøg og måske begynde

godt man kunne sætte en proces i gang om men vi støtter lovforslaget vi synes det er fornuftigt at lade de her kommuner lave forsøg

alle kommuner gøre det her permanent nej det er et forsøg

til nogle af de kritiske høringssvar der har været

så må vi jo tage stilling til om vi synes det er en god idé at gøre permanent

som borgerne har i dag for eksempel på at man ikke kan blive tvangsflyttet

dement eller har en stærk funktionsnedsættelse uden at der er givet samtykke

må sige det

danske handicaporganisationer påpeger at her sker der altså en forringelse af borgerens retssikkerhed hvorfor er der grund til

og i en ret som borgerne har i dag det her er jo kun et eksempel der er flere i det her lovforslag

partier skal tage et politisk ansvar for og være med til at forringe retssikkerheden for en gruppe borgere jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor vi skal lave forsøg og eksperimenter med den slags det er jo borgeres liv

om man leger med borgerne som om det var nogle skakbrikker nej det er jo fordi man vil prøve at undersøge om noget andet kunne være bedre og det synes vi er klogt at prøve at finde ud af og det er det vi skal gøre

rigtig mange lokale forhold end vi er

på christiansborg når det går godt tror jeg på at det kan styrke og udvide det kommunale selvstyre

være med til at udvikle og afbureaukratisere

vi tror det er til gavn for borgerne og vi tror det er til gavn for personalet i kommunerne derfor vil vi også gå konstruktivt ind i den videre udvalgsbehandling af forslaget

jeg deler sådan set herre finn sørensens kritik af at

nogle af de her forslag bunkebryllup det ville have været rigtig godt

de respektive ordførere på de områder

at være med i i arbejdet med

række af høringssvarene hvor blandt andet

los og institut for menneskerettigheder

blandt andet børneområdet

om de planlagte initiativer i tilstrækkelig grad tager hensyn til barnets tarv som det understreges i børnekonventionen bliver børnene inddraget i tide

det klogt at fravige kravet om en særskilt plan

børnene skal jo typisk tilbage til forældrene som kan have store sociale problemer at slås med

vil komme til at gælde i de kommuner der får mulighed for at opsige lejemål når kommunen mener at den udsatte borger ikke har behov for boligen længere det må også være sådan som også rådet for socialt udsatte skriver

socialfaglige hensyn og hensynet til borgerens retssikkerhed

af hensyn til kommunernes udgiftsstyring videoovervågning af en bolig er et stærkt indgreb i en udsat borgers liv og derfor bør reglerne også overvejes meget nøje og som ankestyrelsen påpeger bør det nærmere beskrives hvordan retten til at klage over dette indgreb sikres hvis en borger ikke har pårørende afslutningsvis vil

glade for at der arbejdes videre med muligheden for tilkøbsydelser i ældreplejen så vi kan

større ligestilling mellem private og offentlige udbydere i ældreplejen vel vidende at der også er en berettiget synes jeg frygt for at det også kunne gå hen og blive en glidebane

vi er tilfredse med at kommunerne får øgede muligheder for at lave forsøg

jeg synes stadig væk godt at det her forslag kunne trænge til en omgang

udvalgsbehandlingen og jeg håber også får lejlighed til at drøfte nogle af de her spørgsmål inden

kan kommunen i princippet skrue kvalitetsstandarden ned til nul eller nul

og så kan borgerne selv få lov at købe resten altså det er jo desværre sådan lovgivningen er skruet sammen så vil ordføreren ikke gerne kommentere det

kan lade sig gøre jeg siger ikke at det sker alle steder men jeg siger bare at sådan er

skruet sammen det vil jeg gerne have en kommentar til det andet spørgsmål er er der nogen forsøg som ordførerens parti absolut vil have fjernet fra listen som betingelse for at stemme stemme for

omvendt konstaterer jeg også at

tilkøb bliver brugt i meget vid udstrækning i ældreplejen

som supplement til den kommunale service og jeg tror faktisk at det er rigtig godt at

kommunerne får de samme muligheder for at kunne tilbyde vinduespudsning eller hvad det nu lige måtte være så det i hvert fald ikke er det er årsagen til at borgerne kan føle sig

rinder ud kan jeg se og jeg bliver altid så stresset når

hvis jeg skal svare på det andet spørgsmål hurtigt tror jeg i og for sig at kommunerne gør sig rigtig meget umage med lige nu at vise hvor godt

når man får en lokal indflydelse jeg håber

kan kommunen jo skrue kvalitetsstandarden ned til et hvilket som helst lavpunkt og så overlade til borgeren selv at købe de ydelser der mangler det er jo desværre sådan at lovgivningen er

forstår simpelt hen ikke at socialistisk folkeparti kan støtte at der eksperimenteres

standarder jeg tror faktisk at standarder laves bedst i samarbejde med de borgere

bekymring som jeg sagtens kan dele samtidig med at

jeg også hylder tilliden til at de ansatte og de lokale politikere har lige så gode intentioner

ideerne opstår samtidig giver ordføreren så udtryk for hvad man

ros for af finn sørensen

vi tror på jer kom med jeres ideer og så samtidig give udtryk for hvad man ikke tror på på

i favrskov i forhold til de handicappede deroppe

de handicappede borgere i favrskov reagerede så ja økonomien kan være årsag til at man træffer nogle beslutninger som ikke nødvendigvis

bedste for borgerne men jeg tror stadig væk på at ting

henblik på at kunne bidrage til en bedre opgaveløsning til gavn for borgere gennem effektiviseringer regelforenklinger og bedre styring i kommunerne det er noget vi fra konservatives side er meget positive over for faktisk har vi vel egentlig en forpligtelse til hele tiden at se hvordan vi kan gøre tingene bedst muligt mest effektivt og hvordan vi i det hele taget får mest muligt for vores skattekroner som vi opkræver fra danskerne til fællesskabet derfor synes vi også det er en rigtig god idé at vi laver de her frikommuneforsøg hvor vi giver nogle kommuner mulighed for at finde nye løsninger som andre kommuner siden kan lære af

jeg hører også til dem som tror på det kommunale selvstyre og tror på at kommunerne og kommunalbestyrelserne rent faktisk kun har én interesse og det er den samme interesse som vi har nemlig at levere den bedst mulige service til

borgere for de til rådighed værende ressourcer

stor tillid til at den lokale frihed i opgavevaretagelsen er en god ting

de måder vi gør tingene på i dag så man kan tænke nyt

derigennem forbedre den offentlige service derfor

forskellige spørgsmål til og eventuelle betænkeligheder

omfattende lovforslag der sætter

forsøg i gang på frikommuneområdet helt overordnet synes

vigtigt at sige at selve frikommunetanken jo er rigtig

god og rigtig vigtig fordi den giver mulighed for

komme i spil at vi kan sikre at man afprøver nogle andre måder at løse problemstillinger på i geografisk begrænsede områder altså i de her frikommunenetværk

jo ud fra en tanke om at alle gode ideer ikke fostres i dette hus og det synes jeg egentlig er en meget sund

for os der er medlemmer herinde det kunne jo godt være at der var nogle steder rundtom i landet hvor de havde fundet en bedre måde at gøre det på nogle gange kan

lyder som en god idé

meget rart lige at få det afprøvet først

det som lovgivning her fordi vi ikke sikre på de konsekvenser det vil få hvis vi vedtager det som en lovændring det er jo et sted hvor frikommuneforsøgene har

berettigelse jeg lytter til de bekymringer

jeg er interesseret i at gå i dialog

vi går til det fordi vi jo også skal respektere at forsøgene ikke nødvendigvis er noget der

eget tankeunivers hvis man går mig rigtig hårdt på klingen

som jeg dybest set synes er en rigtig dårlig idé

at de forsøg som jeg tænker

jo også være modsat

er det vigtige er at vi gensidigt her i folketinget husker hinanden på at det er

er meget åben for at gå ind og se på er noget vi kan

da jeg ikke var en del af regeringen og sådan er det selvfølgelig også når

synes at vi skal gå ind i de ting som bliver nævnt

vi eventuelt kan imødekomme tingene selvfølgelig kan det være at jeg ikke kan imødekomme alting og så må det være

have en sikkerhed

ordentligt grundlag fra christiansborgs side

de her forsøg så med det håber jeg på en god og konstruktiv behandling af forslaget også i udvalget og

rækker så vidt så ministeren også er villig til at dele lovforslaget op hvis nu der kommer et

så det vil vi have lov til at stemme om separat i håb om at vi kan samle et flertal imod det men hvis vi ikke kan

er vi i hvert fald ikke tvunget til at købe et dårligt forslag bare for at få nogle gode forslag igennem så det er det jeg gerne vil høre om ministeren er åben for

vi kan komme i en proces hvor partierne har mulighed for at sige at konkrete punkter i det her vil vi gerne

er jo hvis man begrænser borgernes retssikkerhed og nogle rettigheder de har i dag som jo er sat ind i lovgivningen fordi vi har syntes på et tidspunkt her i folketinget at vi gerne ville give borgerne de rettigheder

mere principielt spørgsmål hvorfor egentlig ikke det kan vel ikke være antallet af lovforslag der er afgørende det er vel hvad skal man sige kvaliteten af behandlingen og en bestræbelse på at samle størst muligt flertal omkring

det må vel være det der driver værket og ikke om det er mange eller få lovforslag vi skal igennem nu ligger det der jo det

teknisk ganske nemt

være det vigtige er jo netop synes jeg og det var også det der lå i min

er noget vi ikke selv politisk går ind for

meget gerne drøfte videre i forhold til retssikkerhedsdelen

jeg mener at det er vigtigt

i den tekniske del at vi er i gang med at tilrette

at skatterådet har gjort opmærksom på

at der er lønmodtagere der i visse tilfælde

arbejdsgiverens virksomhed skattemæssigt bliver anset for selvstændigt erhvervsdrivende og på den måde kommer de til at nyde godt af

lønmodtagere vores erhvervsliv skal uden tvivl have de bedste muligheder

for vækst for udvikling og for at skabe arbejdspladser men vi kan ikke have at ordninger som i det her tilfælde virksomhedsordningen bliver brugt mod

er at sikre at lønmodtagere der er ansat i et

eller et kommanditselskab ikke bliver betragtet som selvstændigt erhvervsdrivende og opnår en skattefordel blot ved at de har erhvervet sig en meget lille andel af selskabet

vi synes det er oplagt at hvis

eksisterende regler bliver brugt mod deres

skal vi sørge for at sætte en stopper for det hvis der er en utilsigtet brug af reglerne og en skattetænkning som man politisk ønsker at modvirke ja så må vi skride ind som det sker med forslaget her derfor er det helt på sin plads

forslaget foreligger og fra socialdemokratisk side støtter vi

en ordning som skal være for dem som reelt driver

er jo netop at der er lidt tvivl om

der har været en sag eller nogle sager jeg ved

har været hvor man har købt en meget lille andel i en

og hvor det så rejser spørgsmålet om man

reelt er erhvervsdrivende eller man stadig er

den afgrænsning der bliver sat spørgsmålstegn ved og

finde en løsning på her den problemstilling er vi jo

fordele som om man var erhvervsdrivende

den afgrænsning som er foreslået her for jeg synes jo det er lidt alarmerende at man

kan sige hvad rækkevidden er af det her lovforslag jeg vil

ikke grundlag for at vurdere i hvilket omfang nuværende deltagere i skattemæssigt transparente selskaber vil blive berørt af forslaget med den virkning at de ikke længere kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende jeg synes jo som lovgiver at det er lidt alarmerende at vi skal tage stilling til et lovforslag som man ikke selv rigtig kender rækkevidden af og det

så det man ikke selv ved

det her stiller partnere

marginal ejerandel

i princippet stadig væk er lønmodtager så jeg er lidt bange for at man med det her lovforslag rammer meget bredere end det man egentlig gerne vil og det

at i det her høringsskema som jo er den korte version af

andet den her bekymring og det siger nok meget godt at der måske er nogle ting der

erhvervslivet skaber en vis utryghed om hvordan det her lovforslag rammer også med rette når man

skriver i lovforslaget at man faktisk ikke selv

kunne få klarhed over det udvalgsarbejdet men en løsning kunne jo også være at man

de forskellige interessenter på området og fik lavet et

gøre det her mest hensigtsmæssigt

med et ændringsforslag til anden behandling

til udskyde det til efteråret et andet forslag kunne

kigge på en eventuel løsning hvor man så forhåbentlig kan ramme mere præcist

en virksomhed hvor man reelt er lønmodtager

skattefordel som om man var erhvervsdrivende det siger sig selv men vi er lidt bekymrede for hvad rækkevidden er eller hvad det

regeringen har stort fokus på at de selvstændigt erhvervsdrivende i danmark har gode vilkår som giver dem mulighed for konsolidering og dermed at foretage større investeringer på den måde har de nogenlunde samme vilkår som virksomheden blev drevet i et aktie eller anpartsselskab med virksomhedsordningen blev der etableret en ordning der sikrer netop det men det må ikke være sådan at virksomhedsordningen med den lave virksomhedsskat skal kunne misbruges af personer der reelt set ikke er selvstændigt erhvervsdrivende

af arbejdsgiverens virksomhed

det mener vi er et hul og det mener vi vi bør lukke lønindkomst skal beskattes som lønindkomst ikke som erhvervsindkomst og derfor foreslås det at

adskilles mere klart hvornår man skattemæssigt har status som lønmodtager og hvornår man er selvstændigt erhvervsdrivende vurderingen af om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed skal foretages ud fra en

konkret vurdering af alle forhold som omfanget af den økonomiske risiko og indflydelsen

skal det ikke være nok kun at have købt en lille andel af et selskab hvis man ud fra en konkret vurdering bliver anset som lønmodtager skal man ikke kunne anvende de samme skattevilkår som er beregnet for selvstændigt

beskattet som erhvervsdrivende men

at man fik nedsat et udvalg med folk fra skatteministeriet

vi er åbne over for at se på hvad vi kan gøre for at klarlægge det her mere

i udvalgsbehandlingen det synes jeg vi skal

nu er det jo ministeren der skal bestemme hvordan lovforslaget kører og ikke mig som ordfører så jeg synes jo i højere grad at du skal stille spørgsmålet til ministeren men grundlæggende synes jeg da helt klart at have klarhed for det vores intention er jo ikke at ramme folk

sig at have nogle involverede partnere som kunne bidrage på den ene

skal være selvstændige eller

partnere i en virksomhed

ikke en meget rigid lovgivning der bliver lagt op til i

vi har jo at gøre med en afgørelse og femten hvor skatterådet er nået frem til at lønmodtagere i visse tilfælde blot ved at erhverve en ganske beskeden andel af arbejdsgiverens virksomhed skattemæssigt kan blive anset for at være selvstændigt erhvervsdrivende og dermed betale en

og det føler vi os trygge ved

indstillet på som herre dennis flydtkjær også har har fremført i debatten at

er selvfølgelig altid med på at kvalificere lovgivningsarbejdet men det her handler om at lukke et skattehul som der har været og det kan enhedslisten

man forhindre at erhvervelse af en meget lille ejerandel af en virksomhed man arbejder i ikke i sig selv betyder at ens indkomst kan anses for indkomst ved selvstændig virksomhed det bør nemlig være sådan at lønmodtagere beskattes

man bør jo ikke ved at få en meget lille

ejerandel kunne udskyde sin skat via virksomhedsordningen hvis ikke ejerskabet medfører en reel risiko giver virksomhedsskatteordningen mulighed for en urimelig skatteplanlægning det kan betyde at der betales mindre i topskat

da der i danmark er en række virksomheder med en partnerskabsstruktur som ikke eksisterer af skattemæssige grunde

høringssvarene kan man se at der rejses en række bekymringer på den front vi tror dog på i liberal

at der kan sikres en god balance og det er så på den baggrund

være for lovforslaget men det kan være at det

min indledende indstilling var at jeg

som liberal alliances ordfører også pointerede

gik ind og og satte

partnerskabsstrukturer og nogle virksomheder der faktisk kunne have glæde af at give deres medarbejdere nogle vilkår der matchede virksomhedsordningens fordi der netop blev taget en risiko det kunne være at man først fik udbetalt sin løn i

at der var et reelt overskud i virksomheden eller andre forhold der gjorde sig gældende men det det lyder til at der

er en villighed både fra fra venstres ordfører og

folk der er lønmodtagere ved at eje en meget lille andel af virksomheden kan blive beskattet gunstigere

virksomhedsejere det er selvfølgelig ikke meningen med med virksomhedsordningen og derfor er der grund til at

vi synes i radikale venstre at det virker som om regeringen har fået sat et meget målrettet plaster eller hvad man skal kalde det på det hul der er det er også det de fleste af høringssvarene peger på

man sådan set rammer det man man gerne vil og det man gerne vil lukke og dermed ikke i øvrigt forringer virksomhedsordningen

og venstres ordfører om et enkelt høringssvar som som måske siger at det er for meget

med en afgørelse for et par år siden og efterfølgende har

henvendt sig til skatteministeriet med den her bekymring om at der netop kunne være et hul i loven

blomstre meningen har jo aldrig været at man kan være reel lønmodtager og erhverve sig en minimal andel og at

via virksomhedsordningen ikke bliver indeholdt a skat og at topskattebetalingen kan minimeres eller faktisk helt

undgås og det er jo det som der er en reel risiko

der helt reelt kan bruge virksomhedsordningen og så der hvor der er gråzoner det var det jeg

så tager man en helhedsbetragtning så kigger man på er der instruktionsbeføjelse

man træffer en afgørelse så der er vi egentlig ret

i sf så vi kan støtte det her men jeg vil dog gerne støtte

dfs bekymring for hvor udbredt det her er blevet de senere år i bemærkningerne til lovforslaget kan vi jo også se at der har været en meget meget kraftig stigning i antallet af

over den udvikling at der er nogle der har fundet ud af

det samme med kommanditselskaber og derfor synes jeg også

der har været et misbrug og hvor omfangsrigt

måske svare på når han går på talerstolen lige om lidt er det umuligt at finde ud af det her eller er det meget dyrt

foretage sig i i de her tider

har en meget lille andel i for eksempel et kommanditselskab eller et andet skattetransparent selskab lovforslaget

det konservative folkeparti bakke op om for os er det vigtigt at vi har fornuftige og rimelige vilkår for vores erhvervsliv således at det ikke er skattereglerne som

til hinder for om man i en mindre virksomhed for eksempel kan spare op med den lave selskabsbeskatning som virksomhedsordningen giver mulighed for i forhold til indkomstbeskatning såfremt der altså er tale om virksomhedsdrift til gengæld synes vi naturligvis også

det er rimeligt at man ikke ved at anskaffe sig en mindre og ubetydelig andel af en virksomhed som er skattetransparent uden nogen reel erhvervsmæssig risiko skal kunne indtræde i virksomhedsordningen det skal selvsagt være sådan at man faktisk også reelt er selvstændig og har en reel indflydelse på virksomhedens drift

lovforslaget er jo som en række ordførere også har

at der skal findes pragmatiske løsninger

erhvervsdrivende og samtidig sikre at reglerne ikke udvandes eller udnyttes om man vil formålet med lovforslaget er at sørge for at lønmodtagere behandles som lønmodtagere og erhvervsdrivende behandles som erhvervsdrivende i skattemæssig henseende eller helt enkelt sagt at løn beskattes som løn skatterådet har i en henvendelse til mig fra to tusind og femten så det er jo et stykke tid siden advaret imod en uheldig praksis som betyder at lønmodtagere vil være at betragte som erhvervsdrivende ved blot at erhverve en ganske lille

at der efter den gældende skattepraksis er mulighed for via særlige selskabskonstruktioner at give lønmodtagere adgang til at blive

erhvervsdrivende men lønmodtagere hvorfor er der så nogle

benytte virksomhedsordningen og opspare deres løn til en foreløbig lav skat på to og tyve procent i stedet for at betale normal indkomstskat og eventuelt det tror jeg vil vise sig at have været tilfældet i mange af de her sager topskat

jeg har ikke noget ønske om at gøre det sværere for selvstændigt erhvervsdrivende at drive deres virksomhed men men

når et enigt skatteråd sender det der hedder en early warning altså en tidlig advarsel til mig som skatteminister

finde en en løsning på at håndtere det problem de

at sikre det som nogle ordførere efterspørger nemlig at det her

et målrettet indgreb og ikke noget der rammer for bredt og det har taget noget tid

folketinget nu behandler vi har i virksomhedsordningen nogle meget rimelige og og fornuftige regler og det er vigtigt at værne om

virksomhedsordningen giver nemlig de

konsolidere sig og opspare i virksomheden til den her foreløbige lave skat

til folk der er selvstændigt

erhvervsdrivende skal således ikke betale fuld skat af virksomhedens overskud før ejeren trækker penge ud

svares skat det siger sig selv

med lovforslaget

eneafgørende for om man bliver anset for

indkomstmodtageren ejer en andel af virksomheden

det eneste man kiggede på man skal nu fremadrettet se på de konkrete forhold for at vurdere om den pågældende person er

erhvervsdrivende herunder navnlig omfanget af den pågældendes konkrete risiko

hvis denne vurdering munder ud i at man anses for erhvervsdrivende kan virksomhedsordningen benyttes det er kun rimeligt og fair men hvis vurderingen munder ud

arbejdet beskattes som

hvornår der er tale om et lønmodtagerforhold og hvornår der

helt legitim at rejse og vi må gøre hvad vi kan i udvalgsbehandlingen for at få adresseret

jeg er selv både som skatteminister som borger og som folketingsmedlem tilhænger af at man meget entydigt i

det eneste afgørende er om man ejer en andel af en virksomhed eller ej uanset hvor lille den ejerandel af og hvordan forholdene i øvrigt er

holdbar

hvordan man kunne adressere det her og vi har også i skatteministeriet været i dialog med nogle af dem der har sendt høringssvar ind for

der er en anden vej frem for

derfor foreslår vi med det der ligger i lovforslaget det der efter min opfattelse gør at man i langt de fleste tilfælde ikke vil være i tvivl om hvorvidt man er lønmodtager eller selvstændig

ikke tale om nogen ny afgrænsning for der findes allerede en meget omfattende praksis via afgørelser og domme der netop omhandler afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende og den praksis

lige så gyldig som den var før er den gyldig også efter vedtagelsen

for at imødekomme den bekymring

bemærkningerne til bestemmelsen blive udbygget

lovforslaget og som jeg

har meget svært ved

det er så min klare opfattelse at vi med det her lovforslag har lavet et indgreb der er så målrettet som overhovedet muligt det var som sagt også et ønske fra

til den bekymring som dansk folkeparti rejser

af deres a indkomst eller på

men faktisk har fået den her meget

to år have været ret mange sager så hvorfor er der gået de to år har det været et

at finde en løsning på det her så har det handlet om netop ikke at ramme dem

har været at lave et målrettet indgreb

arbejdet med forskellige modeller og jeg har også som skatteminister sagt

var bekymret for at det

har vi så arbejdet med at lave et målrettet indgreb og sideløbende har vi

men men i min optik ikke nogen alarmerende udvikling det her handler om at

forslag vi sidder med her allerede et halvt år eller nogle måneder efter den her advarsel

været muligt men men i min optik

ikke sådan at der er sket en enorm og voldsom udvikling på området som følge

og derfor vil vi jo så også kunne se

om der er sket en udvikling gennem

de sidste par år så bare for at være helt sikker

ministerens kommentar forstås sådan at

i den lovbehandling og udvalgsbehandling der skal være så vil jeg se konstruktivt på det det kan

på et rigtig godt tidspunkt i forhold til at markere at vi er rigtig glade for de præstationer der

det skal ikke være nogen hemmelighed men vi står ved at vi synes at det have været lige så fornuftigt

lægge skal vi sige præmisserne til rette således at team danmark kunne have

den måde som man forberedte sig

de olympiske lege på men vi anerkender

her er en god anledning til at sige til nogen

så vi støtter forslaget

en bunden ud af kassen

markering af at der er ydet en flot indsats

trods alt er mennesker som rigtig mange danskere er

de danskere som har repræsenteret danmark godt og har

stor indsats ved ol og de paralympiske lege og har vundet en

og det gør man for at anerkende den store indsats som

anerkender dem der gør det godt for danmark og at vi hylder vores helte som jeg i hvert fald personligt synes

også selv om det er med tilbagevirkende kraft

al indkomst er skattepligtig

lille undtagelse og det synes vi egentlig grundlæggende er et godt udgangspunkt

og pl man skal give skattefrihed for

man vinder vm i fodbold eller em i håndbold eller hvad med alle

en god indsats for danmark med brandmanden der redder nogle folk fra

har kæmpet for os i udlandet eller hvad med en forsker der

også have skattefrihed det skal de så ikke i dag fordi al personlig indkomst principielt er skattepligtig

bare forhøjede den bonus

de har gjort en stor indsats for at sætte pris på det så derfor støtter vi lovforslaget men havde nok allerhelst set den anden model hvis

præmiebonus modtager de som anerkendelse for deres præstationer

nævnt af flere af de tidligere ordførere

præmiebonus for skat ønsker vi at give atleter en særlig belønning for at bringe medaljer og hæder fra verdens største idrætsbegivenheder hjem til danmark skattefriheden skal omfatte både de olympiske og paraolympiske vinterlege og sommerlege

en særlig skattefritagelse for

pl altså paraolympiske lege der får suppleret præmiebonus fra team danmark ved donationer fra andre på den måde vil den samlede præmiebonus svare til det ol

skal kunne modtage bonus af samme størrelse

to tusind og seksten så den kommer til at gælde for de medaljer der blev vundet ved

pl i rio sidste sommer

skat efter de regler der er så hvorfor er det mere særligt at have vundet en medalje end at være brandmand og have reddet et liv eller være sygeplejerske der har gjort det tilsvarende eller de

tusindvis titusindvis af mennesker

som gør en forskel hver dag hvorfor er det mere specifikt og

at sætte fokus på det her for vi

princip om at folk er lige for loven og derfor

betaler man den samme skat hvis man er i den samme objektive situation eller

liberal alliance på dette punkt måtte have opnået i regeringen det handler om at gøre præmier

tale om idrætsudøvere som har repræsenteret danmark og som har vundet præmier og som vi har været stolte af og som vi har set i tv og som vi har holdt med og der er tale om idrætsudøvere som har gjort en fantastisk indsats men ligesom

kan man jo også spørge om det

er her der er mest brug for en økonomisk håndsrækning det sværeste rent økonomisk er vel i det hele taget at nå frem til ol så hvis man skulle gå ind og støtte idrætsudøverne

i processen i forhold til at hjælpe flere idrætsudøvere med at nå frem til

og repræsentere danmark fremfor at give en skatterabat

en undtagelse fra reglen om at alle er lige for loven og at alle betaler den samme skat og en undtagelse fra princippet om at al indkomst i princippet skal være skattepligtig

en undtagelse fra et princip som som vi synes er

der redder liv og som hiver folk ud af en ildebrand

eller sygeplejersken eller lægen som redder liv på hospitalet

politifolk som hver dag

beskytter borgerne og og hjælper

ofte er involveret i faretruende situationer eller den folkeskolelærer som med sit lysende

brændende engagement i undervisningen hiver unge mennesker som

til andre måder at føre sit liv på ved at give dem viden og indsigt og inspirere dem til at leve et andet liv

sige kunne retfærdiggøre at de også fik

en mærkelig afgrænsning at man lige gør det i det her tilfælde så

er et mærkværdigt forslag altså at man lige præcis for den her lille gruppe

overraskelse for nogen her tror jeg at liberal

forfølger enhver mulighed for at give skattelettelser og så står jeg og bliver meget meget glad og tilfreds

være den her snævre gruppe der er skraldemænd og der er alt andet så jeg kan da

altså sf enhedslisten og alternativet har meldt sig på banen så det tegner rigtig godt synes jeg så hvis det

har banet vejen for den generelle holdning her i folketinget

er helt forfærdeligt at de ikke får nogle skattelettelser

jo ikke højere i danmark end at det her var måske helt overflødigt og så lavede vi ingen forskelsbehandling så på trods

at vi fik gennemført en ordentlig politik som ikke betød at man skulle lave den her slags lappeløsninger og så videre men

bemærkning om at det er med tilbagevirkende kraft og han har så nævnt at det bør være med lang tilbagevirkende kraft

ja det er velkendt at man gerne vil have skatten ned

stadig væk skulle være lighed i forhold

en skattelettelse for alle danskere så indsnævrer vi behovet for den slags lappeløsninger her i fremtiden men vi placerer os ikke her i folketingssalen og stemmer imod et forslag der giver skattelettelser selv om det gør os til en bestemt gruppe så

poulsen er med til at gennemføre liberal alliances skattepolitik

skattelettelserne i landet at starte med

skal skattefritages hvis det er er første skridt på vejen i liberal alliances plan om at give alle danskere skattelettelser så al ære og respekt for det

man skal starte med et trin ad gangen

kommet med her i salen i dag jeg mener i den grad at vi skal anerkende og bakke op om vores idrætsudøvere og jeg tror at det her

noget nær det mest upopulære at sige nej til

i det her lovforslag der simpelt hen vil starte en steppebrand af ønsker om at der er særinteresser der skal have skattelettelser

det kunne være en brandmand det kunne være en kunstner det kunne være det ene og

også gerne vil promovere visse dagsordener og en gang imellem vil vi også gerne give lempeligere vilkår for

omstilling det kunne være klimaet vi gerne

hånd det kunne være iværksætterne det kunne være alt muligt andet det kunne være nogle der var socialt udsatte det kunne

noget man i al fordragelighed godt kan foreslå selv om vi synes at det er en meget meget

en lille gruppe af idrætsudøvere der gør en stor forskel kæmper for danmark giver

at de paralympiske deltageres

at der kommer en anden præmiesum til dem der deltager

måske kunne man gøre det sådan hvis man ville præmiere vores ol guldvindere på en

otte og tredive og går i små sko

regeringen gerne vil give det her lille ekstra beløb til nogle mennesker der har gjort en stor indsats

vil vi ikke stå og sige nej til det men vi synes

at man måske hellere skulle overveje

til at guldfireren ikke længere kan vinde guld fordi

er bagefter og står ikke til en medalje men han kæmper og han kæmper han gør en kæmpe indsats desværre kunne det kun række til en

haft noget han havde ikke gjort en indsats nu sker der så det at to at dem der ligger foran eller nogle af dem der ligger foran styrter lige på den sidste nedkørsel med det resultat at

han gjort en indsats altså undskyld

er sportsudøver inden for en disciplin som der bare ikke er penge i

relativt mange sportsdiscipliner

få en skattefritagelse af den her bonus men det ville jo også betyde noget hvis

er fantastisk når nogen repræsenterer danmark

fald nogle hvor man på ingen måde kan leve af er nødt til at have et et arbejde ved siden af så der er enorm stor forskel

økonomisk formåen for for topfodboldspilleren

undtagelser som der også står i bemærkningerne til lovforslaget og

for nogle andre områder blandt andet nobelprismodtagere

er at vi siger at man man skal betale skat af

sin lønindkomst eller hvordan man ellers bliver beskattet og der er man lige for

have nogle generelle regler for hvordan vi beskatter folk det synes jeg egentlig er et retsprincip

stadfæstet princip inden for skatteloven det tror jeg faktisk selv skatteministeren vil sige

er noget underligt noget så må man ændre på lovgivningen generelt så alle

sidestillede

at skulle vise sin taknemlighed og

beundring over alt muligt gennem skattelovgivningen altså jeg tror da at dem der måske er blevet modtaget i

kunnet mærke at folk har været begejstrede over at der er blevet vundet

i fodbold eller hvad det nu kan være

sportsudøvere som vi har nogle af i det her land

men de bliver ved fordi de er så begejstrede for

ikke nemt for nogen af dem og så andre der tjener kassen og det skal også være dem vel undt men

det er et lovforslag som vi fra konservativ side er meget store tilhængere af vi synes det er meget rimeligt at

som gør en ekstraordinær indsats for danmark og vinder hæder

også belønnes for deres indsats

med til at samle nationen og gøre os stolte når det lykkes at få dannebrog til tops ved de olympiske lege

dem beholde deres medaljepræmier selv i forvejen

er de medaljebonusser som de danske sportsudøvere

i forhold til mange andre lande altså i den absolut helt lave ende og når der så samtidig skal afregnes en meget høj meget høj skat af

den økonomiske gevinst meget meget lille i forhold til den store indsats det kræver på baggrund

vi fra konservativ side at det er meget fair og rimeligt at lade medaljevindere beholde deres bonus helt og fuldt

to tusind og seksten endelig synes jeg også det er vigtigt at nævne og det har ikke været nævnt endnu i debatten at su modtagere

om på nu således at man ikke bliver modregnet i su hvis man får udbetalt en medaljepræmie med de ord

vil jeg sige at det konservative folkeparti bakker

bare spørge det konservative folkeparti om

ud over det principielle synspunkt at alle indkomster er skattepligtige bare kunne hæve præmiebonussen tilsvarende

den løsning det kunne så være en million kroner ekstra hvert fjerde

at vi hylder dem som

det vi vil helt simpelt når der bliver vundet medaljer til danmark synes vi det er rimeligt at udøverne får lov til at beholde deres medaljepræmier

et mindre lovforslag med en mindre

vi giver en særlig anerkendelse og belønning til de atleter der bringer medaljer og hæder hjem til danmark fra de olympiske og de paralympiske lege som er verdens største idrætsbegivenhed

hvor et bredt udvalg af idrætsdiscipliner er repræsenteret det kan man jo bruge som argument i

snitfladen til vm i fodbold og andre ting hvis man nu vil det

jeg vil gerne fremhæve at lovforslaget også indeholder en fritagelse for den yderligere præmiebonus som sommerens paralympiske atleter modtog fra elsass fonden og som bragte deres samlede præmiebonus op på niveau med de olympiske atleters

komme med så mange kommentarer til den debat der har været ud over

søren søndergaard for et levende

sige til herre dennis flydtkjær

konservatives ordfører at vi også har haft overvejelser om det der med at give en større

en tidligere regering igen vk regeringen

og der endte det med at man ikke kom

med en skattefritagelse men at man forhøjede præmiebonussen udfordringen ved at forhøje præmiebonussen er jo

de olympiske lege er nogle sportsgrene hvor der ikke er mange penge men der er også

jeg eller muligvis af andre årsager er der nogle af de atleter der har valgt at bosætte sig i et andet land end danmark det kan også være relevant i forhold til deres sportsgren men hvis de

gør det på på den her måde og derfor synes vi

for at væddeløb og de sportsgrene der er knyttet hertil

til sporten der så må finde sine tekniske og praktiske muligheder for at udbrede og gennemføre spillet gennem en eller flere operatører kun herved

der er naturligvis en række spørgsmål som vil kalde på afklaring i forbindelse med udvalgsbehandlingen det er jo sådan at spil på væddeløb er spil der i ikke uvæsentlig grad baserer sig på viden og derfor er det

på mange måder at foretrække frem for rene tilfældighedsspil formidling og information er imidlertid helt nødvendig og må naturligvis indgå som en del af det der skal bruges penge på fra spiludbydernes side fra socialdemokratisk side støtter vi lovforslaget og vil aktivt tage del i den fortsatte behandling gennem udvalget frem mod de nye rammer for spil

lovforslag hvilket jo blandt andet har den positive effekt at der bliver en bedre mulighed for beskyttelse af spillere mod ludomani

del af lovforslaget

anden del er noget der har været noget mere opmærksomhed på og det er liberalisering af

har haft store problemer igennem mange år og som har været debatteret igennem rigtig lang tid fordi der både

faldende omsætning og faldende interesse branchen har jo selv haft et stort ønske om en liberalisering fordi den

skabe en større sammenhæng mellem spillet

ved at vi ud over den her afgift på spil der er i forvejen laver en

tilfalder den danske hestevæddeløbsbranche det tror jeg vil være en positiv måde

lave de her fastoddsvæddemål altså det som man nok typisk kender via oddssystemet hvor man kan oddse på en fodboldkamp

på hestevæddeløbsområdet fordi man så

spillede på to fodboldkampe og så

et par hestevæddeløb eller der kunne sammenhæng i den måde som folk spiller på og

mere interessante kombinationer det synes jeg

fordi de selv i større grad kan påvirke deres økonomi og fremtid og det synes vi er ganske fornuftigt derfor kan vi i

mindre monopolspil og indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten baggrunden for lovforslaget er analyser af udviklingen på spillemarkedet samt erfaringer og ønsker fra heste hunde og brevduesporten og der er enighed om at der er behov for at foretage ændringer på spilleområdet jeg skal ikke lægge skjul på

liberalisering af hestevæddeløb er noget der har ligget venstre meget på sinde og som vi har kæmpet meget for så i venstre er vi meget tilfredse med lovforslaget danske spil her i dag monopol inden for hestevæddeløb og den nuværende model har ikke formået at opretholde interessen blandt spillerne siden to tusind og syv har omsætningen været faldende hvilket har været negativt hestevæddeløbssporten spil på heste er en vigtig del af miljøet og traditionen

for hestevæddeløb i danmark hestesporten er også med til at skabe beskæftigelse og udvikling og aktiviteter i landdistrikterne

med lovforslaget ønskes der indført et særligt bidrag på otte procent af omsætningen

væddemål på danske hestevæddeløb og det er vores håb at vi med liberaliseringen af hestevæddeløb får givet hestesporten hestesporten i danmark bedre muligheder for at udvikle sporten og spillene til gavn for væddeløbsbaner rundtom i hele landet og til gavn for hestesporten i det hele taget aftalepartierne ønsker derudover at liberalisere onlinebingo for at få spillerne fra det uregulerede marked ind på det danske regulerede marked med beskyttelse af spillerne og

spiller på det uregulerede marked i dag skønnes det uregulerede marked for

at være næsten dobbelt så stort som det regulerede og det vil vi gerne ændre den nuværende monopolmodel er ikke længere den bedste model til at varetage de hensyn der er bag spillelovgivningen vi synes i det hele taget at det er

de her områder på vegne af venstre skal

indføre en støtteordning for

involverer en liberalisering af online bingo og det bliver så gjort med det formål at få kanaliseret spillerne fra det uregulerede marked ind i et dansk reguleret marked med dertil hørende dansk beskyttelse af spillerne og det er jo sådan set isoleret set godt

alle må være klar over det tror jeg også at de partier som står bag den her aftale

også vil føre til mange flere udbydere og en meget mere aggressiv markedsføring og den problematik

der er så også en liberalisering af hestevæddemål blandt andet med det formål at få øget interessen for hestevæddeløb der indføres et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten på otte procent af omsætningen på danske hestevæddemål og det er jo også hvad

sige en incitamentsstruktur man laver som vil give et kraftigt incitament til en aggressiv markedsføring

også en liberalisering af hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer blandt andet med det formål som det er beskrevet at få øget interessen for sporten samlet set følger den her lovgivning jo efter liberaliseringen i to tusind og tolv der gjorde det muligt for alle udbydere der lever op til en række krav at kunne udbyde væddemål og online kasino i danmark spil på heste og hundevæddeløb blev dog under danske spil men disse skal nu også liberaliseres sammen med brevdueflyvning og online

at komme det grå spillemarked til livs og sikre at udbydere tager hensyn til tvingende almene hensyn som det hedder og de er

som værende at holde forbruget af spil om penge på et moderat moderat niveau at beskytte unge eller andre udsatte personer fra at blive udnyttet gennem spil

eller udvikle afhængighed af spil at beskytte spillerne ved at sikre at spil udbydes på en rimelig ansvarlig og gennemsigtig måde og at sikre offentlig orden og forhindre at spil tjener som støtte til kriminalitet

ser på hvor mange reklamer der er

for alle mulige og umulige spillemuligheder

to tusind og tolv liberaliseringen ikke umiddelbart ser ud til at kunne sikre et moderat niveau

så vores

er at liberaliseringerne på det her område alt andet lige medfører en stigende aktivitet og flere reklamer for spil som kan lokke sarte sjæle med ludomaniske tendenser og liberaliseringen af online kasino har jo medført en markant vækst i markedsføringen af disse for eksempel i tv reklamer og det kan man jo konstatere ved bare at

på trods af nogle af de gode intentioner der også ligger i det

vi kunne nå målstregen

og det spørgsmål der ligesom har spøgt i kulissen hele vejen igennem har jo været hestesportens situation og de væddemål der knytter sig dertil

det var nødvendigt hvis den skulle overleve i danmark

en håndsrækning og fundet en model og så må vi håbe at interessen og engagementet omkring det kan bære for

herre orla hav har jo ret når han peger på den kultur

aktivitet der er blevet svækket i de senere år og derfor kan man spørge sig selv om den overhovedet kan overleve på sigt det må vi håbe nu giver vi den en håndsrækning og det er jo så undersøgt at det også er en lovlig model

nogle liberaliseringer i det her forslag og derfor kan man

leve op til at være en borgerlig skatteminister sådan at

liberalisering altså en privatisering af danske spil i danmark

mulighed for konkurrence og frihed og alt hvad jeg går ud fra at man også taler om i i skatteministerens parti

at vi en dag kommer dertil med en borgerlig skatteminister men vi støtter forslaget tak

nogle sportsinstitutioner rundtomkring i landet der kan komme til at lide et gevaldigt knæk ved det her

der er også en risiko for at vi kommer til at

forfordele sportsgrene som måske egentlig ikke har

uden massiv støtte der skal vi jo have fundet ud af hvad der er op og ned og vi har ikke været med i de her forhandlinger tidligere så jeg vil simpelt hen sidde med store ører og lytte til resten af behandlingen og så vil

enten andenbehandlingen eller efter udvalgsarbejdet

radikale venstre nej så vi fortsætter og så må vi

radikale venstre kommer tilbage

vi venter lige et halv minut

at ordføreren er til stede nu man behøver ikke at løbe det

rigtig liberalisering grunden til at vi går ind for den her såkaldte liberalisering er jo ikke fordi vi ønsker at der skal være mere spil og at det skal på private hænder det er fordi man kan se på det her

et dobbelt så stort marked uden for danske spil altså et ureguleret marked hvor vi ikke kan beskytte forbrugerne og sørge for at spillet foregår på en ordentlig måde derfor synes vi at det er fornuftigt at sige at flere end danske spil kan udbyde onlinebingo fordi

også få reguleret det marked så det foregår på en ordentlig måde over for dem der spiller så vi forhåbentlig kan undgå ludomani og

støtter den her liberalisering fordi vi sådan set mener at

bedre den anden store klump i lovforslaget er den her

det jo noget der fylder rigtig meget i de byer og de egne hvor man har hestevæddeløb og hvor det har været en stor del af

skive travbane for nogle år siden og fik et indblik i hvor frustreret man var over danske spils måde

jeg fornærmer dem jeg besøgte at det var man stærkt utilfreds med og syntes

været en en god udbyder af hestevæddeløb

det kommer man så med det her lovforslag

herre leif mikkelsen fra liberal alliance var meget ærlig

nogen garanti for at det nu vender for hestevæddeløbssporten med indtægter og tilskuere og så videre det kommer jo helt an på om man nu kan finde et produkt

det er nu op til sporten selv at bevise at de kan det

fordi man troede på at man

at de så kan få noget ud af det her er udmøntningen af et forlig som vi

og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten

for andre er det bare noget af det vigtigste og det

sikre med den her aftale er at specielt

noget som hestevæddeløb som betyder rigtig meget for

vi havde et system der ikke rigtig kunne opretholde det

der er også grænser for hvad vi kan og hvad vi skal gøre herinde men nu har vi i hvert fald fjernet en forhindring og også prøvet

lyde lidt mærkværdigt som som de radikales ordfører også var inde på

netop for at få en eller anden sikkerhed for at vi faktisk ved hvem de her mennesker

en ludomaniindsats og så videre

nogle af dem der følger med men det popper i hvert fald op

det kan algoritmerne jo godt finde ud af

end det for eksempel er ved heste og hundevæddeløb

er ret veldokumenteret hvilke former for spil

ret klart i aftaleteksten at det

de frivillige organisationer alle dem der nyder

også rigtig vigtigt at sikre dem i den nye

været bekymringer om lige præcis

er man laver derude jamen risikerer vi noget her der har vi prøvet at skrue en model sammen så vi sikrer en stor del af de frivillige og og idrætsorganisationerne og så videre men

ske nogle ting og derfor har vi også udligningsmodellen det er ikke mellem kommunerne men det er statens model til at sikre at hvis spilaktiviteten skulle falde mere end man regner med jamen så dækker man en del af det tab

udlodningsmidlerne bliver jo udloddet i forhold til den aktivitet der er inden for

har vi fået op på tres og det betyder jo så også at der er en lidt større grad af sikkerhedsnet

dem der kunne risikere at få

udloddet lidt mindre hvis spilmønstrene ændrer sig meget

om fremtiden men jeg regner med at når vi skal mødes igen

mener jeg vi har aftalt så ved vi også lidt mere om hvordan spilmønstrene har udviklet sig vi kan allerede

at der er nogle typer af spil som er i hastig fremgang og så er andre typer som som forsvinder

på på det også og indretter vores system og udlodningsmidlerne efter den udvikling der er

som stat modtager rigtig mange penge i afgifter på baggrund af folks spil og på den anden side siger at folk spiller uanset hvad så prøver vi også at gøre en indsats for at hjælpe dem der kommer i problemer de fleste kan heldigvis godt håndtere det men når vi som stat og som samfund får penge ind

via det her spilforbrug har vi også en

at sikre at der fortsat vil komme udlodningsmidler ud

i det her arrangement

god aftale og vil også gerne rose

heste og hundevæddeløb og kapflyvning med duer derudover indføres

aftalen og bakker naturligvis op om lovforslaget vi bakker generelt op om liberaliseringer hvor det giver mening og det synes vi bestemt det gør

hvor det uregulerede marked vurderes til at være dobbelt så stort som det regulerede marked så i den her sammenhæng giver det jo i den grad mening for os derudover indeholder

at der indføres et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten som

som så indføres her og den del af lovforslaget kan vi naturligvis også bakke op om så vi kan samlet set støtte lovforslaget

i år vedrørende en liberalisering af

hundevæddeløb og sidst

som skatteminister tilfreds med at det er lykkedes at få en bred politisk aftale der sikrer at det danske spilmarked fungerer på en

efter min opfattelse hensigtsmæssig måde

den anden del af den politiske aftale

sytten altså i år om en ny fordeling af udlodningsmidler til velgørende formål det frivillige foreningsliv spiller nemlig en kæmpestor rolle for vores samfund og de mange danskere der hver evig eneste dag enten er medlem af en frivillig forening er aktiv i en frivillig forening eller hjælper til som frivillig i en frivillig forening

vi har en model der sikrer de frivillige og det foreningsliv stabile økonomiske

er den model vi har valgt i danmark hvor vi tager en del af overskuddet fra

og en model som som vi bør værne om det ligger mig meget på sinde som skatteminister

som politiker i almindelighed og der er det altså afgørende at vi har en model der sikrer stabile økonomiske rammer den model har vi fået med

den nye udlodningsmodel som et bredt flertal

er enige om det kan vi være meget tilfredse med og det er jeg

men det vil blive fremsat af kulturministeren for det er kulturministerens ressort i næste samling men vi forhandlede altså de to ting samlet i efteråret og

danske spilmarked som blev påbegyndt i to tusind og tolv

og heste og hundevæddeløb åbner vi det danske spilmarked endnu mere for dermed

og mere konkurrence liberaliseringen betyder så samtidig at

en rimelig ansvarlig

i dag skønnes det uregulerede marked for onlinebingo at være næsten dobbelt så stort

forud for liberaliseringen af de spil i to tusind og tolv liberaliseringen dengang sikrede at

har det samme formål nemlig at sikre at der er et attraktivt udbud af spillet og dermed at få kanaliseret spillerne

marked ind i det danske regulerede marked med beskyttelse af spillerne og også

og den her liberalisering sikrer også at vi fremadrettet

hestevæddeløbssporten

til at understøtte sporten det er jo en model

og en model som har været brugt med succes

fordelen ved den her støtteordning er at der skabes et samspil mellem hestevæddeløbssporten og spiludbyderne idet bedre

hestevæddeløb skaber muligheder for bedre

hestevæddeløb og spiludbyderne vil fremadrettet få vid mulighed for at sammensætte spændende væddemål på

poulsen som jo nævner det her med ludomani at det kommer vi tilbage til

skal vi senere på året diskutere ludomani

der har vi som sagt sat nogle penge af til at sikre at når vi nu liberaliserer

og herre leif mikkelsen efterspørger men men jeg bliver nødt til ærligt at indrømme at det ikke er mit ressort men finansministerens så det er ham herre

komme frem til det rigtige resultat og

der bliver arbejdet på på de interne linjer men med de ord

at være med til at opdrætte brevduer til den sport så

det er faktisk en stor interesse

væddeløbssporten selv er med til både at ro og sætte retningen på hvordan man får det bedst mulige resultat ud af det her til at opfylde de

intentioner som de fleste af os har givet udtryk

at vi får et løft på specielt hestevæddeløbssporten

at det er hestevæddeløbssporten selv der har fingeren på pulsen og foden på

til hestevæddeløbssporten som en god mulighed for at komme i gang

og der er sendt et klart politisk signal

tilkendegivet at der må vi kigge og det vil jeg gøre som skatteminister hvis jeg har noget at skulle have sagt til den tid med konstruktive øjne

på de problemer der så måtte opstå men jeg håber ikke der bliver problemer jeg håber det bliver en

sætte retning på det og det er jo det der incitament

hvis der er behov for at ændre på tingene hvem er det så der har bevillingen der gør at man kan ændre på det er det skatteministeren der kan tildele den bevilling således at sporten selv sørger for at organisere den måde man vil have spillet gennemført på jeg har lidt brug for at få ministeren til at bekræfte at det er sporten selv som har fingeren på pulsen og

havner vi nemt i den situation igen at sporten

andre spillere kommer ind på markedet og den konkurrence og meraktivitet kan føre til

til til at sporten kan agere inden for den lovgivningsmæssige ramme vi sætter op her og hvis der er behov for at se på at justere det ad åre

at sige at den første ordfører sidder fast i trafikken men nu kan jeg se at herre rasmus prehn er mødt frem i salen skal vi tage den næste ordfører først så ordføreren får lov at lande eller vil ordføreren op tak vi starter i den rigtige rækkefølge men

den første ordfører er så herre rasmus prehn socialdemokratiet

derfor var jeg lidt tidspresset forslaget her i dag er noget vi har set frem til i lang tid

nogen tvivl om at foreningen ældre sagen faglige seniorer og andre foreninger der

at gøre opmærksom på at der er noget uretfærdigt og uhensigtsmæssigt i at man partout fordi

fylder fem og halvfjerds år

kørekort forlænget det er en

det er en form for diskrimination af folk der har en bestemt alder fordi vi kan se at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem det at man er blevet ældre

det at man skulle være til fare for nogen i trafikken der er blevet lavet

op til flere undersøgelser

det er altså ikke sådan så man kan se nogen direkte sammenhæng mellem det at

kigger vi på vores naboland sverige som vi ved er

har de faktisk ikke nogen regler om at man skal

det har man ikke i sverige men de har ikke flere uheld end vi har i danmark faktisk er det sådan at det vi kan se i danmark er

ikke noget grundlag for at sige at det er de ældre der

starte tilbage i to tusind og femten hvor vi hævede aldersgrænsen fra halvfjerds til fem og halvfjerds år nu hvor vi kan se

går dertil at vi ændrer det

ikke skal have noget bestemt tjek fordi man har en bestemt alder derimod er det op til den praktiserende læge

også i en yngre alder kommer derhen hvor man på grund af sygdom ikke er

gribe ind på det her område det er en mere hensigtsmæssig mere rimelig ordning der ikke gør at fordi man

er fyldt fem og halvfjerds år skal man diskrimineres af at skulle rende til lægen

for at få fornyet sit kørekort det har været

raske rørige ældre mennesker

sætte turbo på det her arbejde og sikre at det kom med på lovprogrammet også tak til den nye minister

fortsætte det her arbejde jeg fornemmer at der er relativt bred opbakning i folketinget

at flytte det her videre det skal lige understreges at det

lovgivning vi laver for kørekort til almindelig bil når det handler om busser og

er en del mere på spil har vi ikke åbnet for det her

jeg forstår det sådan at man lægger op til at den her nye lov

skal træde i kraft per første juli i år så der sidder altså formentlig nogle hjemme bag fjernsynsskærmen og holder øje med det her og siger

bærer frugt og vi får det ændret og vi kan lytte her på på christiansborg så det er vi glade

kom med nogle konklusioner som klart sagde

en aldersgrænse af mange af de årsager som de

er jo pokker til forskel på om man hæver en aldersgrænse som vi gjorde for et par år siden fra halvfjerds

nu har det fungeret i nogle år og det virker til at det fungerer uden at det

ind i det her stof og

der må det være op til lægen løbende at holde øje med sine patienter og sige til hvis

et sundhedsmæssigt aspekt der gør at vedkommende ikke skal fortsætte med at køre bil

den seneste opgørelse viser at ud af dem

her aldersscreening er det kun tror jeg en

sorteret fra på det her område derfor er vi rimelig trygge ved det her men vi vil gerne følge området og jeg

vi ikke helt ved og hvis man læser

år til fem og halvfjerds år nu tager man så om jeg så må sige skridtet fuldt ud og ophæver aldersgrænsen og uden egentlig at vide hvor vi står i

om vi skal lægge nogle elementer ind i en eventuel betænkning

ligesom enhedslistens herre henning hyllested er vi fra

at at rigtig meget erfaring viser at de mennesker der

også en meget uhyggelig tendens til at også yngre mennesker bliver ramt af demens

jo så være at lægen skal være anderledes

ældre over fem og halvfjerds år

en stor omkostning for de ældre og

at det er et meget stort og dyrt apparat

der der bliver sat i gang og en

synes vi i hvert fald unødig foranstaltning

at du har kørt det bil du skal i det her liv

men også at de ældre selv påtager sig et ansvar nu

måske er nogle ændringer i en persons liv der gør

lastbiler og bus og erhvervskørekort der vil jeg så lige

der forhåbentlig snart kommer en ny taxalov der har vi fjernet erhvervskørekortet

på nuværende tidspunkt opfordre til at taxachauffører der

gang på gang siger at vi skal arbejde længere så er det jo rart at man måske også har en bil

er et rigtig godt forslag og vi er

stigende og så helt at ophæve aldersgrænsen det betyder jo i bund og grund at der kommer til at ligge en masse kørekort om så må sige rundtomkring i de i de gamle hjem

så kan aktiveres

hos den ældre selv som man bliver tvunget til at

som sagt er vi ret trygge ved det her

man bliver måske lidt langsommere i reaktionerne

at en bilist på fem og tyve år som tror at han er udødelig er væsentlig farligere for trafiksikkerheden

i mørke ikke kører i glat føre ikke

når når der er myldretid hvor trafikken er kompliceret

også noget af det dtu undersøgelsen viste i sin tid og det har måske noget at gøre med at de ikke optræder så hyppigt i

så det tror jeg egentlig spænder over et meget

har holdt mange møder forberedt meget og

det er virkelig noget der har taget lang tid men det er også noget der har fyldt meget i folketinget gennem årene og derfor synes jeg

skelsættende dag i dag hvor vi endelig

efter min bedste overbevisning er diskriminerende lovforslag l to hundrede og en som vi behandler i dag skal være med til

ændre færdselsloven så personer over fem og halvfjerds år ikke længere skal have deres kørekort fornyet oftere end de øvrige aldersgrupper for det er jo der hele diskrimineringen ligger eller som lovforslaget måske betegner gruppen over fem og halvfjerds de ældre man vil med lovforslaget ophæve reglerne om gyldighedstid for kørekort til ældre

vi vil gerne gøre det nemmere for de ældre at have kørekort og det indfrier vi med lovforslaget i dag

det nemmere for de ældre borgere at have kørekort skal det selvfølgelig være uden at man går på kompromis med færdselssikkerheden og det vil jeg på venstres vegne også gerne slå fast lovforslaget gør op med de såkaldte aldersscreeninger som man med de nuværende regler skal have hver gang et kørekort skal fornys

kan man ikke køre bil fordi man med alderen skulle blive mentalt og fysisk svækket og derfor udgør en fare for trafiksikkerheden ikke alene mener vi at vi

men forskningen understøtter jo også det synspunkt og der er intet videnskabeligt belæg for at ældre bilister skulle udgøre en større trussel for trafiksikkerheden end andre aldersgrupper vi mener godt at lægerne fremadrettet kan vurdere om en given ældre person

har jeg i hvert fald fuld tiltro til og så ligger der jo

personligt ansvar som også gør at vi stadig væk sikrer trafiksikkerheden uden de obligatoriske lægetjek ikke alene synes jeg kan det virke en smule diskriminerende men

også det at man vælger at betvivle denne aldersgruppes kunnen og formåen blot fordi

det er jo også en stor ekstra udgift som vi pålægger den gruppe af borgere

spurgte ind til hvor mange udgifter vi i grunden talte om

og det er efter min bedste overbevisning helt unødvendigt vi har fra venstres side i flere år foreslået at vi skulle fjerne aldersgrænsen for det obligatoriske lægetjek

fornyelse af kørekort og derfor som jeg sagde indledningsvis glæder jeg mig da også særligt over når vi står her ved førstebehandlingen i dag at alt i alt er lovforslaget jo med til at

som det har været for de ældre når de har skullet forny deres kørekort jeg vil som sagt

kan glæde os over det og jeg håber også at det ender med at

er sådan et forslag som sender det helt rigtige saglige signal nemlig at det er et spørgsmål om hvordan man kører en bil mere end det er et spørgsmål om hvilken alder man har med det

skal også hilse fra de konservative som desværre ikke kunne være her og sige at de også

at ophæve aldersgrænsen fordi det jo blandt andet kommer til at betyde at der kommer til at ligge kørekort med gyldighedsperioder på femten år rundtomkring i de små hjem om jeg så må sige

ligger der altså et kørekort der kan bruges

en og tredive fremsat om at hæve aldersgrænsen og i november fjorten blev lovforslag

fremsat som så skulle slå fast at aldersgrænsen blev hævet fra halvfjerds år til fem og halvfjerds år det blev vedtaget

femten og nu står vi så i sytten det er jo trods alt inden for tre

hele vejen igennem været imod den her udvikling og det er vi selvfølgelig af færdselssikkerhedsmæssige

ni og tres blev fremsat og vedtaget

der er noget som helst nyt og jeg synes måske navnlig at den der rapport der blev fremsat af den arbejdsgruppe som den tidligere socialdemokratiske regering nedsatte

når man går den igennem ser

for det ene og for det andet men den konkluderer altså også at der fortsat bør være en fast

nogen som helst steder fra at det skulle

på trods af at den altså kun er et par år gammel

anbefalingen er jo begrundet i at der faktisk finder en

sted blandt de ældre altså det at mange ældre når de når frem til lægetjekket der ved fem og halvfjerds års alderen

i stand til at føre en bil forsvarligt og så selve lægetjekket

som gør at det kun er de bedste fysisk set og

ulykkesstatistikkerne

ved en fuldstændig ophævelse af aldersgrænsen ophæver

den alderssvækkelse som jo er uomgængelig

det betyder som jeg sagde at mange kørekort

jeg synes at der foreligger nogle meget vægtige høringssvar

lægeforeningen advarer og argumenterer med den almindelige svækkelse i forbindelse med alder af

henviser i øvrigt til en tysk undersøgelse tyskland og sverige

til en tysk undersøgelse som netop siger at ved det fem og halvfjerds

rådet for sikker trafik er bekymret og problematiserer i høj grad den svenske ordning og mener at kunne gøre rede for at her diskuterer man om man skal vende tilbage

gøre ligesom vi gør i danmark i dag

de nugældende regler hvad har det betydet at vi hævede aldersgrænsen fra halvfjerds

til fem og halvfjerds år rigspolitiet efterspørger en lægefaglig vurdering og

om så rigspolitiet er på lægeforeningens side i det spil ved jeg ikke rigspolitiet har tidligere ved de her behandlinger af aldersgrænser været meget skeptiske over

for de tiltag og dansk kørelærer union siger direkte bygget på erfaringer fra medlemmerne at det vil forringe færdselssikkerheden på de danske veje kort og godt jeg tror det er mange års lobbyvirksomhed

men man svækkes altså med alderen skulle jeg lige hilse og sige jeg er selv tre og tres år og jeg er ikke så god en bilist som jeg var for femten år siden jeg har ikke den samme hørelse jeg har ikke det samme syn og jeg har ikke den samme reaktionsevne det synes jeg måske man skulle tænke over vi er i hvert fald i enhedslisten meget alvorligt bekymrede for

et helbredstjek ved hver fornyelse baggrunden for den generelle aldersscreening er at opfange de ældre som er så dårlige at de ikke længere bør køre bil forskningen på området viser imidlertid at det ikke har en positiv indvirkning på trafiksikkerheden og at screeningen kun i meget få tilfælde fører til at de ældre rent faktisk ikke

kørekort fornyet når man holder det faktum op imod hvor indgribende aldersscreeningen er for den enkelte både økonomisk og personligt giver det rigtig god mening at fjerne

den øvre aldersgrænse på fem og halvfjerds år og jeg synes egentlig at dansk

en urimelig diskrimination mod de ældre

jeg synes at lovforslaget er

fremhæve at man jo i vores nabolande sverige og tyskland klarer det helt fint

have en potentielt diskriminerende praksis over for

alternativet kan helt klart støtte op omkring at

bliver ældre og ældre og lever på andre måder end

også drage en parallel til vores

naturligvis ikke skal diskrimineres i trafikken da vi ikke kræver at at

førere af køretøjer skal lægge deres høretelefoner eller på anden

af den måde man gør det på

ordføreren er opmærksom på at det i den rapport der blev lavet af

den tidligere socialdemokratiske regering i jo netop fremgår

for nogle grupper i samfundet der har fået kraftigt forøget levetid og hvem der ikke har

redegørelsen om landdistrikterne men jeg anerkender jeg anerkender

at vi selvfølgelig skal sørge for at vores læger har det her skærpede tilsyn i forhold til til vores ældre borgere og jeg anerkender også at man bliver svagere

have den her praksis med at diskriminere over en kam ud fra en alder

er det vel egentlig fornuftigt at have et eller andet sted

eller hvilken socialgruppe man tilhører og så videre

har fået frakendt deres deres kørekort så så jeg mener at

holdning til at man bliver ældre

og så er man svagere det er jo ikke sandt i alle tilfælde

halvfjerdserne og starten af firserne er med i to en halv en gange så mange ulykker som folk i halvtredserne

som kigger på ulykker

i danmark angiver i deres høringssvar at det åbenbart især er i kryds at

er impliceret i ulykker lægeforeningen har også med deres faglighed en gennemgang af

ældre kan være dårligere i trafikken

noget bevis for at den her test har nogen effekt jeg

ikke rigtig ved hvor mange der har fået frataget deres kørekort ved de her test der ligger nogle tal fra sønderjylland fra to tusind og to altså femten år gamle tal fra én landsdel

kørekort ved at komme til den her test

frivilligt er stoppet med at køre bil efter samtale med lægen eller samtale med pårørende når de skulle hen til den her test det ved man ikke derfor

effekten helt præcis har været inden man tager stilling til det her det

der er kommet ud af de her test så

godt være med til diskutere skal have en anden test

være hvert år for de firs årige man kunne godt diskutere en masse ting vi var også med på at hæve grænsen til fem og halvfjerds år i stedet for halvfjerds år men vi synes man egentlig burde lytte til rådet for sikker trafik og

man har lavet i danmark det synes jeg godt man kunne have ulejliget sig med inden man man fremsatte det her lovforslag så derfor

stemmer vi imod som som det ligger her

synes at man uanset hvad godt kunne undersøge hvad der

i dag sytten og fem og tyve år gennem nogle ekstra tjek det foreslår sf godt nok ikke men en aldersgrænse for at beholde sit kørekort hører om jeg så må sige gamle dage til vores seniorer er faktisk rigtig okay

bilister og de er også i stand til at se kritisk på sig selv

selvfølgelig kan nogle mennesker blive så svækkede af alderdom at de ikke længere kan køre bil men alt tyder på at de til gengæld har en meget stærk samvittighed og derfor af sig selv eventuelt efter samtale med familien dropper bilen vores konklusion er at

ældre medborgere både er okay bilister og ansvarlige

fysiske skavanker og mentalt forfald

det møder jeg da dagligt

uden at det dog derfor får konsekvenser for retten til

vi sige at det synes vi ikke der er her man kunne måske

forestille sig at vi ikke havde en aldersgrænse men at der lå et beslutningsforslag om at det skulle

være stærke nok til at jeg vil indføre en aldersgrænse det tror jeg godt nok ikke men selvfølgelig

er da ikke uproblematisk lige såvel som jeg nok heller ikke synes at det er særlig uproblematisk

vurderingen af deres egne evner og bilens ydeevne

som journalist ved jeg

der gives mulighed for at argumentere for sagen og der har herre henning hyllested og herre andreas steenberg spillet djævelens advokat og det er rigtig godt selv

forbryder har også ret til en forsvarsadvokat kan man sige og en dårlig lov kan også har ret

formålet med lovforslaget er at gøre det nemmere for ældre mennesker i danmark at have kørekort uden at man går på kompromis med færdselssikkerheden som reglerne er i dag udstedes alle kørekort til ældre over tre og halvfjerds år med en kortere gyldighedstid end de normale femten år denne kortere gyldighedstid medfører

ligesom de skal gennemgå en helbredsscreening

lægen i forbindelse med hver fornyelse denne generelle aldersscreening foretages for at opfange de ældre der ikke længere bør føre bil eksempelvis på grund af demens en gennemgang af den store mængde forskning på området viser imidlertid at der ikke er evidens for at denne aldersscreening har en positiv indvirkning på trafiksikkerheden ligesom screeningen kun for meget få ældre medfører at kørekortet ikke fornys til gengæld er screeningen meget byrdefuld for de

ældre der skønnes at have udgifter på mellem hundrede

hundrede og halvtreds million kroner om året til fornyelsen hertil kommer at screeningen for mange af de ældre opleves som umyndiggørende over for dem der er friske nok til fortsat at køre bil og dem som selv ved hvornår det er tid

at indstille kørslen screeningsordningen har ligeledes i flere tilfælde vist at have en negativ indvirkning på de ældres trafiksikkerhed da flere ældre ophører med at køre bil før de behøver det fordi de ikke har lyst til at forsøge at forny kørekortet

overgår de ældre til at være bløde trafikanter som eksempelvis fodgængere eller cyklister hvor ældre er en særligt udsat gruppe på denne baggrund finder jeg ikke at det fortsat er fornuftigt at opretholde et system hvor ældre skal forny kørekort oftere end andre til gengæld skal lægerne skærpe deres opmærksomhed på de ældre der ikke

år udstedes med en kortere gyldighedstid

ligeledes at bemyndigelsen til at transport bygnings og boligministeren kan fastsætte regler om at kørekort til ældre over tre og halvfjerds år kan udstedes med en kortere gyldighedstid ophæves jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse

vi har fået fra ældre sagen danske seniorer og

efter hvad for en læge man der kunne man godt forestille sig

påfører dem en omkostning til at få fornyet kørekortet og en lægeattest når det kun er en mindre gruppe af de ældre som faktisk er et problem jeg har det helt generelle princip i al lovgivning at den skal ramme så snævert som muligt den her lovgivning skyder med spredehagl og det er derfor jeg synes det er meget bedre at vi indskærper over for lægerne

fokus på de ældre der faktisk har problemer med at føre bil i stedet for at vi belaster alle ældre

en meget lille del af de ældre der bliver fanget i de her screeninger og som derfor ikke

personer man har dog før hørt om problemstillingen

at egen læge måske i virkeligheden ikke er en objektiv person

mange tilfælde men det skyldes vel egentlig også at gruppen af ældre er en meget meget bred

sammensætning og derfor kan man jo godt efter min mening argumentere for at

i løbet af en måned eller to udvikle sig meget dramatisk og hvad nytter det så at vi har screening halvandet år senere den fanger ikke den demenssygdom som udvikler sig i løbet af et par måneder og det er måske også derfor at når vi sammenligner danmark med andre lande

at de ældre i de lande ikke er involveret i flere ulykker end de ældre er i danmark hvor vi har screening

som ministeren også kommer ind på i sin skriftlige redegørelse men vi er

er fortsat for mange steder

oplever fald i befolkningstallet

en stor andel af borgere er på kontanthjælp og førtidspension mange føler at de er koblet af udviklingen det kan være den lokale læge folkeskole eller supermarked der er lukket eller flyttet jeg

starte med at anerkende nogle af de initiativer som regeringen har taget det gælder eksempelvis udflytningen af statslige arbejdspladser aftalen mellem folketingets partier om at sikre en bedre lægedækning i hele landet og billigere

færgetakster om end vi ikke er i mål i forhold til de løfter der blev givet før valget om indførelse af den fulde landevejsmodel

socialdemokratiet bakker op om fordi de er med til at trække i den rigtige retning i forhold til at sikre et land i bedre balance men det er

ikke kun socialt men også geografisk det gælder når der skal deles penge ud vi ved at regeringens ønske om topskattelettelser særlig vil gavne de nordsjællandske kommuner mens landdistrikterne bliver forbigået eksempelvis ville en borger i hørsholm

topskattelettelsen på langeland blot ville være på fyrre kroner det samme billede

set med boligbeskatningen hvis det ikke var lykkedes socialdemokratiet at få indført det såkaldte millionærknæk

det gælder blandt andet den årlige besparelse på uddannelsesområdet der rammer uddannelsesinstitutionerne i provinsen og i landdistrikterne særlig hårdt

her har mindre hold og uddannelsesinstitutioner

er særlig sårbare over for nedskæringer

der ellers bidrager til vækst og udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne er beskåret

så er der kontanthjælpsloftet der rammer kommuner i

rigtig hårdt kommunen oplever endda at flere kontanthjælpsmodtagere flytter til kommunen som følge af kontanthjælpsloftet for at få en billigere bolig vi er mange der vurderer at det nye kontanthjælpsloft sætter skub i en udvikling hvor kontanthjælpsmodtagere søger mod yderområder hvor det i forvejen er vanskeligt at finde job

ulighedsskabende i økonomisk og geografisk forstand befolkningens bosætningsmønstre ændrer sig

uligheden forøges i stedet for at der kommer job kommer der kontanthjælpsmodtagere

toppede listen over kommuner med flest borgere på kontanthjælp i to tusind og fjorten

til befolkningssammensætning men høje boligpriser i hovedstadsområdet har ført til at mange borgere på kanten eller uden for arbejdsmarkedet

det er en udvikling som kontanthjælpsloftet

at regeringen fortsat

ligesom regeringen har forsøgt at spænde ben

det ville have kostet private arbejdspladser i landdistrikterne man kan derfor undre sig over

at ingen af de såkaldte yderkommuner har fået støtte fra bredbåndspuljen i to tusind og seksten mens der til gengæld er givet støtte til projekter i storkøbenhavn vi formodede ellers at hensigten med puljen var at understøtte områder

viser vist at regeringen godt kunne bruge et par gode råd mit råd til regeringen skal derfor være at man hurtigst muligt får indkaldt til et møde og

til den førte politik der er brug for at vi skaber et land i bedre balance der er brug for at vi genskaber trygheden udviklingen og sammenhængskraften

fra socialdemokratisk side har vi derfor foreslået følgende initiativer til at skabe balance og vækst i hele danmark udflytningen af statslige arbejdspladser skal færdiggøres og nye udflytningsmuligheder skal løbende vurderes konkret vil vi styrke skat med tusind ekstra medarbejdere i fire skattecentre uden for de store byer vi foreslår at to placeres i jylland et placeres på fyn

vi har sammen med sf peget på

et forsøg med lokale servicecentre med funktioner som jobcenter bibliotek borgerservice medicinudlevering og sundhedsklinikker som skal have åbent et par dage om ugen fordi det kan være med til at genskabe lokale velfærdstilbud vi fastholder vores ambition om togfonden

der binder landet sammen og opgraderer elleve regionale strækninger vi foreslår med vores seneste vækstudspil at vækstfonden styrkes med fem milliard

for små og mellemstore virksomheder forbedres det vil særlig komme virksomhederne i landdistrikterne til gavn og endelig skal vi sikre uddannelser i hele danmark ved give ufaglærte et uddannelsesløft og annullere regeringens planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne mange oplever at afstanden mellem land og by er blevet større men danmark er for lille et land til store forskelle vi håber derfor at vi fremover her i folketinget kan enes om at rette op

på de skævheder der er kommet mellem land og by de seneste år der er nemlig et stort potentiale for vækst og beskæftigelse i vores landdistrikter det potentiale skal vi udfolde med de rette politiske initiativer og i samarbejde med alle de mennesker og ildsjæle der bor i landdistrikterne de mennesker der brænder for deres områder og har ressourcerne til at løfte dem vi skal handle og vi må ikke nøle lad mig nævne et aktuelt eksempel hvor regeringen skal passe på ikke at sidde på hænderne

concept vil som det første i danmark etablere fuldskalaproduktion i holstebro af andengenerationsbioætanol baseret på halm og man vil investere over to milliard kroner i projektet der allerede har fået tilsagn om to hundrede og tre og halvfems million kroner i eu støtte det vurderes at projektet her kan skabe tusind arbejdspladser i holstebro

mangler de politiske rammevilkår og her er det at regeringen nøler vi i socialdemokratiet har presset på for at komme videre med projektet og ikke mindst realiseringen af de mange arbejdspladser og nu er det så regeringens opgave at få afklaret hvilke konkrete vilkår der skal på plads tak

hvordan det ser ud med beskæftigelsen med alderen med fraflytning tilflytning

dejligt at vi nu har fået liberaliseret planloven så man ikke længere skal gøres kriminel bare fordi man planter et højbed i sin have eller fordi man vælger at udvide sin terrasse

bare godt at der kom et ryk i forhold til at udflytte statslige arbejdspladser

ja

så bliver det altså også dejligt at se hvordan der kommer

nu hvor man kan belåne boligen med fem og halvfjerds procent som realkreditlån hvor det før var tres

i formiddag nød jeg bare at være her i salen sammen med mine gode kolleger som heldigvis også er her nu og som alle sammen bakkede op om at det ikke skal koste mere at sejle til en ø end det koster at køre samme strækning på landevejen

højsæsonen

kurven over småøerne

opad vil jeg næsten sige

ikke er flere der er fraflyttet småøerne men jeg synes det ser

sidste år ved den her tid så det kunne godt tyde på at

foretaget os med

der skal også lyde en

er jo slet ikke færdige endnu

og det betyder at det skal koste det samme at sejle til en ø som det koster at køre samme strækning i bil

hvis vi skal oversætte det direkte koster det jo ikke noget at gå på landevejen og det koster heller ikke noget at cykle på landevejen og når man kører

betaler man jo for det brændstofforbrug man har man betaler jo ikke

passagerer og passagerer med cykel

tager man også en grundpris på en tyver per passager i bilen

fuld ligestilling men det kæmper vi for i dansk folkeparti og vi holder ikke mund før vi har fået den fulde trafikale ligestilling af øerne

og firstusind statslige arbejdspladser

så selv om man rykker knap fire tusind ud ser det altså stadig sådan ud at vi har over fyrre procent af de statslige arbejdspladser herinde i region hovedstaden og mange af de statslige arbejdspladser er altså arbejdspladser hvor ens job er at man taler i telefon og sidder foran en computer og det kan man jo gøre hvor som helst i landet så vi skal

i hele danmark men staten bor mest i københavn

at rykke statslige arbejdspladser ud i landet

vi skal rykke nogle flere videregående uddannelsesinstitutioner ud i landet det er sådan

der er ikke muligheder for at videreuddanne sig i landdistrikterne og

så vi kan fastholde de dygtige unge mennesker ude i landdistrikterne også når de skal studere

slet ikke kan matche den store efterspørgsel der er på at leje sommerhus

hver eneste gang vi i danmark er nødt til at sige nej til en tysk hollandsk norsk familie der gerne vil

af penge til landdistrikterne arbejdspladser til landdistrikterne hver eneste gang vi må sige nej fordi vi ikke kan matche det derfor foreslog dansk folkeparti at vi skulle hæve bundfradraget for sommerhusudlejning således hvor det i dag er på lidt over enogtyvetusind kroner

således at de første tredivetusind kroner er skattefri fordi

få flere af dem der ikke bruger deres sommerhus så tit til at tænke

at det er sådan med udlejningssommerhuse at hvert eneste udlejningssommerhus i danmark

trehundredetusind kroner

som jo giver arbejdspladser i landdistrikterne og som giver vækst i virksomhederne i landdistrikterne så ved at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning så vi får endnu flere

kan vi skabe så mange arbejdspladser i landdistrikterne og her vil jeg gerne kvittere vores rigtig gode erhvervsminister for at

bakkede dansk folkeparti op dengang

jeg håber det bliver sådan nu at erhvervsministeren har påvirket sin regering i en retning så vi kan hæve bundfradraget for sommerhusudlejning

så håber jeg bare ikke at vi kun hæver det til seksogtyvetusind

flere udlejningssommerhuse på markedet det kan godt være det bliver gunstigere for dem der allerede har et udlejningssommerhus men det

fem tusind

der gør at man siger yes nu

at leje mit sommerhus ud der skal mere til så vi håber at regeringen

er med på at fremsætte forslag om at hæve det til tredivetusind

ellers skal vi nok gøre det igen og hvis regeringen så foreslår at hæve det til fyrretusind

for på den måde ved vi at det giver en masse arbejdspladser i landdistrikterne og det er det vi har brug for

at vi de sidste par år er kommet et rigtig godt stykke ad vejen i forhold til at forbedre vilkårene for dem der bor derude hvor det er allersmukkest at bo men vi har lang vej endnu

vil vi fortsat presse på for at landdistrikterne

mange arbejdspladser mener

større byer rundtomkring i regionerne som jo også har suget en masse arbejdspladser til sig fra de egentlige landdistrikter

om jeg så må sige helt ud i landdistrikterne man kan sige at meget af den udflytning der er foregået på nuværende tidspunkt

foregået til nogle af de sådan større regionsbyer det er ikke helt det jeg forstår

byer med under titusind indbyggere for eksempel har ikke nydt specielt godt af første ryk men jeg mener som sådan ikke at vi kan sætte et tal på det jeg mener der skal være

land og by og det er der overhovedet ikke som det ser ud nu

er jo nødvendigt at være herinde hvor vi holder møder altså med lidt god planlægning kan man jo sagtens planlægge at

og holder møder med dem vi skal holde møder med så jeg mener ikke

at der behøver at være nogen begrænsning på den måde så jeg vil ikke

at tilgodese øerne meget mere meget mere det var jo kun bornholm der blev tilgodeset ved det her ryk der synes jeg da godt at vi også kunne

se at få nogle statslige arbejdspladser ud på de andre

landsbysamfund omkring

børn vokse op og her kunne de gå i skole så jeg tænker at

tage ansvar for at gøre det attraktivt

der ønsker at fremme en positiv udvikling i landdistrikterne og det har resulteret i at vi har sprøjtet det ene lovforslag efter det andet til gavn for landdistrikterne

hvilket jo er fantastisk dejligt at se

læser den landdistriktspolitiske redegørelse om hvor godt det nu begynder at gå ude i provinsen det er dejligt for os der bor i provinsen og det er også dejligt for os som har en stor kærlighed for provinsen

arbejdspladser vi kan læse om det er er der kommet i forlængelse af flere gode initiativer afskaffelse af pso afgiften er klart et

samtidig med at det går hånd i hånd med en grøn omstilling og planloven som blev liberaliseret har sikret at vi ikke tvangsflytter de

bredbåndspuljen har været med til at sikre en positiv udvikling

danmarkshistoriens største udflytning af statslige arbejdspladser

ved med at remse gode initiativer op jeg vil blot glæde mig over at den redegørelse der ligger

i en mere positiv og god retning og det synes jeg

og måske lige sende en venlig tanke til den danske befolkning som jo i bund og grund er årsag til

gør det rigtig svært for uddannelsesinstitutioner i landdistrikterne

at de besparelser

og lad mig give et enkelt eksempel

million kroner til uddeling til lokale projekter og det er vel at mærke i et område hvor lag midlerne ofte har kunnet geares tre fire gange i forhold til at skabe nye arbejdspladser skabe nye aktiviteter ny vækst og det er et område hvor turismen betyder rigtig rigtig meget mit spørgsmål til

hvordan vil ordføreren med saglighed redegøre for at lag

skulle reduceres med tredive procent i et område

i forhold til hvad der ellers har været fast kutyme

på landdistriktsområdet steget med en hundrede og tyve procent

landdistriktsminister der kom med nul forslag til at vi har droppet

til gengæld har bedt alle ministre om at være landdistriktsministre alt i alt er der kommet over en hundrede og tyve konkrete landdistriktspolitiske forslag

vi ser den positive udvikling i provinsen nu husene bliver omsat der er bedre lånemuligheder alle de positive

arbejdspladser jobskabelse og så videre

og

jeg har også i min ordførertale anerkendt at der er

at der er tegn på

ny vækst og udvikling i landdistrikterne

at vi slet ikke er i mål og at regeringen virkelig skal være varsom

fordi den er skæv ikke kun socialt men den er også skæv i forhold til landdistrikterne og eksempelvis på uddannelsesområdet gør den rigtig ondt det kunne måske også være når nu ordføreren begejstret fortæller om alle de initiativer der har skabt gang i væksten at det måske

beskæftigelsen der er så vigtig i landdistrikterne

med billigere færgetakster og det her med landevejsmodellen

tidligere regering den s ledede regering

blev det kaldt for uambitiøst og nu er den borgerlige regering så kommet med forslag på præcis samme niveau og vi kan jo finde adskillige citater hvor venstreordførere fortæller om at nu skal man i mål med et fuldt landevejsprincip

vækst og så videre i yderdistrikterne men det er vel en kendsgerning at man

så samtidig fører en økonomisk politik som trækker

i den anden retning en økonomisk politik hvor man jo altså holder

blandt andet gør at det er den lille folkeskole ude i landsbyen der lukker først når der skal findes besparelser eller det lille plejehjem eller hvad det nu måtte være

man skal til at spare og finde stordriftsfordele og jeg skal give dig skal

er vel en kendsgerning at regeringen fører en økonomisk politik som i den grad trækker i den anden retning og besværliggør udviklingen

den hårde økonomiske politik

for kommunerne som tvinger kommunerne til at spare og spare og spare

i venstre og i regeringen er jo gennemsyret af en kærlighed til hele danmark

man har opprioriteret hovedstadsområdet konstant med statslige arbejdspladser med videre

boller på suppen og det håber jeg alle partier kan acceptere

det er det der er folkets valg det har de valgt os til

der men det er og bliver hovedproblemet for vores

det hele taget for vores yderområder

strukturreformen der kraftigt reducerede antallet af kommuner og amter som så blev til regioner reducerede antallet af statsamter fra femten til fem statsforvaltninger og centraliserede skattecentrene hertil kom så domstolsreformen og politireformen som jo også bidrog til centralisering af statslige arbejdspladser

med disse reformer som blev gennemført af venstre og de konservative og støttet af dansk folkeparti i øvrigt med

skiftende konstellationer af partier til de konkrete

blev afstanden fra borgerne især i landdistrikter og yderområder til politikerne pludselig meget stor antallet af folkevalgte lokalpolitikere i by og amtsråd faldt drastisk og som sagt

mange offentlige arbejdspladser fra yderområderne

når de selv samme partier især i de senere år

har kappedes om at fremstå som udkantsdanmarks frelsere ikke mindst med hensyn til udflytning af statslige arbejdspladser som vi allerede har været inde på

når sandheden jo er at man lapper på en udvikling man selv har forceret ganske voldsomt dertil kommer så det økonomiske jerngreb som jeg kalder det

er det ofte på de små skoler og øvrige institutioner i

lukning af skolerne til følge

lokal folkeskole kan man ikke trække børnefamilier til

ildsjælene som har afgørende betydning for udviklingen og livet i en landsby forsvinder også

nedadgående spiral der hermed

at se at også vores yderområder nyder godt af at vi er på vej ud af krisen

befolkningstallet er faktisk steget nogle af de steder som tidligere viste et fald

men det er måske lige kækt nok at tale om

lyrisk at landdistrikter og områder uden for de store byer er

gøre opmærksom på at der er meget store lokale forskelle og især på de små øer kæmper

tidligere regering fremlagde i november to tusind og femten sit udspil om vækst og udvikling i hele danmark

det vil naturligvis være for omfattende at komme ind på det hele her men

man jo se hvad regeringen selv vægter i sin prioritering af udspillet nemlig modernisering af planloven fødevare og landbrugspakken og udflytning af de knap fire tusind statslige arbejdspladser

at de nye muligheder skal gribes som der står og der er behov

beskåret med en tredjedel

og kalder på lokalt engagement og indsats fra ildsjæle

at det er lidt småligt at flytte cirka syv og tyve million kroner

landbrugsproduktion hvor det vel dårligt nok kan registreres i den milliardstore økonomi der er tale om

omfang skyder sig selv i foden når man vil give kommunerne øget adgang til at etablere projekter og sommerhusbyggeri i kystzonen og endda give anledning til projekter

for strandbeskyttelseslinjen faktisk er det jo på naturoplevelser at vi i danmark scorer højt på lad os kalde det turismebarometeret og her er det ikke mindst vores frit tilgængelige åbne og uberørte kyster og strande der gør udslaget for såvel udenlandske som danske turister i øvrigt er det værd at bemærke at turismen jo har taget et gevaldigt hop opad igen efter nogle sløje år efter krisen

og måske skulle man i virkeligheden slå koldt vand i blodet her med hensyn til erhvervets udsigter de er nok ikke helt så dystre

med hensyn til udflytning af de statslige arbejdspladser

et initiativ vi har støttet fra enhedslistens side men vi har samtidig kritiseret den konkrete plan for udflytning for at være alt for forhastet og dårligt gennemarbejdet og analyseret planen er af samme grund underfinansieret hvilket betyder at de pågældende styrelser og råd med mere selv skal betale for en stor del af udflytningen

bedre når udflytningen er faldet på plads og det må man så håbe at det gør men havde man nu analyseret situationen grundigt forud for

og havde man prøvet at komme op med nogle gode incitamenter for de tidligere medarbejdere i form af jobgaranti prøvetid løntillæg eller hvad det nu kunne tænkes for at flytte med

det jo være at man havde fået nogle flere til at flytte med og dermed bevaret deres kompetence og viden og dermed undgået det videnstab der er kommet ud af det nogle steder i hvert fald vi er absolut imod den forsøgsordning som er omtalt i redegørelsen som regeringen er på vej med

sommerhuse i særligt udvalgte områder vi tror simpelt hen at det bliver en glidebane og at eu vil bruge en sådan ordning til på sigt at ophæve sommerhusreglen helt og holdent og det er noget vi er voldsomt imod i enhedslisten vil ganske enkelt betyde at sommerhuse især langs den jyske vestkyst men søreme også andre steder vil stige kraftigt i værdi

for almindelige danskere det vil samtidig betyde at sommerhusene efter alt at dømme vil komme til at ligge mere eller mindre tomme hen det meste af året da man jo ikke lige tager en tur i sommerhus hvis man bor i sydtyskland

rettet til dansk folkeparti af samme grund er vi faktisk betænkelige ved den mulighed som pensionister får for at bebo sommerhus hele året nu efter kun en års ejerskab

sikre på at det ikke også udfordrer sommerhusreglen da den jo netop er indgået med henblik på ferie og fritidshuse og forudsætter at huset netop anvendes i ferien og i fritiden regeringen har indtil nu lydt temmelig skråsikker på at det

ikke er noget problem og det håber vi så på er rigtigt

det må jo komme an på en prøve for at sige det rent ud

til at udvikle vores yderområder landdistrikter og øer det skal være attraktivt at bosætte sig på landet eller på en ø

det bliver nok en tipunktsplan for udvikling af de små samfund på landet jeg jeg skal ikke nævne

blot nogle få af dem som vi tror har størst betydning vi lægger voldsomt vægt på at man får opbygget lokalråd rundtomkring med ikke bare høringsret men søreme også med initiativret beslutningskompetence og egen økonomi

i det nedsatte landdistriktsudvalg i sønderborg kommune hvor det virkelig er lykkedes at drage landsbylaugene ind og hvor de jo faktisk også har reel kompetence og så at sige egen økonomi

det er også nævnt i redegørelsen vi synes at der skal være og vi må kræve hundrede procents dækning jeg kan ikke forstå at man ikke

frekvensauktioner simpelt hen ikke

stiller krav til teleselskaberne om at tage det sure med det søde

hvor der er forholdsvis tæt bebygget og

vi synes også at man kunne arbejde med ideen om landsbypedeller en slags lokal altmuligmand lige fra postbud til chauffør på den lokale landsbybus og så videre

kun fantasien der sætter grænser flere har nævnt

landevejsprincippet skal gennemføres fuldt ud det er vi helt enige i og vi vil blive ved med i

forhold til både beboelse

på landet om det skal være via en statsbank eller på andre måder

vi ikke sådan lige lagt os fast på men vi mener at der stadig væk er et problem om end krisen jo også der har gjort sin

den vækst skal kunne mærkes i alle dele af landet derfor har liberal alliance i og uden for regeringen også

og der er nogle initiativer som jeg gerne særlig vil fremhæve man har moderniseret planloven så kommunerne og den enkelte borger får langt mere frihed til at indrette sig som man vil i liberal alliance ville vi naturligvis gerne være gået endnu længere i liberaliseringen men det er et godt skridt på vejen den understøtter vækst i kystområderne gennem øget turisme og flere arbejdspladser så har vi for nylig øget lånegrænsen for sommerhusene så man nu kan belåne sit sommerhus op til fem og halvfjerds

som ministerens redegørelse viser går det meget bedre i landdistrikterne end det gjorde for bare nogle få år siden beskæftigelsen stiger i mange kommuner hvor den tidligere er faldet der er befolkningstilvækst i flere og flere kommuner boligmarkedet viser også positive tendenser i landdistriktskommunerne hvor samtlige kommuner har oplevet en stigning i antallet af solgte boliger siden to tusind og tretten men det er ikke alle steder at man oplever de her positive tendenser på småøerne har man i mange år været udfordret og slet ikke nydt godt af den udvikling som resten af landet har oplevet befolkningstallet falder mens det stiger i resten af landet andelen af ældre er blevet relativt højere og antallet af unge er også langt lavere end i den øvrige del af landet det skal der gøres noget ved og regeringen er allerede godt i gang særlig initiativet om at nedsætte priserne for færgebilletter

ø kommuner om stigende passagertal

så positive ting rundtomkring i landdistriktskommunerne og den udvikling skal vi fortsætte med at understøtte det skal vi blandt andet gøre ved at give virksomhederne de bedste muligheder for at vokse og derved skabe endnu flere arbejdspladser og ved i det hele taget at føre

en enkelt klassisk liberal alliancemærkesag som vil være rigtig god for udviklingen uden for storbyerne så er det

det er jo sådan at hvis man bor uden for metroens rækkevidde så er det et grundvilkår at man skal have en bil at transportere sig rundt i

ikke godt med en meget høj registreringsafgift den rammer faktisk særlig hårdt

byerne så vi skal

i de dele af landet som har det sværere end andre dele så lovede jeg at hilse fra vores gode venner i det konservative folkeparti og sige at de selvfølgelig også kvitterer for ministerens redegørelse

kaldte regeringen det for uambitiøst og nu har regeringen så selv selv tildelt området de her en hundrede og fyrre million kroner

så er det jeg vil spørge liberal alliance hvornår

alliances opfattelse forventer at tage de næste

i forhold til transport når man ikke lige bor inde

i byerne det er man når man bor på øerne men det er man også når man bor uden for af den offentlige trafik som vi jo

en situation hvor man er afhængig af en bil

socialdemokratiet måtte støtte op om den ambition kan det også være at vi kan hjælpe dem som bor uden for metroens eller bussernes

baner det ville være rigtig rigtig godt specielt for dem der nyder godt af

sidste år de danske landdistrikter lider stadig væk under en

uambitiøs politik som som ikke er helhedsorienteret de lider også under at være brændemærket både af medierne og af os politikere

som fortabte områder der trækker resten af danmark

ændre historien og de gør det i tanke og de gør det i handling det gælder også for

som ordfører for et sammenhængende danmark de danske landdistrikter rummer masser af muligheder når det gælder naturoplevelser økologisk fødevareproduktion kultur og stærke forpligtende fællesskaber muligheder for det danske familieliv muligheder for

for iværksætteri samtidig skal vi til at lære hvordan vi tænker i helt nye bo

leve og arbejdsformer

i den forbindelse er vi i alternativet begejstrede for at regeringen har taget et par vigtige skridt hen imod at nuancere opfattelsen

sidste år beskrev regeringen byerne som vækstlokomotiver der driver udviklingen i resten af landet det er

at regeringen sætter sig ud over det her modsætningsforhold mellem land og by vi skal væk fra forestillingen om at væksten kun tilhører

i stedet for skal vi betragte landområderne som en god investering frem for udelukkende at tale om kilder

skoler og alt muligt andet i danmark har vi i de seneste år defineret landdistriktspolitik som som borgerdrevet der er vi helt enige i

sidste to år det kommer vi snart ud med jeg står her med hele kataloget men det må samtidig ikke være en ansvarsfraskrivelse herindefra den danske landdistriktspolitik har på nationalt niveau manglet en klar vision

og politisk prioritering

gerne rose regeringen for at vi nu ser en række initiativer

diskutere om den er helhedsorienteret og langsigtet nok

tiltrængte og fornuftige tiltag det er fint at de erkender vækstpotentialet i

den digitale infrastruktur og vil gøre noget ved det at at puljen ikke er stor nok må vi må vi tale om vi er også glade for at vi har set den her håndsrækning med

i hvert fald en delvis gennemførelse af landevejsprincippet og udflytning af statslige arbejdspladser i en storstilet plan vi ser vi ser dog gerne at der er fokus på hvordan

de statsfinansierede arbejdspladser

i landdistrikterne i forvejen center for landdistriktsforskning påpeger at det er

hvis vi vil fastholde de unge i områderne og hvis vi vil fastholde udvikling og bosætning i regeringens redegørelse oplever jeg at der er

fokus på en ensidig økonomisk vækst hvor der særlig skæres i den grønne omstilling det sker på bekostning af sociale sammenhænge det sker på bekostning af natur og miljø eksempelvis nævner regeringen begrænsninger af landbrugets vækstmuligheder som den første udfordring i alternativet mener vi at vi skal have øje for de erhvervsmæssige muligheder i de grønne virksomheder og vi tror på at de danske landområder har en vigtig rolle i den grønne økonomi eu siger at vi har tyve millioner job i den grønne økonomi inden for de næste år

vil underprioritere landbruget men men vi ser i stedet at fremtidens vækst og jobskabelse i landbruget sker i den økologiske omlægning ligeledes står det centralt for os at sikre en geografisk dækning af uddannelsestilbud der skal altså være plads til andre perspektiver

erhvervslivets interesser i alternativet ønsker vi altså en vækst der netop tager hensyn til sammenhængen mellem økonomi sociale relationer natur og miljø og vi tror ikke på at det sker ved at fokusere snævert på en lempelse af planloven eller ved at presse naturen i gennemførelsen af landbrugspakken i stedet skal vi have fremsynede strategier eksempelvis for turismen ligger der et stort potentiale ved at tilskynde folk til at nyde den vilde natur og de de sande naturoplevelser

mere vild natur og urørt skov biodiversitet i lokalplaner lad os endelig få fokus på de overtrædelser der

i vores natur og miljø med

naturbetjente jeg håber at den borgerdrevne politik vi kommer ud med

som midlerne giver

sikrer jo blandt andet de her forankringer i lokale ildsjæle som er vitale for vores landområder

jeg er overbevist om at

langt større investeringer end vi gør i dag i alternativet lægger vi også stor vægt på at

de her investeringer er i lokale løsninger og i lokale fællesskaber

når de er en del af et forpligtende fællesskab

i dag ser vi utrolig mange tiltag hvor civilsamfundet lokalråd kulturliv ildsjæle organisationer og kommuner

organiserer sig i nye samarbejdsformer

hånd om om de helt lokale udfordringer og udvikler nye løsninger som vi måske også kan lade os inspirere af i byerne hvis den danske landdistriktspolitik skal lykkes kræver det altså at vores kommuner også fungerer som facilitatorer i det her styrkede samspil mellem myndigheder civilsamfund foreninger og borgere og her har vi brug for meget større

sætte borgerne fri i de nye samarbejdsformer for at slutte af vil

at landdistrikternes udfordringer er hele danmarks

den geografiske ulighed vi ser i adgangen til sundhed og længden på vores borgeres liv det er dybt bekymrende at en mand på lolland lever tolv år kortere end en mand i nordsjælland så det illustrerer vigtigheden af at vi i folketinget bliver bedre til at tænke den geografiske problemstilling ind når vi udvikler politik på alle områder uddannelsesområdet socialområdet skatten og så videre

de sociale og miljømæssige konsekvenser lige så højt som som de økonomiske når vi tager de her store offentlige beslutninger vi skal fortsat turde drømme og arbejde for et sammenhængende danmark hvor det er naturligt at det gode liv kan opstå

er virkelig positivt ordføreren nævner

den landdistriktspolitik der bliver ført

over på et andet væksttiltag på landdistriktsområdet til gavn for landdistrikterne så det

vi har fjernet dem fra provinsen men

snakke om men ordføreren må også bare forstå at vi kommer fra et udgangspunkt hvor der kom nul lovforslag fra den tidligere

regering sagde at bredbånd er noget markedskræfterne skal stå for

nu har fået lavet en bredbåndspulje og nu er i gang med udrulning af

gerne tale om den bredbåndspulje med ordføreren i forhold til

politiske tiltag der har været i forhold

og hvad blev der af den her forpligtelse da tele danmark

det er som om jeg hele tiden rammer nogle

kan ikke stå og give et tal på hvad det skal koste men jeg kan se at at de midler vi har

er jeg glad for at ordføreren gerne vil diskutere

har fremlagt i redegørelsen for hvem

mange steder både fra private virksomheder og

institutioner alle typer arbejdspladser siger

uddannelsesniveauet er lavt fordi der ikke er nogen uddannelsesinstitutioner

nogle af de kommuner hvor der desværre er mange der er uden for arbejdsmarkedet og det er typisk kommuner der ligger i landdistrikterne derfor

som der står i redegørelsen at man kan glæde sig over at beskæftigelsen stiger

når flere i en landdistriktskommune er i arbejde

i kommunekassen til at få velfærdssamfundet til at fungere og til at få et privat erhvervsliv til at fungere

rose sig selv og sige at det jo

en økonomisk politik der flytter folk fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse og det har altså en meget positiv effekt også på vores landdistrikter som især har været ramt af en lav beskæftigelse så en ansvarlig økonomisk politik som den forrige regering førte og

i vores øjne også forsøgte at føre med to fem og tyve planen er også også rigtig god og fornuftig landdistriktspolitik det er også derfor det er ufornuftigt når et flertal uden om radikale venstre og regeringen vælger at gøre det sværere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til landet det er også noget der er dårligt for landdistrikterne som i forvejen har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft alt lige fra industriteknikere til ingeniører til gymnasielærere til folkeskolelærere

er det sværere at finde i landdistrikterne end det er i de store universitetsbyer og så er det en rigtig dårlig idé at gøre det sværere

for en industritekniker fra eksempelvis polen eller et andet sted at komme til et landdistrikt i danmark og arbejde så skal regeringen

om besparelserne på uddannelse og på det helt manglende fokus på uddannelsesinitiativer

vi kan jo se på den statistik der er i redegørelsen om hvor

mangler folk med en erhvervsuddannelse det er de samme kommuner som også klarer sig dårligt på en masse andre områder derfor er det en rigtig dårlig idé at lave de her grønthøsterstordriftsbesparelser på både ungdomsuddannelser

har set på sygehusområdet nemlig at man prøver at lægge uddannelsesinstitutioner sammen for at spare

de næste fire år det kommer til at ramme de små institutioner det vil betyde sammenlægninger nedlæggelser

lave om og man bør også når man kan jeg forstå i går aftes kom med et udspil til hvordan man kan lave en reform af hvordan man giver tilskud til de videregående uddannelser

have et større fokus på landdistrikterne og hvordan vi får fordelt uddannelserne

vi ikke enige i den landbrugsvision som regeringen har jeg besøgte

ovre i det nordvestjyske som har valgt at sige

at tjene penge på noget turisme på noget energiproduktion

kunne sælge nogle af grisene på forhånd

helt ny businesscase vi ser det også fra økologisk

forbrugeren til direkte at købe jord købe en del af produktionen altså

en en ny måde hvor man bevæger sig opad i værdikæden i stedet for det fokus der er i regeringens landbrugspakke på

lave mere af det samme

på kort sigt give landmændene lov til at forurene mere

med et stort miljøindgreb der hedder målrettet regulering jeg synes man skulle have benyttet lejligheden til at prøve

andet end det vi har kendt det tror jeg havde været klogere at begynde at eksperimentere med end at tage mere af det bestående

at fremlægge sin redegørelse så vi kan få en god debat

danmark ved at give ufaglærte et uddannelsesløft og annullere regeringens planlagte besparelse på erhvervsuddannelserne er er ordføreren enig i at når det gælder landdistriktspolitikken

i arbejde i mange af landdistrikterne faktisk er polske og tyskere arbejdere og at det faktisk derfor ville være en rigtig god investering hvis vi fik opkvalificeret de mennesker der er i udkanten af arbejdsmarkedet

hvor skal pengene så komme fra der har vi jo lagt et

folk i tresserne der kan bliver længere på arbejdsmarkedet

der være penge til at lave investeringer i uddannelse

at komme med et bud på hvor de penge til uddannelse skal komme

i provinsen som en af de helt store udfordringer og en af de ting som vi nok bør have mere fokus på særlig også udenlandsk arbejdskraft som er en stor gevinst for danmark men også for provinsen

er der rent faktisk virkelig mange østeuropæere som slår sig ned med

familie og er med til at bidrage til at skolen bliver

og så videre så det er der en masse positive ting ved

at spænder regeringen bestemt ikke ben for det er et fantastisk godt projekt ausumgaards velfærdsgrise og det er kun noget som vi

skive erhvervsklub som jeg repræsenterer her i folketinget tænk sig jeg gik rundt og var så naiv at tro at herre andreas steenberg repræsenterede det radikale venstre i folketinget

når herre andreas steenberg taler om det med at hæve pensionsalderen

ikke klar over at det jo netop er i yderområderne som

blevet nævnt i den her debat at man lever kortere blandt andet på grund af ufaglært arbejde så det at hæve pensionsalderen vil direkte være til skade for landdistrikterne og yderområderne

radikale venstre og de to store partier er jo enige om

gøre det fem år før og i det vil vi så lave en meget gunstig ordning som er fuldstændig magen til den

sidste fem år af ens arbejdsliv kan trække sig tilbage på

har i hæver bare pensionsalderen fem år senere end mig uden at der er nogen social ordning for

til at se ud når vi skal behandle forslaget om et landdistriktsfilter som vi på baggrund af et beslutningsforslag fra sf diskuterede for kort tid siden regeringen tog jo rigtig godt imod ideen og nu må vi se hvad det

målet er jo at velstand og vækst skal være for hele danmark og for alle danskere

kan eller skal forsøge at forhindre bevægelsen mod de større byer men vi kan gøre det mere attraktivt fortsat at bo på

og i landdistrikterne

helt sikkert en underliggende tendens til at søge mod byerne men vi behøver vel ikke ligefrem at skubbe på den tendens

skal en række forudsætninger være til stede et godt trygt og udbygget velfærdssamfund med gode institutioner skoler ældreboliger og kulturelle tilbud hvem gider

uden den slags muligheder og måske oven i købet med en ustabil netforbindelse og med mobildækning på særligt udvalgte steder de her grundlæggende forhold skal sammen med en god billig og effektiv offentlig transport give folk lyst til at bo uden for byerne

særlig glæde i den forbindelse er det at der her i folketinget findes to forligskredse som vil prioritere netop kollektiv transport

der vil sikre ikke bare hurtig drift mellem de største byer men netop en langt

af elleve regionale jernbanestrækninger

disponeret over syv hundrede og to og tres million

kollektive transport og cyklister desværre er regeringen ikke med i de her forlig men

hjælpe øer og landdistrikter

der oprettes fem og tyve lokale velfærdscentre

på baggrund af at rådhuse posthuse politistationer retsbygninger og biblioteker er lukket i mange byer servicefunktioner som vi er afhængige af i hverdagen er flyttet til de store byer og har drænet flere mindre byer for liv det bidrager til affolkningen vores idé om velfærdscentre er at det skal give en kortere transporttid til de offentlige servicefunktioner som for eksempel pasudstedelse

for at etablere sig med andre funktioner som for eksempel fælleslokaler cafeer storskærme til film og sportsarrangementer og forskellige kulturelle arrangementer velfærdscentrene bringer derfor ikke kun den

trækker også hverdagslivet og nærheden tilbage og giver folk der nu pendler til de større byer bedre muligheder for lettere at kunne arbejde og blive hjemme

hurtigere internet i hele landet ifølge tal fra energistyrelsen findes der over ni millioner abonnenter på internetbredbånd inklusive

kroner årligt sf foreslår at de penge bruges til at sikre ordentlige højhastighedsforbindelser til hele landet sf foreslår at

det område at man leverer lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområderne sf har fem konkrete forslag til indsatser for bedre lægedækning og sundhedstilbud i landdistrikterne

vi siger jo også at det i et vist omfang er en god idé

udflytte nogle af de statslige arbejdspladser men efter sfs opfattelse skal det ske i de tilfælde hvor det

på samme tid giver mening men under alle omstændigheder synes vi at regeringens politik minder lidt om dansen hen til kommoden og

samtidig med at man udflytter statslige arbejdspladser skærer man ned på uddannelsesinstitutioner

betyder at flere af dem for at overleve nedlægger tilbud uddannelsesretninger ja og hele skoler de centraliserer sig

gør de for det meste i de større byer

sf mener at vi skal hæve uddannelsestilskuddet for ungdomsuddannelser i udkantsområderne og indføre det også for de videregående uddannelser

sf foreslår endvidere at man som et forsøg bygger en hundrede og halvtreds ungdomsboliger i tre byer i

med uddannelsesinstitutioner og sf foreslår endvidere at der tilføres mere risikovillig kapital via vækstfonden og at voksen og efteruddannelse prioriteres langt højere

høj grad netop er uddannelsestilbud som eksisterer uden for de store byer sf mener at der skal investeres meget mere i vindmøller både til havs og på land og i anlæg som biobrændselsanlægget ved

være med til at skabe tusinder arbejdspladser

en overordnet vision og rammen for regeringens landdistriktspolitik sagen er jo den at dansk økonomi i dag er i fremgang beskæftigelsen

arbejdsløshedstallet er på vej ned og vi har en fornuftig økonomisk vækst men hvis vi kigger på tallene

kan vi også konstatere at væksten har været ujævnt fordelt i en årrække de store vækstcentre ses omkring de store byer især i hovedstaden og i østjylland mens landdistrikterne i en årrække har været præget af mere eller mindre vækst så det økonomiske opsving er ikke automatisk kommet landdistrikterne til gode det betyder at der er brug for en aktiv politisk indsats for at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne en positiv udvikling starter med at der er noget at leve af

gode vilkår for skabe virksomhed og skabe arbejdspladser i alle dele af landet

meget ret det handler nemlig om reformer og det handler om at sikre at der er udvikling i hele landet og derfor er jeg

den radikale ordfører i at reformer er medvirkende til at der kommer vækst og udvikling i hele danmark derfor har

et stærkt fokus på at fjerne de barrierer der i dag hindrer fremgang og udvikling uden for de største byer og fremme vilkårene for landbrug industri turisme og skibsfart der især har hjemme i landdistrikterne der skal være gode vilkår for at bo og arbejde i alle dele af landet det betyder meget for landets samlede vækst og udvikling udspillet vækst og udvikling i hele danmark fra to tusind og femten er en grundpille i regeringens arbejde på det område udspillet har

tyve forskellige initiativer og ventes at have en bnp effekt på op imod to milliard kroner

regeringen har gennemført over halvdelen af initiativerne

vi går på sommerferie venter jeg vi når at gennemføre tre fjerdedele af de en hundrede og tyve initiativer i øjeblikket arbejder vi på at nå i mål med en omfattende modernisering af planloven der skal fremme den lokale vækst og udvikling jeg forventer at kommunerne vil bruge den nye planlov som et effektivt redskab til at gøre det lettere at drive virksomhed arbejde og bo i alle dele af landet bestræbelserne på at skabe vækst og udvikling i hele landet stopper dog ikke med de en hundrede og tyve initiativer her i foråret har et bredt flertal i folketinget besluttet at øge lånegrænsen for sommerhuse

det gør det billigere både at købe bygge og renovere sommerhuse og vil bidrage til at skabe mere liv i landdistrikterne andre nye initiativer knytter an til innovation og digitalisering et eksempel er forsøg med selvkørende biler

det særlig glædelige ved dette års redegørelse er at de spirende positive tendenser som sidste års redegørelse pegede på har bidt sig fast både beskæftigelse befolkningstal og boligmarked er inde i en positiv udvikling

for få år siden faldt beskæftigelsen det er nu afløst af stigninger i de fleste kommuner

faldende beskæftigelse det gælder for nord og nordvestjylland det sydlige danmark og økommunerne

og fyn dele af det nordlige og vestlige jylland syddanmark og økommunerne er dog fortsat præget af et faldende befolkningstal men faldet er mindre end før

på boligmarkedet er der i de senere år kommet et voksende antal tomme ejendomme landbrugsbygninger skoler og erhvervsejendomme med videre uden for de større byer baggrunden er bla

slås sammen til større og mere effektive bedrifter samt et svagt boligmarked og en negativ befolkningsudvikling de ubeboede boliger er en udfordring med store samfundsmæssige konsekvenser de tomme boliger

nemlig bosætning og turisme og kan medvirke til at skabe en negativ spiral den største andel af ubeboelige boliger findes i nord og

syddanmark samt i økommunerne

dog glædeligt at der nu ses en stigning i antallet af solgte boliger samtlige kommuner har siden to tusind og tretten oplevet en stigning de fleste på mere end ti procent samtidig er realkredittens udlån nu stigende i de fleste kommuner altså endnu en positiv tendens som tyder på en udvikling

i redegørelsen vores småøer er særlig udfordrede i forhold til den udvikling som har stået på over en længere periode det samlede befolkningstal på de danske små øer lå per første januar og sytten

fald på tolv procent siden to tusind og otte samtidig

på landsplan steget med næsten fem procent der er altså en væsentlig udfordring og et omstillingsbehov på de små øer de små øer har desuden betydelig flere ældre end resten af landet er relativt få børn og unge og mange over fem og tres år småøerne adskiller sig også fra resten af landet på en række socioøkonomisk nøgletal som fremgår af redegørelsen og derfor er der med regeringens udspil om vækst og udvikling i hele danmark sat initiativer i gang som tilgodeser øerne direkte blandt andet er det blevet billigere at komme til og fra øerne uden for skolernes sommerferie og i årene fremover afsættes der yderligere mange millioner kroner til prisreduktioner på færgebilletter det sker for at forbedre vilkårene for de ikkebrofaste øer og det har allerede været en kæmpe succes ude på øerne efter et halvt år med sænkede priser

sytten ud af en og tyve kommuner meldt om fremgang i passagertallene på de lokale færger for eksempel er passagertallet til læsø øget med tredive

men vi har også lanceret en national turismestrategi strategien blev offentliggjort i september to tusind og seksten og hovedparten af dens seks og tres initiativer er igangsat og følges løbende af det nationale turismeforum vi har også afskaffet pso afgiften den samlede besparelse kommer både husholdninger og virksomheder til gode for virksomheder skønnes den endelige besparelse at blive tre

og kalundborg til gode

vi besluttet at indføre et krav om redegørelse for væsentlige landdistriktsrelaterede konsekvenser det betyder at væsentlige konsekvenser for landdistrikter tydeligt skal fremgå af lovforslag som fremsættes i folketinget

initiativer er uden tvivl moderniseringen af planloven planloven er med til at sætte rammer for udviklingsmuligheder i hele landet og rummer i dag en række udfordringer for kommunernes virksomhedernes og borgernes mulighed for at skabe vækst og udvikling i hele danmark regeringen ønsker at planloven i høj grad bør være et redskab til at skabe udvikling i hele danmark samtidig med at der fortsat værnes om miljøet og den righoldige natur det reviderede lovforslag om en ændring af planloven var til førstebehandling i folketinget den anden februar to tusind og sytten lovforslaget ventes vedtaget inden sommerferien moderniseringen af planloven indeholder blandt andet en lempelse af regler for overflødiggjorte bygninger og for udvidelse af boliger og mindre virksomheder i landdistrikter

i kommuneplanlægningen og giver kommunerne mulighed for at lægge mere langsigtede og helhedsorienterede planer og muligheder for kystkommunerne til at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen hvor der gives større adgang til at planlægge for udvikling af byer landsbyer eller virksomheder og så kommer der også mere fleksible rammer for brug

og mere attraktivt at bo og drive virksomhed i landdistrikterne

skal også fastholde liv og job i landdistrikterne

der skal være gode vilkår for at bo både på landet og i de større og mindre byer

et godt arbejdsliv og familieliv og trygheden ved at de offentlige

et særligt udvalg for levedygtige landsbyer udvalget skal have fokus på landsbyernes landsbyernes fremtid og hvordan de kan være levedygtige og komme med konkrete anbefalinger til omstilling og fornyelse i retning af levedygtige landsbyer og derigennem bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele danmark vi vil også ophæve regler om gyldighedstid for kørekort til ældre formålet er at øge ældres mobilitet og medvirke til at ældre herunder ældre i landdistrikter forbliver selvhjulpne i længere tid og så kommer der en forsøgsordning for selvkørende biler hvis regeringens fremsatte lovforslag om kontrollerede forsøg med selvkørende biler besluttes i folketinget

første juli to tusind og sytten være muligt for blandt andet kommuner at opnå tilladelse til forsøg med selvkørende biler

skabe aktivitet og udvikling i de områder hvor efterspørgslen på sommerhuse er begrænset og hvor mange sommerhuse står tomme sidste år blev der givet knap firs million kroner i tilskud til en og tredive projekter som vil give dækning med hurtigt bredbånd til godt tre tusind syv hundrede boliger virksomheder og sommerhuse i en og tyve kommuner regeringen stillede ved auktionen i to tusind og seksten over

et ambitiøst dækningskrav til mobilselskaberne om at forbedre mobil og bredbåndsdækningen kravet sikrer at næsten to tusind to hundrede husstande virksomheder og sommerhuse fordelt over to hundrede og fem og fyrre områder får adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst

med planen bedre balance tættere på borgere og virksomheder som blev præsenteret den første oktober to tusind og femten udflyttes tre tusind ni hundrede statslige arbejdspladser der fordeles over hele danmark

de statslige institutioner er sat i verden for at løse opgaver for borgere og virksomheder i hele danmark regeringen ønsker derfor at de statslige arbejdspladser også

være fordelt fordelt i hele landet samlet set følger udflytningen af statslige arbejdspladser tidsplanen per første oktober to tusind og seksten var der flyttet elleve

seks og tyve arbejdspladser den seneste opgørelse over udgifterne til udflytningen af statslige arbejdspladser viser at udgifterne

per udflyttet arbejdsplads er en smule lavere end oprindelig skønnet på kort sigt vil der være midlertidige omkostninger ved selve udflytningen men på længere sigt forventes der også at være økonomiske gevinster for staten for eksempel i form af lavere huslejepriser uden for hovedstadsområdet og

der har generelt set vist sig at være en stor søgning og mange kvalificerede ansøgere til de stillinger

femten stillinger uden for hovedstadsområdet det svarer til et gennemsnit på omkring tyve ansøgere per udflyttet arbejdsplads

det er således generelt ikke svært at genbesætte genbesætte stillinger i de tilfælde hvor medarbejderne har valgt ikke at flytte med

fremover hvis institutioner skal udvides eller oprettes placere dem uden for hovedstadsområdet

dfs rigtig dygtige ordfører fremlægge forslag i to tusind og atten til en yderligere udflytning af statslige arbejdspladser baseret på erfaringerne med de allerede

besluttede udflytninger regeringen har nu gennemført over halvdelen af de mere end en hundrede og tyve initiativer fra udspillet om vækst og udvikling i hele danmark et tal der når danskerne går på sommerferie vil være vokset til tre fjerdedele

er glad for at se at det nu går fremad i mange landdistrikter regeringens indsats for vækst og udvikling i hele landet stopper

hundrede og tyve initiativer vi vil hele tiden lancere nye initiativer for at skabe vækst og udvikling i hele landet her afslutningsvis vil jeg blot gentage budskabet om de positive tendenser

glæde os over at pilen peger i den rigtige retning på en række områder redegørelsen viser at den samlede befolkningsfremgang i danmark kommer stadig flere kommuner til gode beskæftigelsen stiger ikke alene omkring de store byer men også i flere områder andre steder i landet hussalg og realkreditudlånet i områderne uden for de store byer viser også spirende tegn på at flere dele af landet er inde i en god

som jeg også løbende har haft med udvalget for landdistrikter og øer og andre

meget gerne invitere til at vi fortsætter

indtil jeg næste år står her med en ny redegørelse

i fællesskab med en række initiativer så vi kan se en positiv udvikling

bidt sig endnu bedre fast endnu flere steder

jeg også med vi er enige om der er fortsat alt for mange steder hvor man oplever faldende befolkningstal høj ledighed og

i sidste måned kom det så frem at der ikke siden regeringsskiftet har været afholdt møder i regeringens rådgivende udvalg om landdistrikter hvor landdistrikternes fællesråd landbrug og fødevarer friluftsrådet og de samvirkende købmænd er repræsenteret altså

med med fingeren på pulsen som jeg også nævnte under debatten

ting der er med til at trække landet skævt

give regeringen det råd at man hurtigst muligt indkalder til et møde med de nævnte

kan ministeren fortælle mig hvad der er årsagen

eus egne indtægter er siden hen ratificeret af alle otte og tyve landes parlamenter

vedkommende blev aftalen ratificeret af folketinget den nittende december to tusind og fjorten man må forstå beslutningsforslaget således at df pålægger regeringen at genforhandle en aftale

forhindre merbetaling til eu og genforhandle danmarks bidrag til storbritanniens rabat regeringen

vi skal undgå merudgifter til eu det er også tilgangen i

eus årlige budgetter og regeringen agerer med henblik på at sikre en hensigtsmæssig prioritering af eu budgetternes midler og sikre så lave udgifter som muligt derudover er det regeringens

at storbritanniens udtræden af eu ikke skal medføre stigninger i eu budgettet og dermed heller ikke i danmarks eu bidrag dette synspunkt deles også af vores budgetansvarlige kollegaer i andre lande

er størstedelen af beslutningsforslagets præmisser og bemærkninger misvisende og fejlagtige for det andet er danmark jo et ansvarligt og troværdigt land der vedkender sig de aftaler der er indgået som begrundelse for forslaget anføres det bla

at den danske stat har haft en gennemsnitligt nettobidrag på cirka

der dermed udelades et betydelige bidrag og hjemtag af eu midler til kommuner regioner private og selvejende institutioner og organisationer med videre jeg har allerede i et svar på folketingsspørgsmål nummer fem og halvtreds

år redegjort for danmarks nettobidrag til eu der på baggrund af kommissionens regnskabstal opgøres til gennemsnitligt

femten det er kommissionens regnskabstal der er den gældende opgørelsesmetode det anføres også at kommissionens forslag til midtvejsevaluering efter al sandsynlighed vedtages uændret hvilket kan forøge danmarks eu bidrag med fire

det er heller ikke korrekt idet udgifterne i kommissionens forslag er blevet reduceret væsentligt det skyldes

en stor indsats fra danmark og øvrige budgetansvarlige lande folketingets europaudvalg blev orienteret herom tilbage i december to tusind og seksten i forbindelse med forelæggelse

med sikkerhed vil medføre ekstraudgifter der skal betales af de tilbageværende syv og tyve lande og at finansieringsnøglen herfor vil blive baseret på den nuværende finansiering af storbritanniens eu rabat det er slet ikke givet at storbritanniens udtræden vil medføre

som nævnt er danmarks og andre budgetansvarlige landes klare tilgang at storbritanniens udtræden ikke skal medføre stigninger i eu bidraget desuden har det slet ikke været på tale at den nuværende tilgang til finansieringen

skal anvendes ved finansieringen af et eventuelt finansieringshul skabt af storbritanniens udtræden eus fremtidige udgiftsniveau og finansieringen heraf vil være til diskussion ved forhandlingen af eus næste flerårige

den aftale skal ligeledes vedtages med enstemmighed af alle eu lande

med gældende praksis vil regeringen naturligvis indhente et forhandlingsmandat hertil i folketingets europaudvalg selv hvis begrundelserne for

var korrekte mener jeg ikke at

at genforhandle det danske eu bidrag som nævnt er både den gældende aftale om eus flerårige finansielle ramme og forordningen

eus egne indtægter fastsat for en syv årig periode og alle medlemslande har forpligtet sig hertil aftalerne indeholder ingen bestemmelse som giver et medlemsland mulighed for at kræve aftalerne genåbnet

kun ske efter forslag fra kommissionen i særlige tilfælde det vurderes derfor ikke realistisk at danmark skal genforhandle sit eu bidrag eller finansieringen af storbritanniens rabat

pålægger desuden vil det kun svække danmarks troværdighed pludselig

vel at mærke på et fejlagtigt grundlag regeringen forventer at alle samarbejdspartnere

skulle vi kunne forvente dette hvis vi ikke også selv vedkender os de aftaler vi indgår

mange kræfter på

gøre det her til et skoleridt over om vi har medtaget indtægter til amter og kommuner osv

vi alene har kigget på staten summa summarum uanset om man bruger

milliard kroner danmark taber altså penge på den her butik derfor vil jeg bare spørge ministeren er ministeren vitterlig af den opfattelse at vi bare skal læne os tilbage og acceptere at vi når den her

periode udløber hvor vi har en rabat så bare skal sige

rabat fremover i danmark og har ministeren

de danske skatteborgere i ekstra udgifter

taber på vores eu medlemskab det er korrekt at vi har et nettobidrag i forhold til hvor meget vi får direkte tilbage men i forhold til hvad vores virksomheder har af afsætningsmuligheder i eu i forhold til vores samhandel med de andre eu lande tjener danmark som nation ganske kraftigt på at vi har et tæt økonomisk samarbejde med de syv og tyve andre lande der desværre snart

skal eus budget justeres ned hvis storbritannien forlader

selv lande der er uden for eu også bidrager til eus budgetter hvis deres aftale

når storbritannien forlader eu

eller om vi i stedet for har et lavt grundbidrag jeg tror sådan set de fleste danskere er fuldstændig ligeglade med om rabatten er stor hvis startprisen er højere det de fleste er interesserede i

om hvorvidt der skal være en rabat før man ved hvad udgangspunktet

er ikke rabat det i givet fald skal være

for danmark og der kæmper jeg for at det danske eu bidrag bliver så lavt

tage fra nationalstaterne og bruge på eus forhold og samtidig står vi i den situation at det er holland og danmark der sådan slås fra år til år om at være den største nettobidragyder per indbygger til

indbetale meget meget høje beløb mens andre lande

er ikke noget der tages vi har besluttet hvad vores medlemskontingent skal være

eu og på den baggrund har alle syv og tyve lande sammen danmark vedtaget et fælles budget der er ikke nogen der tager vi beslutter hvad

at eu er blevet udvidet fra to tusind til to tusind og fjorten primært udvidet med en række fattige lande løftet økonomisk op af deres medlemskab af eu

samkvem økonomisk politisk med med polen

på det seneste er det blevet stærkt udfordret af den polske regering men det er

lande der kom ind i to tusind og fire qua den fantastiske udvidelsesaftale

for for at få indflydelse på det de andre mener derfor er det sådan at vi forhandler om for eksempel

på den del af eus budget der går til landbrugspolitikken men ved at have en fælles landbrugspolitik undgår man at landene så at sige konkurrerer på egne statskasser om hvor meget man nationalt kan støtte sit eget landbrug man sikrer en ensartet konkurrencesituation for europæisk landbrug

et eksempel på hvordan det at være sammen i et fællesskab gør at man kan bruge pengene anderledes men alligevel

kun ganske få mandater det er ikke hver dag man oplever det

helt med på at uanset hvordan folketinget bliver sammensat

har ret til at fortælle hvad befolkningen mener for det det er herre kenneth kristensen berth og kun herre kenneth kristensen berth der ved

hvad er det med jer i df og særaftaler hvorfor er det lige at i går og tror at danmark har ret til at få det hele for den halve pris hvorfor mener i at vi kan indgå aftaler uden at efterleve de krav vi forventer andre skal efterleve

danmarks årlige eu bidrag

bliver jo fastlagt i overensstemmelse med

det der hedder forordningen for eus egne indtægter og det samme gælder sådan set de andre landes eu bidrag

det er en forordning der blev vedtaget enstemmigt af alle otte og tyve stats og regeringschefer tilbage i to tusind og tretten og så har vi her i folketinget

godkendt det det skete i to tusind og

de aftaler er der ikke nogen bestemmelser som giver et enkelt medlemsland mulighed for at kræve at aftalerne bare sådan lige kan genåbnes det

set også for de andre det kan kun ske i særlige tilfælde efter forslag fra kommissionen

ønsker dansk folkeparti nu altså at regeringen skal

tilkendegive officielt i rådet at den danske regering ønsker at genforhandle det danske bidrag til eu

det skulle så tjene det formål at forhindre merbetaling til eu og at genforhandle danmarks bidrag til storbritanniens

eu og derfor arbejder regeringen da også løbende for at danmarks eu bidrag skal være lavt

det er et arbejde der sker i overensstemmelse med de forhandlingsmandater som jo bliver indhentet i folketingets europaudvalg forud for budgetforhandlingerne

det er i mine øjne altså den eneste rigtige måde at gribe det

at føre politik og forhandlinger på den måde som df nu foreslår er både ukonstruktivt og ville være direkte skadeligt for danmarks troværdighed og danmarks renommé dansk folkepartis forslag hviler

desuden på en række misvisende og fejlagtige præmisser som gør denne debat endnu mere usaglig

alene at se på statens nettobidrag da man dermed udelader et betydeligt hjemtag af eu midler til vores kommuner vores regioner og vores selvejende institutioner så det reelle nettobidrag er altså lavere

anfører

ganske nylig blev det beregnet at vores bruttonationalprodukt

hundrede milliard kroner lavere

samhandel med andre lande skulle foregå på almindelige frihandelsprincipper frem for

er heller ikke rigtigt at storbritanniens

sådan per automatik medfører ekstraudgifter der skal dækkes af de andre syv og tyve medlemslande jeg synes det er meget tidligt dansk folkeparti smider håndklædet i ringen

andre budgetansvarlige landes tilgang er den at storbritanniens udtræden

medføre stigninger i eu bidraget

slankes når storbritannien forlader fællesskabet

er dette forslag et eksempel på at dansk folkeparti tror at danmark bare

særlig status i verden vi behøver ikke overholde de aftaler vi har indgået men det har vi altså

god samarbejdspartner som lever op til de aftaler vi indgår vi bliver anset som både troværdige og ansvarlige og det er der for mig at se absolut ingen grund til at lave om på vi kan derfor

men at socialdemokratiet ikke kan stille med en ordfører synes jeg simpelt hen er skændigt

at der er lidt ekstra opmærksomhed på den her debat

man ikke kan stille med en ordfører jeg synes simpelt hen det er pinligt så

spørge ordføreren om

maksimale indtægt må udgøre en procent

af bruttonationalindkomsten i eu landene er

ting der gør at man med kort varsel kan være nødt til ikke at komme her i salen og når nu herre kenneth kristensen berth skruer sig op til at

hvis det er det

jørgensen jo parat til at poste endnu flere penge i eu

der er jo et slack fra det niveau der er nu

niveau af landenes bruttonationalindkomst

et eu der er mindre end det er i dag rent økonomisk det burde

kan man sige at vi betaler tyve milliard kroner i kontingent til eu og vi får

i form af diverse støtteordninger det betyder altså at vi betaler lidt under halvdelen af de tyve milliarder i vores nettobidrag men jeg synes det er vigtigt at tilføje at det kun er den halve sandhed for de milliarder vi betaler og som vi får igen er jo ikke nogen som vi selv kan bestemme over det er penge som eu bevilger os til bestemte formål lad mig tage et eksempel af de mange penge vi sender til eu

får vi en del tilbage til udbetaling af landbrugsstøtte men hvis vi selv kunne bestemme over de her milliarder

ikke sikkert at vi ville bruge dem til landbrugsstøtte i hvert fald ikke til konventionelt giftlandbrug eller et andet eksempel vi sender penge til bruxelles

det er utvivlsomt et fantastisk projekt som vistnok har anbefaling fra ingen ringere end den mangedobbelte verdensmester og slalomspecialist

som udtalte at han specielt gerne ville løbe på ski på bornholm men hvis pengene havde ligget i vores egne lommer kunne vi have ladet bornholm selv bestemme om deres mest brændende ønske her i verden nu også var at få en skibakke og så synes jeg ikke at det hjælper ret meget at vi fra finansministeren får at vide at han også har indflydelse på hvor mange skibakker der skal bygges på malta vi er fuldstændig imod det her lommepengesamfund hvor vi skal bede om at få nogle af vores egne penge igen

derfor vil vi også meget gerne diskutere hvordan vi får det system ændret

også fuldstændig enige i at eu kunne reducere sit forbrug gevaldigt uden at nogle almindelige mennesker ville komme til at lide under det

man jo sige at ombygning af bordeller på den tysk tjekkiske grænse nok burde ligge betydeligt uden for eu støttede områder man skal åbenbart hore meget før ørerne falder af men problemet er at eus pengeforbrug og det danske eu bidrag ikke

det handler også om en dansk rabat mere end det handler om at få lavet systemet grundlæggende om af beslutningsforslaget fremgår det at forslagsstillerne finder danmark særlig hårdt behandlet og giver eksempler på at vi betaler

er det ikke hovedproblemet for enhedslisten størstedelen af eus indtægter kommer fra medlemskontingentet fra de otte og tyve snart syv og tyve måske snart seks og tyve eller fem og tyve lande det beregnes ud fra de enkelte landes bruttonationalindkomst det såkaldte bni og derfor er det også helt logisk og det er vel også meget rimeligt at de rigeste lande betaler mere end de fattigste lande hvis man altså ønsker at være medlem af klubben og hvis man ser på nettobidraget

er det jo ikke sådan at danmark er dem der yder mest

diskutere om det er rimeligt at der er lande der får meget store bidrag ud af eu men som samtidig afviser enhver form for solidarisk indsats for eksempel da det handlede om at løse opgaven med at give husly til de mange flygtninge som var kommet til europa blandt andet på flugt fra borgerkrigen i syrien fra enhedslisten kan vi helt sikkert godt finde noget fornuftigere at bruge pengene til end at stoppe halvtreds milliard kroner om året i det autoritære regime i ungarn og over

i polen men det er jo selvfølgelig en anden diskussion afslutningsvis vil jeg godt opsummere at vi fuldt ud deler

om færre penge til eu men løsningen er efter vores opfattelse ikke en særlig dansk rabat men en grundlæggende forandring af eus økonomi

det vi skal eller mere end det vi skal

ser på det instrument der hedder rabat på

rabatten som en række lande jo har altså det er tyskland holland sverige og østrig der har en rabat

er på vej ud af eu men herre søren søndergaard tilkendegav jo at der skulle være en vis lighed

i forhold til rige kontra fattige lande og de lande jeg lige nævnte her er jo ikke

så hvordan ser herre søren søndergaard på det

nettobidraget for to tusind og femten i forhold til

en række andre sammenlignelige lande og endda også lande som ikke er helt så sammenlignelige nemlig belgien holland

det er ligesom det samlede billede

argumentere for hvorfor vi specielt i

til for eksempel sverige eller specielt i forhold til belgien skulle slippe billigere

at sende penge ned for at få dem igen for at få indflydelse på skibakker på malta og for det andet

havde et større nettobidrag til eu end danmark havde

bare en kendsgerning og det

at herre kenneth kristensen berths ønske går igennem

problemet med eu er ikke rabatterne problemet med eu er den fundamentalt forkerte måde økonomien er organiseret på

jeg synes at budgetterne burde beskæres og regningen gøres mindre det synspunkt mener liberal alliance at den til enhver tid siddende danske regering skal arbejde for når den deltager i budgetforhandlinger med de andre eu lande

skal vi som land selvfølgelig være loyale over for de aftaler vi indgår med andre lande uanset i hvilken sammenhæng det sker derfor kan vi heller ikke støtte det beslutningsforslag som vi behandler her

er der lidt en parallelitet til det der foregår i folketinget jeg synes også at

det er så et resultat af politiske forhandlinger og kompromiser men det betyder jo ikke at

tid siddende regering skal leve op til de budgetter man er blevet enig om

dobbelthed i det som df foreslår her

ikke helt få det til at flugte med den linje som df lægger for dagen når det kommer til forhandlingerne om brexit

jo anfægter den linje der er lagt op til af eu syv og tyve landene

at bodelingen og regningen skal gøres op før man kan realitetsforhandle om fremtiden

det vil altså helt uomtvisteligt være rigtig dyrt for de danske skatteborgere og dermed fordyre den samlede regning

danske skatteborgeres interesser

vi i øvrigt skal stå ved de aftaler vi indgår og i det hele taget være en troværdig samarbejdspartner internationalt der ikke løber fra vores forpligtelser

som danmark betaler skal nederst

det så ikke skal være i form af en rabat kunne jeg godt tænke mig at spørge fru christina

nu vil jeg helst ikke have et eller andet svar der går i retning af

der indgår aftaler forskellige steder i verden for så bagefter bare

til det andet spørgsmål

for eksempel være ved at skære ned på nogle af de strukturfonde

som jeg synes godt kunne klare sig for lidt færre

vi lever med at det er der ikke flertal for i folketinget blandt andet

spørgerens parti har en anden holdning spørgerens parti synes jo at de offentlige udgifter skal være noget større end de nul

fungerer det jo de steder hvor man indgår kompromiser således også i eu vi vil gerne reducere statens budgetter i danmark og vi vil også gerne reducere

at mange institutioner i danmark for eksempel udvælger forskningsprojekter efter hvad der kan give eu støtte

et af de første kriterier derfor ikke om det er fornuftigt eller ej

også liberal alliances opfattelse at det er dybt usundt

jeg ikke om dem der går til fattige lande og alt muligt det er en anden diskussion men dem vi så at sige selv skal søge

som er fuldstændig ulogisk så ja jeg synes man

skal skære i eus budgetter beholde pengene

sikkert få nogle gode debatter her i salen om hvad man så skal bruge dem på

står vi naturligvis også ved de aftaler som danmark den danske regering

også om aftalen om vores bidrag altså

også er ratificeret her i folketinget og det gælder selvfølgelig også eus budget eller den flerårige finansielle ramme det er aftaler som vi har indgået og som vi står ved og som vi i øvrigt heller ikke har nogen mulighed for at åbne fordi den mulighed

timingen er utrolig dårlig nu har vi jo her i folketinget talt om brexit storbritannien

ingen tvivl om at hvis vi går til eu og siger at nu vil vi åbne hundeslagsmålet om bidraget så gør vi

at forhandle en ordentlig aftale på plads som både er til gavn for storbritannien og eu

alene af den grund ville vi også synes at det var et utrolig

det er et lille parti så det har jeg forståelse for

muligheden for at vi kan fastholde eller begrænse det danske nettobidrag

set fra fru zenia stampes synspunkt for at vi kan nå

radikale venstre var også skeptisk over for den ekstraregning som vi blev præsenteret

for i europaudvalget

skulle lave en straffeaktion over for storbritannien og at man måtte forstå at det var en straffeaktion sådan set bare at holde fast i at de selvfølgelig skal betale de penge som de har forpligtet sig

det kan vel ikke være i danmarks interesse at den regning så bliver placeret

var dansk folkepartis holdning at så langt måtte vi altså gå ofre os for storbritannien og betale en del af deres regning

skulle være for hårdt for storbritannien at melde sig ud af eu

skal stå med et større bidrag er da at storbritannien får lov til at betale sin egen regning og at den ikke falder

skal den regning jo samles op og det er der jeg afsøger muligheden for at få nogle svar på hvad det

ekstraregning som vi jo slet ikke er sikker på vi ender med men hvis der er et hul

i stedet for at bruge vores kræfter på en forhandling med uk som eu

syv og tyve samlet set slipper så godt som muligt fra så den eventuelle ekstraregning bliver så lille

med den måde økonomien er skruet sammen på i eu

der bliver distribueret tilbage

det kan være mindre omfordeling mellem landene det kan være andre ting altså hvilke tanker gør

det her med at færre og færre partier deltager

tidsbestemt rabat gældende i perioden to tusind og fjorten til tyve med andre

bortfalder rabatten altså

med mange af de andre rabatter som der er i eu systemet

tyskland sverige holland og østrig har er

fastholde en ret til en

rabat på eus budgetter

man sige at så manglede det bare for

jo blandt dem der bidrager allermest til eu

milliard kroner mistede den danske stat isoleret betragtet på vores medlemskab af eu penge som jo blandt andet bliver brugt til at bygge andre eu

socialdemokratisk ledede regering forhandlede sig frem til er først blevet implementeret i to tusind og seksten og på grund af de stigende bidragssatser i den mellemliggende tid

det danske bidrag i mellemtiden steget så meget at rabatten reelt er udhulet så vi har sådan set ikke rigtig sparet noget vi har bare fået lov til at betale en smule mindre ind til eus kasse end vi ellers ville have gjort og det går ikke i længden i danmark er vi underlagt et budgetloft eu fortæller os hvor mange penge vi kan tillade os at bruge regeringen lagde i sin

og fem og tyve plan op til at de offentlige serviceudgifter i danmark højst måtte stige med

steg eus samlede forpligtelser fra to tusind og seksten til to tusind og sytten

er ikke rimeligt at vi i danmark skal holde igen med at finansiere vores velfærdssamfund samtidig med at eu holder forbrugsfest

steget og steget

to tusind til to tusind og fjorten er eus indtægter altså det vi medlemslande betaler til eu fordoblet og det kan skam blive meget værre endnu

at eu kan bruge endnu flere penge fordi eu endnu ikke er nået dertil hvor der bruges en

procent af landenes bruttonationalindkomst europa kommissionen har endog lagt op til at sprænge denne ramme så eu vil kunne bruge endnu flere penge forbrugsfesten i eu på bekostning af de europæiske borgere må ganske enkelt

det er så her at vi også må nævne storbritannien for storbritannien er den næststørste bidragsyder til

bidrager storbritannien jo også med flere penge når briterne melder sig ud af

og det er som sagt ikke storbritannien der har fået pengene det er en række andre lande storbritannien bidrog med hvad der svarede til fjorten procent af eus budget i to tusind og seksten og regningen for at storbritannien forlader eu vil i to tusind og tre og tyve være på et sted mellem tre hundrede og halvtreds og fem hundrede og tredive milliard kroner det er penge som skal findes enten ved at andre lande skal betale mere eller via nedskæringer jeg er ganske klar over at flertallet af partier her i folketinget agter at lægge sig på en linje der handler om at finde besparelser i eu men der er jo ikke nogen tvivl om at der er lande der er meget nødigt ser besparelser på strukturfondsprogrammerne som har været nævnt eller på landbrugsstøtten som også plejer at være

travere der hives frem når der skal peges på steder hvor der kan spares penge

fra eu og de lande vil jo meget nødig modtage færre penge derfor

vi jo også lige så godt først som sidst fra dansk side tage tyren ved hornene og meddele at det er slut med at betale for andre eu lande der ikke vil gennemføre de reformer og strukturforandringer der skal til

kan overleve i det enogtyvende århundrede vi skal ikke blive ved med at betale til lande som grækenland spanien og portugal uden at få noget igen de lande må begynde at tage ansvar for sig selv i stedet for at modtage kontinuerlige overførsler

bruxelles der skal skæres i overførslerne til syd og østeuropa vi må kræve at de lande indretter deres pensionssystemer og sociale systemer på en mere hensigtsmæssig og tidssvarende måde det var egentlig min forventning at en bred kreds af partier ville bakke op om

de fleste partier sådan mere eller mindre bakker op om at danmark ikke skal betale mere men vi kan jo se hvordan den rabat vi forhandlede os frem til sidst blev overhalet af virkeligheden så vi nu betaler endnu flere

der må jeg bare sige fra dansk folkepartis side at kurven

det håber jeg trods alt også at finansministeren er indstillet på selv om finansministeren jo er overbevist eu tilhænger og globalist

og så vil jeg håbe at det signal der trods alt er givet i dag

hos regeringen og at regeringen vil lade signalet høre i bruxelles vi vil ikke betale mere i

har enorme fordele af det samarbejde med de lande som som holder valutaen nede

men den diskussion kan vi tage en anden gang

oven i købet et land der er på vej ud virkeligheden er hvis vi tager to tusind og femten tallene at der var en række lande der

ideen i at vi specielt skal have en rabat

hvorfor er det ikke en generel ændring af det økonomiske system i eu som dansk folkeparti sætter på dagsordenen ligesom vi gør

den kolos som eu er og den måde

er er tilstrækkelig kontrær som margaret thatcher var i sin tid da hun fik

kan man komme igennem med noget men selv om jeg ville ønske

store tankskib som eu er på det her område jeg tror der bliver en gevaldig slåskamp når det handler om at finde ud af hvordan man skal rydde op efter den britiske udmeldelse

den til den tid siddende finansminister har tænkt sig at tage knojernet med og måske også et koben og lidt andet for der bliver i hvert fald behov for virkelig at spidse albuerne hvis det er sådan at danmark ikke skal komme ud af det slagsmål med

mere til eu i hvert fald i to tusind og femten end vi gjorde

dansk folkepartis ordfører troen på at det overhovedet er muligt i forhold til at arbejde for

så er der så en konklusion og den konklusion har vi truffet

men vi har bare et dårligt udgangspunkt

kigger på den måde rabatordningerne er indrettet på i dag så tilgodeses de fire lande tidsubestemt og danmark tidsbestemt det vil sige at der er fire lande der kan gå til de forhandlinger med en berettiget forventning om ikke at skulle betale det fulde beløb som de egentlig skulle

nøgletal der afgør det forhold

står vi synes jeg i en meget udsat position når det handler om hvordan den regning bliver fordelt det kan være jeg tager fejl men det er min observation

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niende maj to tusind og sytten ordføreren for for forespørgerne fru kirsten normann andersen har hermed muligheden for at begrunde

har i forskellige sammenhænge siden forklaret at det nuværende økonomisystem de økonomiske styreformer har ramt muren ikke mindst i forhold til effektiviseringskravet på to procent det samme signal har personalet sendt man kan altså ikke føde to procent hurtigere år efter år

to procent hurtigere år efter år i sidste ende betyder det derfor at

personalet konstant er bagefter en enig generalforsamling i danske regioner sendte i april et utvetydigt signal om at to procentsproduktivitetskravet har overlevet sig selv

budgetforhandlinger med danske regioner jeg håber at ministeren i sit svar især vil kommentere to procentsproduktivitetskravet

ministeren oplyse om den kommende aftale mellem danske regioner og regeringen om regionernes økonomi

til hvor mange fødsler der har været og hvilken historisk udvikling der har været over tid

mig til at få genfortalt af fru kirsten

vil jeg sige at jeg er blevet bedt om at redegøre for

forhandlingerne om den kommunale økonomi nemlig at forhandlingerne ikke

hvorledes økonomien skal være

på linje med tidligere i det følgende redegøre for de overordnede rammer for de kommende økonomiforhandlinger

de samlede rammer for den offentlige økonomi og regionernes økonomi for to tusind og atten skal fastsættes under hensyn til den økonomiske udvikling ser vi samlet set på dansk økonomi

vi konstatere at vi lige nu er inde i et opsving med tiltagende vækst faldende ledighed og kraftig fremgang i beskæftigelsen vi har i hvert af årene efter to tusind og ni haft vækst i vores bnp den private beskæftigelse stiger kraftigt og ledigheden er på det laveste niveau i fyrre år hvis man ser bort fra to tusind og syv og to tusind og otte hvor dansk økonomi var overophedet

ikke mindst da det samtidig betyder at flere og flere kommer i job og dermed også overgår fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse det er stadig vigtigt at understrege at vi fortsat har underskud på de offentlige finanser

selv om fremgangen i dansk økonomi isoleret set styrker den offentlige saldo er det en bunden opgave

kommende år gradvis reducerer underskuddet det er ikke mindst nødvendigt set i lyset af den demografiske udvikling

år det er her vigtigt at understrege at regeringen ønsker at føre en ansvarlig økonomisk politik det betyder også at finanspolitikken skal tilrettelægges herefter der er på nuværende tidspunkt behov for tilbageholdenhed i finanspolitikken så den økonomiske politik passer til konjunkturerne vi skal nemlig sikre at vi

holdbart opsving i dansk økonomi og vi skal imødegå risiciene for overophedning og flaskehalse på arbejdsmarkedet som jeg har sagt før skal vi ikke tilbage til nullerne hvor krisen blev forværret fordi vi oplevede en periode hvor de offentlige udgifter løb løbsk samtidig er det regeringens ambition at de samlede offentlige udgifter skal udgøre en mindre andel af samfundsøkonomien regeringen har som mål at basisvæksten i det offentlige forbrug som udgangspunkt skal udgøre nul

hertil kommer de prioriteringer som bliver mulige

brug for den samlet set er budskabet at de økonomiske rammer for den offentlige sektor i de kommende år vil være stramme også selv om vi lykkes med at øge prioriteringsrummet yderligere gennem reformer

er et nødvendigt vilkår da en sund offentlig økonomi er en forudsætning for at vi kan skabe vækst og udvikling i hele danmark det er også nødvendigt for at vi fremover har muligheden

i forhandlingerne om regionernes økonomi

selvfølgelig også vigtigt at se på den samlede økonomiske situation

er ingen tvivl om at sundhedsområdet er et område der bliver prioriteret højt af regeringen i to tusind og seksten tilførte v regeringen sundhedsområdet to

regionerne fik langt størstedelen herunder til orientering til stigende udgifter til medicin derudover indgik i finansloven for to tusind og sytten en kræftplan

blandt andet med det formål at øge kapaciteten til diagnostik og behandling i regionerne ser vi endelig ned i regionernes regnskaber for to tusind og seksten

også ser ganske fornuftigt ud regionernes regnskaber for to tusind og seksten er således cirka tre hundrede million kroner under budgettet for to tusind og seksten

cirka en hundrede og syv og syv milliard

det er faktisk et mindreforbrug der er større end det mindreforbrug der var i totusinde

muligheder der er for bedre kapacitetsudnyttelse og bedre arbejdsgange blandt andet bliver de nye supersygehuse færdige i de kommende år det betyder store ekstra gevinstmuligheder fordi de nye

byggerier gør det muligt at tilrettelægge patientbehandlingen meget bedre til gavn for patienter men også til gavn for økonomien det samlede billede er derfor en rolig og afdæmpet udgiftsudvikling en anden væsentlig del af regionernes økonomi vedrører investeringer det omfatter blandt andet de kvalitetsfondsstøttede

såkaldte supersygehuse hvor der frem mod to tusind og to og tyve samlet set er prioriteret investeringer for mere end otte og fyrre milliard kroner byggerierne er af høj kvalitet da de udgør hjørnestenen i den fremtidige organisering af vores sundhedsvæsen og de senere år har regionernes anlægsrammer derfor også været historisk høje men byggerierne stiller krav stiller store krav om ansvarlighed fra regionernes side

nogle realistiske afløbsprofiler det skyldes som tidligere nævnt at der er behov for tilpasninger

i tråd med en fornuftig stabiliseringspolitik og tilpasset konjunktursituation dertil kommer at der aktuelt er en samlet udfordring med at nedbringe de allerede planlagte offentlige investeringer i bygninger og anlæg til de finansierede niveauer i den fremskrivning der er eller sagt på en anden måde da regeringen overtog regeringsmagten i to tusind og femten

for fem milliard kroner mere end der var finansieret og det bliver man nødt til at justere ned medmindre man kan skaffe ny finansiering ved at udvide råderummet gennem reformer budskabet er altså at regionerne må

den økonomiske prioritering af sundhedsvæsenet går hånd i

med et krav til regionerne om at modernisere og realisere muligheder for effektiviseringer sundhedssektoren er kendetegnet ved en betydelig teknologisk udvikling nye behandlingsmetoder nye sygehuse og ny medicin det giver grundlag for at løse opgaverne bedre og billigere på sundhedsområdet er redskabet et krav om samlede produktivitetsforbedringer på to procent det understøttes af en række analyser af grundlaget

af regionerne der indikerer at andelen af administrativt personale er stigende og udgør en stadig større del af det samlede personale derfor er bedre kapacitetsudnyttelse bedre indkøb

væsentlige temaer for økonomiforhandlingerne der er aktuelt en del debat om styringen på sundhedsområdet herunder har flere parter været ude for at kritisere produktivitetskravet bare for at få det slået helt fast sundhedsområdet er et centralt fokusområde for regeringen og vi tager ingen penge fra sygehusene tværtimod

så det er en stor misforståelse hvis nogen tror at produktivitetskravet og aktivitetsstyringen handler om at tage penge fra nogen produktivitetskravet og aktivitetsstyringen skal understøtte at de gevinster som blandt andet kommer fra nye teknologier og nye bedre behandlingsformer også realiseres når det er sagt skal vi selvfølgelig udvikle og forbedre styringen kan vi for eksempel indrette taksterne så de bedre tager højde for det samlede forløb for en patient frem for betaling for den enkeltes sygehusbesøg eller kan vi forpligte både sygehus og almen praksis til at levere det der samlet set er til størst gavn for patienterne

regeringen nu igangsætter en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet det gør vi for at sikre at rammerne for udvikling af sundhedsområdet er på plads i arbejdet kommer vi til at belyse hvad der virker i den nuværende styring og hvad der kan forbedres det bliver et grundigt arbejde og

drage forhastede konklusioner eller forfalde til lette overskrifter hvilket der kan være en tendens til i debatten om styring på sundhedsområdet det er altså ikke en lille opgave der tages fat på

vigtigt for mig at understrege at målet

det betyder at vi i vores samarbejde med danske regioner vil gå aktivt ind for at søge en model som lever op til både danske regioners holdning om at finde andre og bedre styringsredskaber men som samtidig også giver en garanti for at man reelt har hånd i hanke med økonomi og styring

også vigtigere end at gøre det inden for en bestemt dato afslutningsvis

jeg understrege at vi ser frem til de kommende forhandlinger med danske regioner sundhedsområdet er som nævnt en vigtig prioritet for regeringen hvilket vi har vist ad flere omgange med de initiativer vi

og de midler vi har tilført samtidig også på sundhedsområdet vigtigt at vi bruger ressourcerne og kapaciteten bedst muligt derfor skal vi sammen med blandt andet danske regioner sikre at vi får mest muligt sundhed for pengene det er centralt for en fortsat udvikling af vores sundhedsvæsen

de gør en fantastisk indsats

vist ikke tilladt at klappe i folketingssalen men de fortjener virkelig en stor hånd det samme siger rigtig mange patienter

og at vi lytter til dem når de siger de løber alt for stærkt og at det går ud over patienterne så løber de for stærkt og det går ud over patienterne det siger patienterne i øvrigt også det danske sundhedsvæsen er i verdensklasse specialeplaner og nationale mål

til at sikre at vi alle sammen kan regne med den bedste behandling uanset hvor i danmark vi bliver behandlet

som gav store operationssår og et efterfølgende plejeforløb på fjorten dage på hospitalet i dag kan den samme operation klares på meget kort tid med meget små operationshuller og ofte kan operationen klares i dagkirurgi

på at ny teknologi kan resultere i en mere skånsom og meget billigere behandling

men vi havde brug for flere specialister og mange af de små sygehuse har i dag særlige specialer og når borgergrundlaget er en hel region

man også mulighed for at løse en bestemt opgave så mange gange at man reelt kan kalde sig specialist det giver rigtig god mening men først og fremmest fik vi nedbragt de enorme ventelister som vi boksede med i nullerne

er vi især glade for at specialiseringen også har medvirket til at vi fik stoppet efterspørgselen på privathospitaler

faktum at sygehusene siden to tusind og tre har fået budgetterne reguleret med et krav

hvor rationaliseringsmulighederne er brugt op der er ikke umiddelbart flere specialer vi kan lægge sammen og der er ikke umiddelbart

regeringens produktivitetskrav på to procent betyder efter ti år at det samme personale skal løfte

to og tyve procent flere opgaver der er vi i

er vi oppe på at det samme personale skal løfte ni og fyrre procent flere opgaver

desværre var der ikke meget håb i statsministerens svar til regionerne på regionernes generalforsamling tværtimod statsministeren holdt fast i de gammelkendte metoder på trods af at signalerne fra både ansatte patienter og politikere var klare væk med to procentskravet det er uholdbart to procent er ikke en misforståelse

er det både regionernes og sygehusledelsernes og personalets opfattelse

og klippe en tå som svar på finansministerens spørgsmål gælder det angiveligt også for rigshospitalets fødeafdeling som måtte nøjes med noget nær den halve drg takst fordi der var brug for pengene nogle andre steder det betyder ganske enkelt at vi får noget andet end det som vi tror vi får

at der er et flertal i folketinget for at afskaffe

fremlægger en vedtagelsestekst som faktisk bakker op om

al nyudvikling ny teknologi innovation nytænkning inden for

har nået sit højdepunkt lige præcis

der kunne vi i hvert fald starte så det betyder at sf mener at da vi har ramt muren

altså brug for at tage nogle nye styringsmekanismer i brug det betyder ikke at vi i tid og evighed ikke kan effektivisere det betyder ikke at vi for tid og evighed ikke kan begynde at løse opgaverne på en anden måde

fremkommer ved at de medarbejdere de ansatte løber tilsvarende hurtigere nu talte vi om den her to procentsproduktivitetsfremgang betyder det at den produktivitetsfremgang vi vil se fremover hvis der kommer en sådan

løber det hurtigere eller kunne man forestille sig at noget af produktivitetsfremgangen som

har set igennem de sidste mange år

ny teknologi nye muligheder nye arbejdsgange ny læring

løber hurtigere de løber hurtigt det er jeg helt med på

besparelsen før vi bruger pengene lige nu gør vi det modsatte vi bruger pengene først

rationalet efterfølgende det betyder meget ofte at personalet kommer til at løbe stærkere og når personalet siger at de løber stærkere så tror jeg sådan set på det det synes jeg faktisk

forbedringer af vores sygehusvæsen ventetiderne til behandling er historisk lave og overlevelsen efter kræft og andre livstruende sygdomme er markant forbedret over de seneste ti år det er sket samtidig med at produktiviteten i gennemsnit er steget med to procent om året siden to tusind og tre i dag leverer sygehusene tre og tredive procent mere for det samme budget end i to tusind og tre hvor kravet om to

produktivitetsstigning og den såkaldte aktivitetsstyring af sygehusene blev indført men der er udtrykt bekymring fra flere sider om at en af konsekvenserne af det øgede effektiviseringskrav er at sygehusene laver det der gavner sygehusene mest og ikke det der gavner patienterne mest det er selvfølgelig bekymrende specielt når vi har udsigt til et øget pres på vores sundhedssystem som følge af en højere andel af ældre og mennesker med kroniske sygdomme

vi får et stærkere fokus på at forebygge sygdom og sygdomsforværring og at vi sikrer bedre sammenhæng i forløbene også på tværs af sundhedsvæsenet med andre ord er der behov for et øget fokus på ting der ikke giver overskud på produktivitetskontoen et eksempel som eksperterne peger på er knæoperationer hvis en patient kan vælge et træningsprogram frem for en knæoperation

vælger rigtig mange træningsvejen som ofte virker lige så godt jeg kan eksempel fra min egen verden med den fremskredne alder jeg har og med mange års idræt bag mig

er mine hofter ved at være temmelig slidte men i stedet for en operation

er hjælp fra fysioterapi og træningsøvelser faktisk et udmærket alternativ til operation men

er der faktisk den problemstilling at så falder produktiviteten på sygehusene og på den måde kan operationen jo fra sygehusets side blive det lette valg meget tyder altså på at nok laver sygehusene år for år flere

behandlinger og undersøgelser og kontroller

produktivitetskravet og aktivitetsstyringen med snart femten år på bagen også er svaret

som jeg nævnte flere ældre og flere kronisk syge stiller krav om bedre sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet så patienterne derved får et bedre sygehusvæsen

også foreslået en nytænkning af styringsmodellen på sygehusområdet men

afskaffe produktivitetskravet før vi har et konkret og gennemarbejdet bud på

er der skal sættes i stedet alt andet mener vi ganske enkelt er uansvarligt vi har brug for at der kommer bedre sammenhæng og mere værdi for den enkelte uden at budgetterne sprænges derfor mener vi også at regeringen skal i arbejdstøjet og hurtigst muligt igangsætte en proces med at få lavet et grundigt og gennemarbejdet forslag til en ny og mere afbalanceret styringsmodel

også glad for at jeg på vegne af socialdemokratiet venstre liberal alliance og de konservative kan foreslå følgende

til vedtagelse folketinget noterer sig at regeringen snart igangsætter forhandlinger med danske regioner om regionernes økonomiske rammer for to tusind og atten folketinget bakker op om aftalesystemet og de økonomiaftaler som den til enhver tid siddende regering indgår med regionerne folketinget opfordrer til at regeringen søger at indgå en aftale om regionernes økonomi for to tusind og atten der understøtter en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet kendetegnet ved et balanceret fokus på aktivitet kvalitet og patientsikkerhed så der leveres sundhed og værdi for patienterne og som samtidig vil sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt ligger inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik i forlængelse af debatten om utilsigtede virkninger af produktivitetskravet på to procent opfordrer folketinget regeringen til at igangsætte en gennemgang af styringen på sundhedsområdet der skal belyse hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og på den baggrund komme med forslag til en bedre styring

at det er nødvendigt for at man kan

en forsvarlig styring af vores sygehuse

jo virkelig også en våd klud i hovedet på de personaleorganisationer som samlet siger at produktivitetskravet er dybt skadeligt for patienterne og dybt skadeligt for arbejdsmiljøet så jeg vil bare komme med den kommentar

det er dybt uansvarligt at fortsætte den politik man har nu og fortsætte med at bede personalet om at løbe endnu stærkere med de fejl der kan opstå

som der følger deraf så hvorfor lytter socialdemokratiet ikke til alle de mennesker der arbejder

sygehusene i dagligdagen regionerne

at der er hvad skal vi sige styr på økonomien det er jo også vores ansvar

også i min tale at der er behov for at kigge på om den styringsmodel der er nu er den rette men vi er også nødt til at have en gennemarbejdet model

vi sætter produktivitetskravet

som vi i dag har for ni og halvfems procent af sundhedsvæsenet

så for hundrede procent af sundhedsvæsenet

to tre år måske kan indføre en anden form for styringsmodel

man nogle metoder som måske ikke altid

styringsmodel vi har og derfor har vi jo lagt op til at vi gerne vil have kigget på

kan finde en anden model men indtil der findes en sådan anden model mener vi faktisk det er uansvarligt ikke

at vide og bekræftet her at det er socialdemokraterne ikke men jeg vil gerne spørge ordføreren hvordan rimer det med

som den niogtyvende december udtalte vi er nået til et sted hvor personalet simpelt hen ikke kan løbe stærkere vi er også nået til et punkt hvor man mange gange ikke gør det bedste for patienten men i stedet gør det bedste for systemet sådan må det aldrig være understreger flemming møller mortensen sundhedsordfører for socialdemokratiet er ordføreren enig

netop siger at der nogle gange

er til gavn for systemet end til gavn for patienten det nævnte jeg også i min ordførertale men jeg fastholder

forestiller sig at man i en eller anden fjern fremtid måske kan få et andet styringsinstrument

kravene til personalet om at løbe stærkere og stærkere med det resultat at der kommer endnu flere påbud for dårligt arbejdsmiljø at patienterne får en dårligere og dårligere behandling fordi personalet simpelt hen ikke kan følge med

vi vil gerne være med til at kigge på en ny styringsmodel det synes jeg også fremgik af

vedtagelse men vi er nødt til at have en ny model før vi kan afskaffe den anden det synes jeg faktisk er ansvarlig politik

vi kan ikke løbe stærkere man kan ikke effektivisere når du allerede spurter af sted på gangene et

udgifterne løber løbsk er jo medicinudgifterne

eksplosive prisstigninger som vi ser inden for medicinalområdet

de farmaceutiske virksomheder

som som sidder på på prisdannelsen

hvis man har en styringsmodel så forkaster

den inden man har noget andet at sætte i stedet

en gennemgang af styringen på sundhedsområdet der skal belyse hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og på den baggrund komme med forslag til en bedre styring fremadrettet

en afskaffelse af to procentsproduktivitetskravet nu jeg kan forstå at både han og de ansatte

lade stå til og ville

midlertidig løsning frem for ingen

til den vi har jeg må stadig væk fastholde

mener at det er økonomisk ansvarlig politik fra folketingets side at sige at den styringsmodel vi har nu forkaster vi inden vi har noget andet at sætte i stedet det mener jeg simpelt hen ikke ville være økonomisk

og mener at det har indflydelse på den måde

jeg hørte lige ordføreren sige at regeringen vil arbejde hurtigt men havde det ikke været rigtig godt hvis vedtagelsesteksten kunne forpligte lidt mere inden for en tidsramme

hvornår mener ordføreren der skal være indført noget

lave den mulighed for at sige om det kan gøres på to måneder

i gang med det arbejde og så går så hurtigt som det kan lade sig gøre

at vi skal kigge på en anden styringsmodel men før vi kan

er den principielle debat særlig om

meget relevant og det er en diskussion som dansk folkeparti meget gerne

også her i folketingsalen

ikke vil benytte lejligheden til at tale det danske sundhedsvæsen

set et sundhedsvæsen som gør det rigtig godt på rigtig mange områder

vil det blive ved med at være man vil både kunne gøre det bedre i forhold til økonomi men man vil også komme til at gøre det bedre i forhold til patienterne og derfor skal vi selvfølgelig blive ved med at have et fokus på hvad

sundhedsvæsenet leverer over for

over igennem mange år skal man være opmærksom på at bare i to tusind og sytten snakker vi altså

også enig med den socialdemokratiske ordfører som

her vedtagelse op også på regeringens vegne at ja selvfølgelig skal der også være noget andet

lidt ked af at man ikke fra regeringens side bakker op

et opgør med den måde som vi gør det på

i forhold til hvad det er for et sundhedsvæsen vi skal have

man lægger op til nu at

gerne have at man stadig væk måler på hvad det er for en kvalitet som

er for et fagligt input

det er for et mandat som den til enhver tid siddende regering skal forhandle

finansministeren til stede i forhold til

er regionerne skal levere på

et nulsumsspil hvor regionerne bare er blevet fodret med deres egen hale og

pillet to procent ud og så har man tilbageført to procent dansk folkeparti har selv siddet med

finanslovsforhandlinger hvor der også er tilført nye penge

er sket i sundhedsvæsenet men der er også tilført nye penge til sundhedsvæsenet og man må sige

mange kunder i butikken

forslag til vedtagelse folketinget noterer sig at regeringen inden for den kommende tid igangsætter forhandlinger med danske regioner om regionernes økonomiske rammer for to tusind og atten folketinget bakker

som den til enhver tid siddende regering indgår med regionerne folketinget opfordrer på den baggrund til at regeringen søger at indgå en aftale med danske regioner om regionernes økonomi for to tusind og atten der understøtter en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet der er kendetegnet ved et balanceret fokus på aktivitet kvalitet og patientsikkerhed således at der leveres sundhed og værdi for patienterne for de ressourcer der prioriteres til sundhedsvæsenet ligeledes opfordres regeringen til at stoppe

som samtidig vil sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og som ligger indenfor rammerne af en ansvarlig

her rationaliseringer på hele områder

ingen tvivl om at medarbejderne løber stærkt derude

stærkt derude men man skal ikke løbe stærkt bare for at løbe stærkt man skal løbe stærkt fordi det har værdi at løbe stærkt

måler også på hvor mange konsultationer man har

rundt på tre forskellige sygehuse i den samme region og hvorfor skal

er særlig kompliceret så vi har også en model

ikke har sat patienten i centrum men har sat systemet i centrum altså de to procent er sat i centrum

vi væk fra og derfor er den vedtagelse som

og dansk folkeparti har lavet noget mere skarp sin formulering

glade for at man for første gang

side anerkender at der er en udfordring med den måde som vi måler sundhedsvæsenet på

vil da gerne nikke anerkendende til at man trods alt har flyttet sig men slet ikke flyttet sig så meget som

der ikke mere energi i den måde at styre et område på så ja vi står fuldstændig fast både på det der i vedtagelse og selvfølgelig også på det som

som de har ude i sundhedsvæsenet vi skal en anden vej at man ikke fra regeringens side nu siger

de her forhandlinger med regionerne at vi skal over på et andet system er vi selvfølgelig lidt kede af men jeg synes da at

folkeparti har sagt og som andre partier

i rené christensens svar at ja det er et krav i forhold til

økonomiaftaler fordi de netop skal forhandles

mellem henholdsvis kommunerne og regionerne og finansministeren og så går

og godkender dem efterfølgende men

når ordføreren ikke vil blande sig i selve forhandlingerne men gøre det til et krav

kommuner og selvfølgelig skal en regering også have et mandat

den aftale de indgår også kan gå igennem ellers er det ikke et ligeværdigt forhold

når vi kommer til finansloven har vi et mandat med

ikke det vi siger vi siger bare

det her system skal afvikles og vi skal have en anden måde at styre økonomien

vi måske kan nå til enighed om hvad udfordringen

nogle nye teknologier og medicinpriserne så

er det her ikke et område hvor vi bliver nødt til at tage livtag med hele branchen fordi det er ude af

set heller ikke er ude af af kontrol det er ikke så længe siden at vi faktisk fik en rapport hvor man inde og kigge på medicinpriserne man kan ikke alene give medicinpriserne skylden for at man er udfordret

hvis en patient pludselig skal rundt til tre eller fire konsultationer for en lille ting

men hvis det er den måde man måler på så får man jo det man bestiller det er det der er hele kernen i det

gælder kvantitet vi skal kigge på

det er at der i samme vedtagelse står

vil stemme for en hvilken som helst økonomiaftale hvis der er en økonomiaftale

det er vel det samme som at sige at så er afskaffelsen af to procentskravet ikke noget man står fast på

stemme for en økonomiaftale hvor to procentskravet stadig væk står så det virker ikke som om

vi anerkender at når to parter ligeværdige parter

har vi mandatet med der er det jo os når man får lov til at sidde der og være parlamentarisk grundlag der har mandatet med og der kæmper vi vores kampe men vi anerkender at kl har en styrke når de kommer til forhandlingerne

til enhver tid siddende regering også selv om den er rød

kommer hjem med også en hvor to procentskravet ikke er afskaffet det er vel rigtigt forstået godt hvis det er rigtigt forstået hvordan vil dansk folkeparti så bære sig ad med at få fjernet to procentskravet ved finanslovsforhandlingerne når man samtidig har stemt for en økonomiaftale hvor to procentskravet fortsætter hvordan vil dansk folkeparti bære sig ad med det jeg vil gerne bakke dansk folkeparti op i at gøre det jeg påpeger bare

vi er udfordret af dyre patenter skønt vi ofte har ydet tilskud

forlænget og nogle

at de kan præsentere den som et nyt produkt og så kan vi komme til at betale den høje pris for

er årsag til at man er presset

det selvfølgelig også er med til at understøtte spørgsmålet om at de to procent i produktivitetsforbedring

når det er sådan at man netop er presset af stigende priser

femten og tyve år i forskning på at finde medicin

tyve år på at investere i noget vil man også godt have den her business case til at gå op så vi har en udfordring og den skal vi løse

at venstre ikke kan se tingene fra flere vinkler ovenikøbet på præcis samme tid regionerne

vigtigt stykke arbejde de løser jo en af de vigtigste samfundsopgaver i et velfærdssamfund som det danske

der selvfølgelig en tilbagevendende diskussion om

der er blevet tildelt flere ressourcer gennem flere år men nok så vigtigt hvordan de ressourcer

også de faglige kompetencer der er blandt personalet

her meget meget flotte produktivitetsfremgang jeg tror det er et stykke over to to procent i gennemsnit over de sidste ti år det er ganske imponerende og derfor skal der

stor ros til regionerne og ikke mindst til det personale som arbejder med de her ting i dagligdagen og som jo er en væsentlig del af

der bliver investeret i sygehusene altså i bygningsmassen og dermed

en belønning i udsigt når man

der også har været brug for det tror jeg også der er bred anerkendelse af i forhold til at få høvlet ned på de tidligere meget meget lange ventelister vi

det er heldigvis blevet langt langt bedre så på den måde er der altså nogle

her fine resultater men selvfølgelig skal man også

støttet af socialdemokratiet og det kvitterer vi for lægger op til

modellen for den styring der er af sundhedssystemet

selvfølgelig være sådan at man kan belønne og tilskynde til at

ikke bare en aktivitet for aktivitetens skyld vi kan også se at der

sket en stigning i det administrative personale i forhold til personalet på

de regler og det bureaukrati som vi

meget meget store forskelle fra region til region

sine arbejdsgange anderledes end

alle afdelinger jeg jeg tror i hvert fald at den ene halvdel af befolkningen vil skrive under på at

apropos sfs ordførers indledning til gengæld kan man måske på andre områder

på kræftområdet og vi har jo også her fra huset sendt adskillige kræftpakker af sted man kan se

konventionel operation med et relativt stort indgreb

tilsvarende også blevet billigere så på den måde er der jo forskelle fra afdeling til afdeling

de her gevinster og hvor man har svært ved at gøre det det er jo også noget af det regionerne selvfølgelig inden for den ramme der er kan være med til at tilrettelægge i hvert fald indtil den tid hvor vi så her

periode netop med det arbejde som også finansministeren og

ordfører var inde på lægger op til at kigge på en en anderledes tildelingsmodel men det hele ender jo med at vi skal sikre at

vi får et godt arbejdsmiljø for medarbejderne de to ting hænger

sammen for et godt arbejdsmiljø

også med til at man leverer

midler af sted det synes jeg er det væsentlige i denne debat

det omfatter jo også alle de regionsrådsmedlemmer fra venstre der i hvert fald var til stede på generalforsamlingen

venstremedlemmer som er formænd for regionsråd så mit spørgsmål til venstres ordfører her er er regionsrådspolitikerne fra venstre helt på gale veje

at produktivitetskravet skal væk i den økonomiaftale som

og måske også mere hensigtsmæssig måde end det vi kan se vi har i dag men jeg vil

en holdning til at vi selvfølgelig hele tiden skal arbejde med at sikre at vi får mest mulig sundhed for de penge der nu engang bliver sendt af sted som er mange penge og også flere end der har været tidligere det er venstres regionsrådsmedlemmer

medlemmer af folketinget i øvrigt enige i

også derfor jeg er glad for at der blandt andet påskønnet og påvirket af de ting som der skete

er sådan at sundhedsvæsenet står lige ude over rampen altså det får man næsten indtrykket af

til hvad potentialet er for at gøre tingene anderledes og få mere ud af de midler der er derfor synes

at man skal lave produktivitetsforbedringer på fødeområdet på det medicinske område og på det akutte område som i øvrigt er en meget meget stor del af sundhedsvæsenet i forhold til det der så er tilbage og det betyder jo at virkeligheden for venstres regionsrådsmedlemmer og de øvrige regionsrådsmedlemmer

at man her og nu i de kommende økonomiforhandlinger afskaffer produktivitetskravet

ikke lægger det hen i en eller anden syltekrukke eller et sammenhængsreformsudvalg et eller andet mærkeligt sted

geninvesteret i sundhedsvæsenet det er altså midler som ikke havde været frigivet hvis ikke man havde kunnet levere to procent eller mere i en fremgang hvert år og

fordi personalet har gjort det bedre og er stærkere

har været andre muligheder med ny teknologi nyinvesteringer og bedre rammer herfra

der er blevet frigjort midler som er blevet geninvesteret

er på bekostning af dårlig trivsel og et sundhedspersonale der faktisk er rigtig kede af at de ikke kan udføre

tilfredse med deres indsats og at der også er patienter der simpelt hen ikke får den omsorg og pleje

det så har at man når de resultater og det er jo en af årsagerne til at vi nu her i aften

vedtagelse stemt igennem som netop sætter fokus på om ikke vi skulle prøve at retænke måden som det her sker på herunder med fokus på et bedre arbejdsmiljø det er det der er årsagen

sætningen om mere mere sundhed for pengene

vi som politikere ved mere om det altså hvordan vi får mere sundhed for pengene

se på de her ting i en sammenhæng og jeg synes

herindefra både hvad angår ressourcetildeling og

og så videre og så videre har været med til at sikre at der også kunne leveres på det her resultat men selvfølgelig

det gør vi også anerkende at der er nogle medarbejdere ude i

fronten som som leverer på det her og som udfører det arbejde der skal til vi kan stille rammerne op og det

men der skal være nogle til at levere i den anden ende

løbe hurtigere og

på rigshospitalet som endte med at måtte nøjes med ni og fyrre procent af taksten fordi man havde brug for de penge som fødeafdelingen normalt skulle have haft i forhold til de sædvanlige budgetter

de skulle bruges på et andet speciale hvor man havde alt for få penge til at kunne løse opgaven

og så kan vi jo se om vi

mellem regionerne nuvel blevet mindre og det er jo også et af formålene kan man sige men der er stadig væk forskel på hvordan man gør tingene og hvilke resultater der kommer ud af det men selvfølgelig er det også derfor vi laver den her vedtagelsestekst fordi det netop er en anerkendelse af

kan være behov for at kigge på om der er nogle bedre og mere værdiskabende måder at tildele midlerne på end det har været tilfældet men

aktivitet der er blevet leveret fordi man netop havde brug for at få en højere aktivitet

barberet ned på de alt alt for lange ventelister vi

stadig væk betyde at personalet kommer til at løbe stærkere og stærkere og det er signalerne fra personalet det er signalerne fra regionerne gør det ikke indtryk på ordføreren og kunne det ikke få venstre til at overveje at lave en løsning

også det som socialdemokraternes ordfører var inde på man kan ikke bare

nu lader vi som ingenting og så håber vi at alting går hvis

et trods alt stort budget på over hundrede milliard kroner

også danske regioner er enige i jeg hører selvfølgelig hvad de siger det gør jeg i forskellige sammenhænge men jeg gør det også ud fra den betragtning at der er brug for at vi også får set på det her igen og det er det som regeringen sammen

vi at gøre og hvis vi kunne få mere ud af det ved at gøre det på en anderledes måde jamen så skulle vi

det vil vi så ikke vi vil hellere gøre det lidt dårligere end vi ellers kunne gjort selvfølgelig ikke men jeg synes det måske er at foregribe begivenhedernes gang når vi netop lægger op til at det her skal gennemarbejdes blandt andet med en inddragelse af danske regioner som trods alt også ved hvad det her drejer sig om

trække penge ud af systemet

er et spørgsmål om at vi sikrer at vi får mest muligt for pengene og at vi også får frigivet

mulige midler sådan at vi blandt andet kan sikre

er dybt skadeligt det er dybt skadeligt for

for planlægningen og det er såmænd også skadeligt for at få en god effektivitet så det er det syn man har og danske regioner har jo et meget klart svar nemlig at det to procentskrav skal væk så synes jeg det er meget naturligt og nyttigt for debatten

regeringsparti kommer med en melding om

et nyt styringsinstrument men hvilke krav og hvilke principper skal det så opfylde for at ordføreren og regeringen er tilfreds skal det levere en højere produktivitet skal det være den samme altså noget der svarer til to

er dybt skadeligt acceptere et lidt mindre

i gennemsnit kostede ethundredetusind kroner og

et stort indgreb som tog tolv dage

man så et mindre indgreb med en kikkert det koster halvfjerdstusind

en markant reduktion tredive procent i runde tal og det tager den halve tid i ventetid er det så fordi man har løbet hurtigere

jo selvfølgelig fordi man også har fået ny teknologi på det område så der er altså muligheder også fremadrettet på visse områder ikke nødvendigvis på fødeområdet

ikke føde hurtigere som jeg var inde på af naturlige årsager men andre steder sker der altså ting som gør at man også fremadrettet kan levere og det tror jeg også regionerne er med på det ved jeg de er men vi skal selvfølgelig snakke med regionerne om hvordan en relevant og ny værdibaseret

styringsmodel kan se ud det vil jeg

talerstol og lige levere

er at personalet skal levere to procent

hvert år at sygehusene skal levere to procent mere aktivitet

og før det igen var der også andre krav om at øge produktiviteten summa summarum

været krav om at øge produktiviteten i i omkring tyve år

to tusind og syv skal løfte to og tyve procent flere opgaver

skulle i to tusind og syv det er

det er jo også årsagen til at samtlige personaleorganisationer fra overlægeforeningen til foa hk og sygeplejerskeorganisationerne nu står sammen om at prøve at råbe os som politikere op og sige at de bliver slidt op af det styringssystem

på to tusind og fjorten uddelte arbejdstilsynet syv og tredive påbud på sygehusområdet

forlængelse af et øget opskruet tempo

man leverer gratis arbejde i dag er beløbet for

en milliard kr som man ikke får betaling for

sådan hænger det altså på ingen måde sammen ud over at produktivitetskravet

er det også som flere ordførere været inde på et krav som er er omkostningsineffektivt det straffer afdelinger og det straffer hospitaler som anvender ressourcerne klogt

kan nøjes med at komme på hospitalet en dag og her få

er gode til at lave et samarbejde med kommunerne

det der er uansvarligt er at køre videre med mere af det samme som

variationer vi skylder patienterne i særdeleshed men også

bestemmer hvilke økonomiske rammer man har

to tusind og atten bliver et opgør med produktivitetskravet

men det er faktisk ikke så kompliceret

er nogen styring af regionerne og hospitalerne men det er jo

ni og halvfems procent af midlerne i dag det kunne man jo gøre til hundrede procent så har vi en masse lovgivning og patientrettigheder vi har otte nationale mål vi aftale med regionerne

sundhed vi kan monitorere ventelister og vi kan selvfølgelig også stille krav om at man overholder budgetterne så løber økonomien jo ikke løbsk så vi har masser af muligheder

regionerne også selv om vi ophæver et produktivitetskrav som i dag er skadeligt både for arbejdsmiljø og effektivitet

interessant og opmuntrende at se at debatten om produktivitetskravet har udviklet sig så voldsomt som den har i det sidste halve år

komme på tale at afskaffe produktivitetskravet nu har vi en enig generalforsamling for danske regioner og samtlige fem regionsrådsformand har været ude med en klar melding til regeringen om at det er nødvendigt at afskaffe produktivitetskravet danske patienter

alle de faglige organisationer som jeg allerede har nævnt siger også helt utvetydigt til folketinget at det er på tide at afskaffe kravet når man hører den offentlige debat

har fået det indtryk at der også er et flertal her i folketinget for at afskaffe produktivitetskravet dansk folkeparti har været ude at sige at det ønsker man at gøre og det siger man også

socialdemokratiet har også formuleret sig på en måde

i hvert fald hørt flere sygeplejersker sige at de faktisk troede at

flertal men vi kan altså konstatere

og derfor vil jeg gerne opfordre alle de

for at få muligheden for at stå her på talerstolen selv om spørgsmålet jo egentlig er rejst til

nogle stykker i dag sige at vi har et af verdens bedste sundhedsvæsener og

godt være at det er det er rigtigt

undersøge det lidt og i alle de

argumentere for at vi faktisk har et af verdens bedste sundhedsvæsener jeg skal ikke gøre mig til ekspert i hvordan man

ligger vi faktisk ikke særlig godt placeret den bedste jeg kunne finde var en der målte på europæiske sundhedsvæsener

kom vi ind på en niendeplads og alle vores nabolande lå foran os og når man har målt på

bedste sundhedsvæsener i verden

af de ansatte i i det danske sundhedsvæsen min egen mor var sygeplejerske i over tredive år min far var plejer i over fyrre år

selv haft fornøjelsen af at blive behandlet nogle gange i det danske sundhedsvæsen og

fået en meget meget fin behandling og har haft gode oplevelser jeg har også haft dårlige oplevelser med nogle af mine egne familiemedlemmer hvor det blev et meget rodet behandlingsforløb og hvor servicen også nogle gange

har verdens bedste sundhedsvæsen

holder hvis man undersøger det nærmere den her diskussion handler så om

kommet til det her famøse

at det er et fornuftigt krav at have og at det har medvirket til at ressourcerne over tid er blevet brugt mere og mere effektivt

det bestemt er kommet patienterne

får man indtrykket af at det udelukkende betyder at de ansatte skal løbe hurtigere og hurtigere at de skal præstere mere og mere for de samme penge hvert år men det kan jeg så ikke helt få til at stemme med at når man

steget hvert år der bliver altså tilført flere og flere penge og det er jo et udtryk for

når man bliver mere og mere effektiv først og fremmest som

som kan gøre at man kan producere mere flere sundhedsydelser

så bliver det man sparer sådan set ført tilbage til

er det vigtigt at vi fastholder det her

stiller nogle krav til

man øger effektiviteten og jeg anerkender heller ikke den præmis der hedder at

fører det automatisk til

dårligere arbejdsmiljø jeg

i en periode og der besøgte vi et hospital i skåne som havde en dansk sygehusdirektør hvor man havde øget produktiviteten ganske ganske markant langt mere end to procent om året vi talte også med de ansatte

at forbedrede arbejdsgange som havde ført til højere produktivitet havde øget arbejdsglæden fordi man nu brugte mere tid på det man egentlig var der for nemlig

behandle patienterne man brugte mindre tid på

vente der var færre frustrationer arbejdsglæden blev

en dialog med regionerne

ved de kommende forhandlinger

for at ressourcerne i sundhedsvæsenet bliver brugt bedre hvis man ser på administrationsomkostningerne specielt i region hovedstaden

må jo være at sørge for at de mange mange milliarder over hundrede milliard kr der bliver brugt hvert år i sundhedsvæsenet bliver brugt hensigtsmæssigt bliver brugt

før vi tilfører flere ressourcer

også andre vigtige udfordringer som skal løses i det danske

er jo en situation hvor samtlige medarbejdergrupper

råber vagt i gevær og en overlæge på

fødselsafdelingen siger op fordi han

stå inde for det her længere altså det synes jeg da også vi bliver nødt til at

så jo man kan godt gøre tingene smartere men når vi står

sundhedsvæsenet får flere penge

stiger endnu mere altså til medicin til ny teknologi

skal man bare betale den pris som medicinalfirmaerne

vi står i

bliver større samtidig med at der følger flere penge med men

pågældende overlæge har været utilfreds med nogle ting

ressourcer også selv om der var færre fødende på på gangen så det er ikke nødvendigvis

andre ting der spiller ind og som kan føre til en berettiget utilfredshed men vi ender altid

det bare handler om at tilføre flere penge og det må jeg sige

overbevist om er

betyde at ni og fyrre procent flere behandlinger

ordføreren hørte min kollega gennemgå netop

fru kirsten normann andersen sikkert selv

fortælle om igen men synes ordføreren overhovedet ikke at der er noget problem med den økonomiske

skal medarbejderne bare løbe endnu stærkere eller

jeg siger bare at jeg ikke er helt sikker på at det altid er et ressourcespørgsmål altså de produktivitetsforbedringer som sundhedssektoren har leveret

meget høj grad at der er kommet en ny teknologi at det at det her to procentskrav jo også bliver tilbageført til sundhedssektoren og derfor

jeg ikke helt enig i for det er det som jeg tror mange hører når fru lisbeth bech poulsen siger som hun gør at der bliver tilført færre midler det gør der ikke altså omkostningerne er steget vi kan

hvor der kommer nye sygehuse hvor der er et meget

potentiale for at forbedre produktiviteten yderligere og det er faktisk rigtig rigtig godt

effektiviteten gennem investeringer ny teknologi

også nye sygehuse der gør at vi kan få mere ud af ressourcerne og

kan man kun tilpasse det de næste gange og så skal man over

flere penge til

sundhed det er jo fordi der er nogle folk der er syge

blive raske og så måler vi på hvor tit de frekventerer sundhedsvæsenet

enig i at

måler produktiviteten hvis man bare får nogle flere

patienten som jo er kunden i

debat jeg mener bare ikke at det i sig selv er et argument for at sige

og indrette systemet

sige er det nu at det her har udlevet sin tid

er ved at være slut vi skal kigge på en anden måde på hvordan vi får kvalitet

jeg godt kan blive enige om nogle af de der absurde eksempler som kan føre til højere produktivitet altså

giver så meget mening men det er den måde man indretter det på men det betyder ikke for mig at man ikke fortsat skal have

tror jeg nu engang er sundt men man kan jo godt se på om det er indrettet

på den rigtige måde det synes jeg da i hvert fald man skal være meget

op omkring forløb hvor man kun kommer en dag eller

til at gøre noget andet og det er jo en vigtig del af grunden til at kravet kritiseres så derfor forstår jeg faktisk ikke ordførerens tale om at holde fast i

køre videre med det system vi har i dag på ubestemt tid vel vidende

at ressourcerne bliver brugt rigtigt og også at man bliver mere og mere effektiv til at bruge ressourcerne rigtigt og det sker jo

via ny teknologi herunder også bedre indretning af hospitalerne derfor er der investeret milliarder og milliarder i nye hospitaler

at man kan øge produktiviteten uden at man nødvendigvis skal løbe hurtigere som

fordi rammerne er bedre og det

heller ikke muligt for dem at skrue op for den proces de er i gang med den medicinske afdeling er et

eksempel og det akutte område er et fjerde eksempel

det er områder hvor den måde man øger produktiviteten på er ved at personalet løber stærkere eller at man sender patienterne hurtigere hjem hvad man i øvrigt har gjort i meget stort omfang

siger samtlige personalegrupper som er på stedet og regionerne at de har gjort alt

de steder hvor det er arbejdskraftens intensitet

jeg har aldrig nogen sinde sagt at det skal være indrettet lige præcis på den måde til tid og evighed men jeg er af den klare overbevisning at når man ser på det overordnet

har det været godt at der har været et vist pres på at levere mere for de penge man får og når de penge så er sparet og endda bliver ført tilbage

synes jeg også det vil være på sin plads at anerkende at at man

et skræmmebillede op som simpelt hen ikke rigtigt for de de faktiske tal lyver ikke der er tilført flere og flere milliarder gennem årene til det danske

af drg taksten resten af pengene skulle bruges

end vi rent faktisk tror jeg lytter mig til at ordføreren bruger

udtrykket anerkender ikke ganske mange

ikke mener at det passer når personalet

nogle steder i sundhedssektoren for det er ikke

noget planøkonomisk system som den offentlige sundhedssektor jo er det er jo

helt planøkonomisk siger at det er to procent om året men

bliver det jo når man har offentlige systemer det bliver centralisering der er ikke

der er ikke altid de rigtige incitamenter til at man arbejder sammen heller ikke inden for

på spil faggrupper og så videre

hvor der opstår interessekonflikter fordi

der ikke er naturlige incitamenter til at man øger produktiviteten

jo derfor vi har den her diskussion

der styrer det centralt det giver problemer det vil jeg som

liberal naturligvis anerkende men det er jo det system vi nu engang har

sørge for at de ressourcer vi tilfører

i sundhedssektoren hvor der af mange mange forskellige årsager

til den regionale ledelse der er der har

også en mulighed for at kunne håndtere nogle af de her ting inden for den ramme der bliver givet

også er et vist frirum til at kunne tilrettelægge tingene inden for det regionale rum altså den regionale

kan man sige der trods alt er hvor region sjælland så

der kommer patienterne til gavn og det kunne indikere at der er nogle ledelsesmæssige

at vi skal af med det her produktivitetskrav altså at ordføreren virker som en af de eneste her i dag der ikke har sagt jamen

det er rigtig godt at der er blevet effektiviseret samtidig siger ordføreren at ordføreren anerkender alle de her faggrupper som jo ikke går ud og fortæller forkerte historier

med på at vi skal have fjernet det her to procentskrav

så siger jeg at det ikke er nogen overraskelse for mig

som i i vid udstrækning styres planøkonomisk hvor vi står inde i folketinget og

også kan afstedkomme nogle problemer men det er ikke et argument for at vi som ansvarlige politikere ikke skal sørge for at der er nogle mekanismer der gør at de mange mange milliarder vi putter i sundhedssektoren

er det patienterne der i sidste ende betaler prisen og det er dog dem sundhedsvæsenet i første omgang er der for det må man vel konstatere det er kunderne i butikken der har betalt for

patient er en veluddannet mand der hurtigt kan forklare om sin situation den anden er stofmisbruger og har flere diagnoser samtidig begge er indlagt med hjerteflimmer

til stede som har en halv time til rådighed hvem skal lægen behandle lægen kan

det er bedre behandlinger men det er tydeligvis ikke den effekt det har fem ud af seks læger vil gerne af med produktivitetskravet kunne man læse i det seneste nummer af dagens medicin det er fra en undersøgelse som

en og halvfems procent af dem mener samtidig at produktivitetskravet påvirker behandlingen og seks og tres procent mener at de ikke har tid nok til den enkelte patient det virker som om vi alle sammen herinde

gerne vil have at alle patienter behandles lige det vil sige at den ene patient ikke får en

men som det er nu

problemet med at prioritere til sundhedspersonalet det er vigtigt for os at vi får åbenhed om hvordan der prioriteres i vores sundhedsvæsen og lige nu finder der jo en prioritering sted men vi ved ikke helt hvordan den finder sted og nogle gange virker

er en bestemt type behandling der fravælges fordi der ikke findes en drg takst i kataloget mantraet mere sundhed for pengene der udelukkende tager afsæt i økonomiske rationaler udfordrer behandlingen af den enkelte patient efter mange år med produktivitetskrav og drg takster som styringsredskab er tiden for længst kommet til at tænke nyt det er tydeligt at vores sundhedsvæsen lider under det rigide styringsmål

som har haft negative konsekvenser for både personalets faglighed og trivsel og for patienternes oplevede kvalitet i hospitalsvæsenet vi ser at patienter sendes hjem fordi sygehuset rammes af overbelægning vi ser at syge og svage ikke får den bedst tænkelige rådgivning fordi der ikke er tid til det vi ser ansatte der går ned med stress fordi de ikke kan overskue

ikke giver mening for dem vi ser hvordan indlagte patienter ikke får skiftet tøj eller sengebetræk eller at sygeplejersker om natten føler sig nødsaget til at lægge patienter til at sove med medicin vi ser også medarbejdere

tid på for eksempel ydelsesregistreringer som ikke bidrager til kvaliteten eller på anden måde bidrager til at de finder mening i deres arbejdsdag og i deres arbejdsliv det er nogle alvorlige tilstande vi har mange steder i vores sundhedsvæsen og det er en udvikling vi er nødt til at gøre noget ved for den kan hverken vi eller borgerne eller medarbejderne være tjent med hvis vi skal løse problemerne og give de ansatte bedre arbejdsbetingelser

at forbedre de økonomiske rammer og skrue ned for

kontroltyranniet og op for tilliden det er blandt andet derfor vi i alternativet er kritiske over for det nuværende produktivitetskrav da det er et usundt og forældet styringsprincip der er brug for en ny model der ikke alene baserer sig på økonomi og køb og salg af ydelser men som sætter fokus på patienternes behov på kvalitet og på patientsikkerhed der er brug for et alternativ til den nuværende styrings og afregningsmodel og det glæder mig at jeg oplever at de fleste partier her i dag

i hvert fald at kigge på en alternativ model nu skal jeg passe på

jeg siger i forhold til den tidligere ordfører der

debatten her i dag og positiv

over for at der er fokus på at vi må kigge på nye styringsmodeller der sætter kvalitet

at kigge på om der kunne tænkes andre

folketinget noterer sig at regeringen inden for den kommende tid igangsætter forhandlinger med danske regioner om regionernes økonomiske rammer for to tusind og atten folketinget opfordrer på den baggrund til at regeringen søger at indgå en aftale med danske regioner om regionernes økonomi for to tusind og atten der understøtter en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet der er kendetegnet ved et balanceret fokus på aktivitet kvalitet og patientsikkerhed således at der leveres sundhed og værdi for patienterne for de ressourcer der prioriteres til sundhedsvæsenet ligeledes opfordres regeringen til at stoppe det årlige krav om to

hvor jeg var medlem af regionsrådet i midtjylland og besøgte

universitetshospital thorax er det latinske ord for brystkasse og det de gør på den afdeling

patienter ind akut og så kan de åbne brystkassen og primært operere i hjertet hvis der er sket noget der det de bruger de fleste af deres penge på

en afdeling er vagtberedskabet der står læger klar fire og tyve timer i døgnet året rundt hver dag

skulle komme en patient der akut har brug for at få foretaget en operation

i brystkassen jeg var ligesom mange af mine kollegaer

meget imponeret af og duperet over hvad de kunne

det var virkelig blå blink og at redde liv og kæmpe respekt

mange andre afdelinger men som overlægen sagde når i så siger at jeg skal behandle to procent

to procent flere der falder om hvordan skal jeg have nogen som helst mulighed for at påvirke det jeg kan ikke skære

vagtberedskabet jeg kan godt lave en analyse til

det kun er to nætter om året der kommer nogen og så kan i skære det væk men det vil i ikke for i vil gerne have at der hvis der juleaftensnat er en der falder om

læge på arbejde der kan foretage den her livgivende operation

nogle ret store effektiviseringskrav på nogle bestemte afdelinger og

for nogle bestemte patienter

mange andre har været inde på

men nu er vi altså kommet til at vi skal lave en anden måde at styre på

ønsker at gøre patienterne raske men men det er lidt underligt at man siger at

man ser heller ikke på kvaliteten eller

aktivitet det betyder også at

ikke har fokus på om patienten kommer igen

få lavet behandlingen sådan at patienten ikke har brug for at komme igen men kan klare sig selv med den sygdom

patienterne at få lavet en anden måde at styre på vi ender med at stemme for det

lidt længere og i retning af nogle af de andre forslag

man er trods alt kommet så langt at man siger at man

men vi håber også at det sker allerede i år

ønsker danske regioner held og lykke med forhandlingerne vi krydser

ikke ville gennemgå hvordan udviklingen

har været på rigshospitalets fødeafdeling når nu det

oplevet det men der blev ikke sagt noget om hvordan det rent faktisk er foregået

godt tænke mig at vide om dagbladet politikens artikel fra december måned to tusind og seksten er dækkende for hvad der er udviklingen

nemlig at der er markant færre fødsler at der er de samme udgifter til personale

fødende og at

to tusind og fjorten var det værste år

at det er gået fremad jeg synes egentlig

skal være to procent mere effektivt at der skal leveres to procent mere for de midler der gives og at det er fuldstændig op til ledelsen i regionerne subsidiært ledelsen

på sygehusene at vurdere hvordan de to procent skal fordeles

vælge at tilføre fødeafdelingen flere penge man kan vælge at tilføre fødeafdelingen det samme

der er intet krav i den aftale der ligger mellem regeringen og danske regioner

at fødeafdelinger skal levere mere at man skal føde hurtigere eller andet

effektivitet i den årrække hvor

endda godt og vel for præcis som

jo sådan at der er en rivende udvikling i gang på hele sundhedsområdet hvor der stadig væk forskes

sidste år lavet den bedste og skarpeste aftale om

sundhedsmedicin nogen sinde hvor man over en tre årig periode får et ti procent i listepriserne og dermed får stoppet den gøgeungeeffekt

medicinudgifterne

der er blevet trukket penge ud af sundhedsområdet hvis man tager

tolv milliard kroner mere ind i sundhedsvæsenet

end det der var udgangspunktet i to tusind og syv der er altså ikke sket en udsultning hvor der er færre penge

personalegrupper hvor de tal jeg har fået kun går tilbage til to tusind og tolv

helt anden diskussion vi skulle have i dag så derfor er tallene her

antal personer der er ansat

der har været fremgang når man måler på

går ud over patienterne danske regioner udgiver

at der i det seneste år er sket en fuldstændig anderledes udvikling og så beklager jeg

dødeligheden er faldet sygefraværet er mindsket og ventetiden er forkortet

i forhold til indlæggelse på danske hospitaler hvis man kigger på ventetiderne

ventetiden for planlagte operationer blev i to tusind og seksten udråbt til at være rekordlav altså

det er i forhold til kvaliteten i

sådan at overlevelsesraten for kræft er stigende

været det fra to tusind og et og fremefter

siden to tusind og syv hvis man kigger på dødeligheden

mindsket i alle regioner og forskellene mellem regionerne

også mindsket der er kortere og bedre forløb i kræftbehandlingen det er sådan at hvis man kigger på hjertebehandlingen

er bedre hjertebehandling og det redder liv

og lavet statistik

finansministeriet om at lave et skønmaleri

sådan set bare taget sygehusejernes egen opgørelse efter ni år med et to procentseffektiviseringskrav

at det går bedre det går bedre for patienterne det går bedre med dødeligheden det går bedre med økonomien betyder det så at alt er perfekt

op til at man skal igangsætte en gennemgang af styringen på sundhedsområdet der skal belyse hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og

kæmpemæssig indrømmelse er der breaking news gule bjælker og nye forsider på morgendagens aviser det håber jeg ikke

vil man have sovet i timen siden min forgænger sidste sommer lavede en økonomiaftale med danske regioner hvor man satte det her i gang en række forsøg for netop at finde ud af

jeg har så gentagne

hos regionsrådsformænd i finansministeriet i sundhedsministeriet hvad er så resultatet

jeg tage ud af de undersøgelser de forsøg der er sat i gang de hidtidige svar har været ikke noget endnu for de er ikke færdiggjort ikke noget endnu for de er ikke færdiggjort heller ikke de undersøgelser som danske regioner eller konkrete sygehuse

springe fra et styringsredskab som vi har som vi kender og som har været med til at levere ganske glimrende resultater ifølge danske regioner

patientmæssigt korrekt

opretholde flere kontakter med den enkelte patient end der sundhedsfagligt er belæg for er eksempler på noget som kan gøres bedre det anerkender vi fuldt

liberal alliance og det konservative folkeparti

en bedre styring hvad der virker og hvad der ikke virker for jeg frygter der er nogle der er i gang med at smide barnet ud med badevandet fordi man kan se at der

til side jeg skal bare til sidst sige at

de er ret ens

som de her dog noterede jeg mig at forslaget fra alternativet og enhedslisten hverken respekterer aftalesystemet eller interesserer sig for at holde sig inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik

sammenhæng mellem de to ting

at produktivitetskravet er en forhindring for at man kan levere et godt sundhedssystem så giver det jo ikke mening med den tale finansministeren lige har

at man kan levere et godt sundhedsvæsen og at man så fortsætter med produktivitetskravet så

hvorfor man ikke

skal til for at vi kan få et godt sundhedsvæsen i fremtiden derfor bør vi jo lytte til

har været med til at forandre den måde man driver sundhedsvæsen på i dag det tror jeg end ikke at det mest forbenede

er anderledes end at de måder man har styret aktiviteter og økonomi på har

at den nuværende model kan være problematisk på visse strækninger jeg forstår bare ikke at enhedslisten overhovedet ikke vil anerkende at der har været en fremgang i aktiviteterne

og lave de konkrete vurderinger af hvor

at de har det som et krav

finanslovsforhandlingerne at det her krav bliver fjernet i økonomiforhandlingerne

går vi videre til at løse de andre problemer der er i det almindelige årshjul i finansministeriet jeg synes bare ikke at enhedslisten skal slippe så nemt med at sige at man ikke kan finde nogen effekt

at der har været stigende aktivitet stigende produktivitet og faldende ventelistetid i den tid der har været et aktivitetskrav og det betyder altså at

gør at man kan løse flere opgaver for de samme penge og det er jo lige præcis det

regionerne har været rigtig gode til at gøre

og det samme hører vi også fra de radikale

hvis det fungerer så godt som finansministeren siger så skal det vel ikke laves om

fordi et flertal af befolkningen

tillid til at de vil få den rigtige behandling

en landsdækkende måling af på patienter der siger at de er meget tilfredse

så er der altså sådan lidt

dissekere hvad jeg egentlig har sagt når jeg har sagt det samme hele vejen igennem to procentskravet har haft nogle positive virkninger på hvor meget man leverer to procentskravet har også

siden og igangsat nogle forsøg der skal føre frem til at man kan lave en ny styringsmodel

er det vigtigt at vide at vi har noget der sikrer at der bliver ved med at være høj produktivitet i den offentlige sektor derfor er det at vi siger vi kan ikke sige hvilken styringsmodel vi skal gå

inden vi har udviklet en der er holdbar

give os en viden der gør at vi kan skabe et nyt styringssystem

her til aften er kommet som et forslag fra min side så

finansministeren nu

man for elleve måneder siden

kunne jeg måske tillade mig at spørge om finansministeren har et bud på

sker på sygehuse i enkelte regioner og i danske regioner i fællesskab og i en diskussion mellem finansministeriet sundhedsministeriet og danske regioner hvornår er man færdig det er for mig at se vigtigere at man er færdig når kvaliteten er på plads end at man sætter en bestemt dato jeg synes det her

man laver et system der sikrer at patienterne får den bedst mulige behandling i forhold til

knaldhamrende kompliceret at lave den vurdering

men også hvor effektive behandlinger der laves undervejs derfor er det her noget der kommer til at tage noget tid jeg har i dag hverken et bud på slutdato

at ting tager tid når man skal lave noget kompliceret det tager også rigtig lang tid at lære kirurgerne op i at bruge ny ny teknologi når man skal lave galdestensoperationer på en anden måde og det tager rigtig lang tid

at ændre arbejdsgange i forhold til det jeg bliver bare nødt til at spørge her afslutningsvis

indtryk på finansministeren når sundhedspersonalet når lægerne når regionerne og faktisk også rigtig mange patienter siger at nu er citronen presset

at det får konsekvenser for både

er gået fra tolv til seks dage

prisen er gået fra ethundredetusind kroner til halvfjerdstusind kroner

opfattelse af at den menneskelige udvikling nu er nået et zenit et toppunkt hvorfra man ikke kan lave flere opfindelser eller mere effektivitet og at man ikke har mulighed for at benytte de kommende supersygehuse

til at gennemføre en større grad af planlægning af den arbejdsindsats der skal være

at der er nogle parametre der går væsentligt ned altså hvor mange kunder

til at forholde sig til også for os der måske ikke har så meget forstand på sundhedsvæsenet

falder markant er det så fordi man servicerer færre borgere nej det

se at sagsbehandlingstiderne

er til diskussion i dag skal det være målet at nå de to

er jo også derfor vi ser nogle ting for at nå de to procent så er der kommet nogle utilsigtede ting til mærkelige måder at arbejde

del af den her debat nemlig hvordan laver vi et system hvor vi ikke bare måler på hvor mange konsultationer men også om det er de rigtige konsultationer det er det som vi går og arbejder med både i finansministeriet og i sundhedsministeriet

rigtig godt tæt samarbejde med danske regioner i hverdagen hvordan laver vi den her måling

enig i at vores krav i sig selv skulle have ført til nogle urimeligheder

kunne danske regioner have leveret mindre produktivitet

de har gjort vores krav har været to procent de leverede to procent der er altså i gåseøjne en overdækning på hvor meget de har produceret ekstra så hvis det at skulle producere noget ekstra har medført nogle uhensigtsmæssigheder

altså luft i systemet til at man kunne have undladt at gøre det jeg tror der er nogle ting som vi

at få et bedre system ligesom vi har lagt op til

nu må de ikke kommer over det her loft og så er alle bange for at nå

vi anerkender også at der skal være styr på økonomien

hvad vil i så have i stedet nå i har ikke nogen model så fortsætter vi bare jeg håber så sandelig ikke at regeringen vælger den løsning

men det det der kan ske når man ikke træffer en principiel beslutning om at nu skal vi

hvad vi gerne vil

et sundhedsvæsen der styres til patienternes bedste

et sundhedsvæsen der sørger for at levere gode resultater

bedre resultater end dem vi oplever i øjeblikket vi vil gerne sundhedsvæsen hvor man både respekterer lægernes faglighed medarbejdernes

meget for at bevare regionerne

al ændring til det bedre kun kan komme her fra huset her fra salen jeg vil godt spørge

i de enkelte regionsråd i de enkelte politiske ledelser selvfølgelig også på de enkelte afdelinger er

man leder de enkelte sygehuse

hvor man har ændret nogle ting og lagt hånden på kogepladen man tager selv ansvaret for det og

hvad det er for en ledelse der er i de enkelte regionsråd

politik hvor man har hyret og fyret ad flere omgange til stor gene for medarbejdergrupperne derfor er det klart at der er et lokalt ansvar i

hvordan vælger vi at implementere et produktivitetskrav vælger vi at implementere et produktivitetskrav fladt ud på alle afdelinger eller vælger vi at lægge det der hvor vi kan se at der har været de teknologiske spring der muliggør mere end to procent effektivisering de enkelte steder og der vil jeg gerne rose danske regioner for jeg synes

danske regioner har leveret varen i de ti år vi har haft dem de har leveret lavere ventetider de har leveret højere sundhedsfaglig indsats

leveret en bedre indsats imod dødelighed og derfor er der god grund til at rose danske regioner men der er også nogle udfordringer tilbage og de udfordringer arbejder vi sammen